torsdag den femogtyvende april to tusind og nitten er der følgende anmeldelse udlændinge og integrationsministeren

for fiskeri og ligestillings håndtering af sagen om

fremgå af folketingstidende DK så vil jeg bede kollegaerne om at være skarpe og opmærksomme da vi skal igennem en meget meget stor bunke afstemninger de næste

der foreligger to forslag der stemmes

om forslag til vedtagelse nummer v ni og firs

claus kvist hansen michael aastrup jensen henrik dahl og naser khader

forslag til vedtagelse nummer v otte og firs af søren søndergaard lars aslan rasmussen rasmus

det er ikke tilfældet

er der nogen der ønsker at udtale sig

det er ikke tilfældet og forhandlingen om ændringsforslagene er sluttet og vi går til

ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

der jeg slutter afstemningen

ønsker at udtale sig

lovforslaget er vedtaget og vil nu

der ønsker at udtale sig

det er ikke tilfældet så

er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig det er der ikke så vi går til afstemning

ikke stillet nogle ændringsforslag er der nogen

der ønsker at udtale sig det er der ikke

eller imod

er der nogen der ønsker at udtale sig

er der nogen der ønsker at udtale sig

hundrede og fire

ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig det er der ikke

der der tekniske problemer hos venstre

så får de lige et øjeblik til at rette

ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

det er der ikke

herre rune lund ønsker ordet

justitsministeren først han har nemlig bedt om ordet

anerkender jeg fuldt ud forslagsstillernes gode hensigter med forslaget for det siger sig selv at alle seksuelle handlinger skal være frivillige

ikke fantasi til forestille mig at vi er uenige om her i salen når jeg vælger at tage ordet i dag

skyldes det at det forslag vi behandler har fulgt

den særlige udvalgsprocedure for behandling af beslutningsforslag og det betyder at vi ikke har haft lejlighed til at drøfte det her i salen

kan løfte denne opgave så er det straffelovrådet som besidder den absolut højeste juridiske faglighed som kan mønstres inden for dette strafferetlige felt

at det kan fremstå som om vi her i salen er uenige om det her punkt for jeg tror faktisk vi er enige vi er enige om at det her skal gøres grundigt vi er enige om at sex skal basere sig på frivillighed det siger sig selv og jeg håber

når straffelovrådet har haft mulighed for at kigge på det og kommer med deres forslag at vi så som et samlet folketing kan stå sammen om en ny bestemmelse men det er jo ikke bare noget man trækker i en automat det her kræver et meget grundigt arbejde af de højeste juridiske eksperter og

formelle uenighed vi har her om en afstemning

regeringen i indeværende folketingssamling at fremsætte et lovforslag der ændrer den gældende voldtægtsbestemmelse i straffeloven til med afsæt i istanbulkonventionens anbefalinger fremadrettet at

er der ikke officielt nedsat et nyt straffelovråd der er gået i gang med at arbejde med det her så

opgave bliver så at kigge på den her bestemmelse og de skal gøre det så vi i den kommende samling for det første

bare brug for at der er nogle kloge hoveder der kan strikke sammen hvordan

at aflive den misforståelse der var tendens til lige før så drejer det sig altså om at folketinget skal pålægge

i indeværende folketingssamling og så kan enhver jo

fremadrettet er baseret på samtykke for så vidt angår voldtægt det lader sig teknisk set ikke gøre og så er den egentlig ikke længere det har justitsministeriet også bekræftet på spørgsmål tredje

skal teknikaliteterne selvfølgelig ikke afholde os fra at debattere et så utrolig vigtig emne som det her er her i folketinget det det dybest set drejer sig om er at gennemføre en samtykkebaseret lovgivning på voldtægtsområdet den nærmere formulering

har vi ikke der er ingen der rigtig kan fortælle hvilken

for den pågældende formulering der er livsvigtig for både offeret

tiltalte men vi ved den skal være samtykkebaseret det er og bliver det bærende element at kvinden skal have samtykket på den ene eller på den anden måde ellers er det voldtægt

det er jeg et hundrede procent enig i det er venstre et hundrede procent enig i

et plausibelt samtykke og der må jeg bare sige at

set med venstres øjne sådan at sex skal basere sig på frivillighed og det skal hvis det ikke allerede gør det tydeligt fremgå af loven og på det grundlag synes jeg det er glimrende at vi nu

straffelovrådet nedsat så det kan fremgå ganske tydeligt i venstre ønsker vi flere voldtægtsmænd dømt det kunne være din datter det gik ud over vi ønsker også at de uskyldige går fri det kunne være din søn

ud over og endelig ønsker vi at fastholde den sædvanlige bevisvurdering den sædvanlige bevisbyrderegel i retsplejeloven nemlig at det er anklagemyndigheden der har bevisbyrden og her må det være bevisbyrden for at kvinden ikke har givet et samtykke det er ikke nogen nem opgave at formulere

den tidshorisont vi har sat af enhver jurist enhver dommer ved at det er en meget vanskelig vurdering og at det er endnu vanskeligere at formulere en lovtekst der dækker disse forhold det er jo ikke

er blevet lemlæstet både på krop og

tror jeg ikke giver problemer for dommerne i danmark det der derimod giver problemer er det praktisk forekommende tilfælde hvor to personer går op i en lejlighed de har samleje og dagen efter sker der politianmeldelse det er påstand mod påstand der er ingen tekniske beviser

er det afgørende at vi får straffelovrådet til at se på om der i de her situationer skal dømmes for voldtægt og i givet fald hvordan det skal

der dækker det men jeg har altså ikke hørt hvordan jeg har derimod læst at mange dommere er alvorligt bange for at en såkaldt samtykkebaseret lovgivning vil afstedkomme at kvindens adfærd får en højere prioritet når der skal dømmes i retten og der må jeg bare sige at det ville være dybt dybt beklageligt så det er bare endnu et eksempel på hvor vigtigt det er at få straffelovrådet ind over

jeg er tryg ved at se at justitsministeren nu har nedsat straffelovrådet til at kigge på den her lovgivning der er ufattelig vigtig både for offeret men også for

tiltalte det kræver en grundig behandling og derfor sidder der både byrets landsrets og højesteretsdommere og professorer og andre kyndige i straffelovrådet det ser jeg gerne men jeg ser ikke gerne at vi japper en løsning igennem i indeværende folketingssamling det ville være en hån over for såvel offeret som

at vi nu får en revision af lovgivningen via straffelovrådets grundige gennemgang

samlet opposition har fremsat det her forslag som skal sikre at vi får en meget mere tidssvarende lovgivning om voldtægt og fra enhedslistens side ønsker vi også en lovgivning som er baseret på samtykke for det handler dybest set om at få en lovgivning som afspejler hvad der er rigtigt og forkert

det er kvinden eller offeret der har ansvaret for at sige fra hvis hun er helt passiv måske af frygt eller af andre grunde er det legitimt for et andet menneske at have sex med hende

selv om hun ikke har sagt ja på den ene eller på den anden måde lovgivningen siger med andre ord at mennesker som udgangspunkt har ret til din krop medmindre du siger fra og ikke at du som udgangspunkt har ret til din krop

du siger ja en samtykkebaseret lovgivning vil betyde at man har ansvaret for at sikre at andre er okay med det man gør ved dem du må ikke bare have sex med et andet menneske uden at sikre at

rent faktisk ønsker det i dag behøver man ikke at stoppe op hvis man er i tvivl kan man godt bare fortsætte med en samtykkebaseret lovgivning sørger vi for at hvis man er i tvivl

skal man stoppe og det er der god grund til at slå fast for det er ikke kun voldtægtsforbrydere der går fri det er der

kvinder som aldrig nogen sinde får anmeldt et overgreb og der er overgreb som ikke bliver kategoriseret som det

det er hele oppositionen er med nu

tusind og femten var der jo kun fire partier i oppositionen som bakkede op om en samtykkebaseret lovgivning på voldtægtsområdet

og man må også konstatere

og man har anerkendt problemet

statsministeren og justitsministeren siger og for så vidt også det som justitsministeren siger

betyder jo at at straffelovrådet nu skal kigge på hvad for nogle modeller der kan komme i spil

sådan set også ønsker det er rigtig godt og det er på et vigtigt område at vi har set en meget vigtig politisk bevægelse

det her forslag igennem forhindrer jo ikke at man efterfølgende kan lave god lovgivning at stemme det her forslag igennem fra et enigt

ville sende det stærkeste og klareste signal i forhold til ønsket om at indføre en lovgivning på voldtægtsområdet

i hvert fald glad for at en samlet opposition

fru trine bramsen ordet nej er der andre som ønsker ordet det er der ikke og

ønsker nogen at udtale sig da

det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ikke nogen

indsigelse betragter jeg det som vedtaget

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det gør herre finn sørensen fra enhedslisten de rød grønne

to lovforslag og formålet med vores ændringsforslag er at få fjernet de forringelser for de ledige som vi kan se i

beskæftigelsespolitikken i hvert fald bag de her lovforslag lider af noget jeg vil betegne som en tvangstanke der går ud på

kan gøre noget godt for de ledige uden at man med djævelens vold og magt

de forringelser vil vi gerne have fjernet før vi kan stemme for lovforslagene det gjorde vi opmærksom på

meget store lovkompleks vi roste de gode ting der er i det vi kritiserede forringelserne i det så det skal jeg ikke gentage her når jeg tager ordet nu

det fordi vi har stillet et yderligere ændringsforslag som ikke nåede at komme med i betænkningen det handler om at det skal være frivilligt for de ledige at deltage i virksomhedspraktik ministeren ynder jo sige at virksomhedsrettet indsats er den bedste vej til at få ledige i ordinær beskæftigelse og det er rigtigt når man ser på løntilskud og resultaterne af løntilskud i private virksomheder der er rimelig gode resultater med det det er cirka halvdelen der kommer i ordinær beskæftigelse umiddelbart efter et afsluttet løntilskudsjob men hvis vi taler om virksomhedspraktik

viser ministerens egne tal at der ser det helt anderledes ud så sent som i går har vi fået svar på en række spørgsmål vi har stillet om det her og de svar bekræfter det vi fik at vide for et års tid siden og som vi også havde ministeren i samråd om dengang

af virksomhedspraktik det antal der er i ordinær beskæftigelse en måned efter ophørt praktik er stort set det samme nu som det har er været siden to tusind og tretten nemlig tolv

det seneste tal vi fik viste elleve en halv procent næsten alle andre praktikanter er tilbage på offentlige ydelser efter afsluttet virksomhedspraktik det bekræfter vores opfattelse af at virksomhedspraktik først og fremmest er et middel til at gøre livet surt for de ledige enten fordi de er syge og ikke kan arbejde eller fordi de systematisk bliver brugt som gratis arbejdskraft det er en omfattende fortrængning af ordinære job der finder sted her hvert år er der lidt over ethundrede og fyrretusind personer i virksomhedspraktik i private virksomheder med en meget forsigtig udregning svarer

cirka femtentusind fuldtidsjob vi helt opmærksomme på at ministeren

nogle opstramninger af formålsbestemmelsen sådan at praktik i højere grad skal tage sigte på ordinær beskæftigelse og det er selvfølgelig udmærket men vi er ikke særlig imponeret over den der formulering når man ser

de ansattes og fagbevægelsens indflydelse på om der finder misbrug sted i forbindelse med virksomhedspraktikken man er nødt til at gå anderledes håndfast til værks hvis man vil forhindre misbrug derfor vores forslag om at det skal være frivilligt for den ledige

deltage i virksomhedspraktik hvis det bliver vedtaget

det selvfølgelig betyde sådan som loven i øvrigt er indrettet med pligt for kommunerne til at give de ledige nogle tilbud

give de ledige nogle andre tilbud nemlig tilbud om vejledning opkvalificering og uddannelse og det er efter enhedslistens opfattelse også den vej vi skal men desværre

regeringen jo den modsatte vej ministeren lægger jo ikke skjul på at han vil presse eller tvinge kommunerne til at bruge færre ressourcer på det som de ledige har brug for nemlig vejledning opkvalificering og uddannelse og bruge flere kræfter på at levere det som virksomhederne gerne vil have nemlig noget gratis arbejdskraft og det bliver også resultatet af det her lovforslag

lovforslaget det vil jeg gerne understrege så den kritik skal man ikke rette direkte mod de partier der støtter det men det handler jo om den bagvedliggende økonomi

at fjerne en milliard kroner fra kommunernes beskæftigelsesindsats så sker altså det at hvis man samtidig fjerner kommunernes forpligtelser og stiller dem mere fri i forhold til hvad de vil gøre for de ledige

så bliver det den billigst mulige løsning kommunerne vælger og det er virksomhedspraktikken der bliver kommunerne presset af økonomien til at tilbyde det som er billigst og nemmest for kommunen

mange virksomheder ikke mindst de store supermarkedskæder

at vi giver de ledige nogle redskaber til at beskytte sig imod det derfor vores ændringsforslag som selvfølgelig også

skal vedtages hvis vi skal stemme for det her

som djævelens vold og magt sandsynligvis hører under den tradition vi har for ikke at hidkalde de højere magter jeg ved godt at djævelen normalt er langt nede men jeg tror det hører med under den regel vi har om det men ellers tak til herre finn sørensen for oplægget da der ikke er flere som har bedt om ordet

tiltrådt af et mindretal

en er forkastet så stemmer vi om ændringsforslag nummer to af et mindretal

er forkastet så stemmer vi om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

tiltrådt af et mindretal

er forkastet så stemmer vi om ændringsforslag nummer fjorten uden for betænkningen af finn sørensen

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer femten til en og tyve uden for betænkningen af finn sørensen som forkastet det gør han ingen indsigelse imod så de er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to og tyve uden for betænkningen af finn sørensen bortfaldet så stemmer vi om ændringsforslag nummer seks af et mindretal

betragter herefter ændringsforslag nummer syv stillet og tiltrådt

er forkastet der stemmes

jeg betragter herefter ændringsforslag nummer ni stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer elleve af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer ti stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer tolv af et mindretal

er forkastet ønskes der afstemning om ændringsforslag

om ændringsforslag nummer en af et mindretal

en er forkastet jeg betragter så ændringsforslag

tolv stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet de er forkastet

og der kan stemmes

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fjorten og femten stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes nu om ændringsforslag nummer seksten af et mindretal

tiltrådt af et mindretal der kan stemmes

er der nogen der ønsker at udtale sig det er der ikke

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer tre stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes nu om ændringsforslag nummer to af et mindretal

tiltrådt af et mindretal og der kan stemmes

er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

at udtale sig det er der ikke så går vi til

eller om ændringsforslag nummer to uden for betænkningen

er der nogen der ønsker at udtale sig

lovforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to seksten til det delte lovforslag bortfaldet

afstemning om ændringsforslag nummer sytten til seks og tyve tiltrådt af et flertal

vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter det som vedtaget

om at lovforslaget deles i to lovforslag

det er ikke tilfældet og derfor er delingen af lovforslaget i to lovforslag vedtaget der stemmes derefter om det under a nævnte lovforslag ønskes

er vedtaget der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire tiltrådt af udvalget det gør der ikke

vedtaget jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

er der nogen der ønsker at udtale sig

af lovforslaget i to lovforslag er hermed vedtaget der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to af et mindretal

tiltrådt af udvalget om at b delen af lovforslaget deles i to lovforslag nu skal man være vågen

det ønskes der ikke afstemning om og delingen af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget så stemmer vi om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre

tyve tiltrådt af udvalget det ønskes der ikke afstemning om så de er vedtaget der stemmes herefter om det under c nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og tyve og tre og tyve til tre og

er vedtaget

herefter er ændringsforslag nummer to og tyve stillet og tiltrådt af samme mindretal bortfaldet

ændringsforslag nummer fem og tredive er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks og tredive til tre og fyrre tiltrådt af udvalget det gør der ikke så de er vedtaget der stemmes endelig om det under d nævnte lovforslag der stemmes om ændringsforslag nummer fire og fyrre af et mindretal

vi afslutter afstemningen nu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

jeg er helt sikker på at punkt syv og tyve kunne bruges

svært at følge med i hvad det egentlig var vi stemte om hvis man

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet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

åbnet og den første der får ordet er erhvervsministeren

med inspiration fra offentlige banker i andre europæiske lande skal komme med forslag til og modeller for etablering af en landsdækkende offentligt drevet bank regeringen går ikke ind for at der skal være offentligt drevne banker og kan derfor ikke støtte forslaget

noget der taler for at staten skulle kunne finde ud af at drive bank efter vores opfattelse de kompetencer har staten ikke og staten skal ikke overtage opgaver som private virksomheder i forvejen løser jeg forstår at baggrunden for forslaget er de sager der har været med hvidvask og udbyttesager i finanssektoren her i det seneste stykke tid sager som selvfølgelig er fuldstændig uacceptable men de sager er efter vores opfattelse ikke et argument for at etablere statsbanker da statsbanker ikke nødvendigvis er et værn imod økonomisk kriminalitet tilliden til den finansielle sektor skal sikres gennem regulering og ved at sikre at der bliver ført et effektivt tilsyn herunder med forebyggelse af økonomisk

glade for at det for kort tid siden lykkedes at blive enige i folketinget om en aftale der markant styrker indsatsen mod finansiel kriminalitet

kan blive optaget i den finansielle forligskreds

den gruppe af partier hvor vi normalt laver lovgivning

laver aftaler om lovgivning for den finansielle sektor enhedslisten har undret sig over om

forligskreds som partiet ikke er

her jo meget godt illustrerer forskellen der er en meget stor forskel på enhedslistens visioner for den finansielle sektor og på i hvert fald regeringens visioner for den finansielle sektor hvor vi først og fremmest mener at det skal være drevet af markedet og ikke mener at staten skal gå ind og overtage banksektoren det gælder i øvrigt også det næste forslag

store banker skal splittes op det er heller ikke

med de aftaler vi har lavet hvor vi har hævet straffene og hvor vi styrker tilsynet fordi vi selvfølgelig ikke accepterer at der er nogle der ser gennem fingre med hvidvask i finanssektoren eller anden form for økonomisk

skal bekæmpes men vi ønsker ikke at bekæmpe finanssektoren og vi ønsker heller ikke

finanssektoren og der ser jeg en ret stor forskel på den måde

i hvert fald regeringen ser på finanssektoren og den måde som

erhvervsministeren men liberal alliance der blokerer for enhedslistens optagelse men skidt og pyt med det det må vi diskutere når der forhåbentlig er en ny regering efter et valg mit spørgsmål går på om erhvervsministeren kan bekræfte at der allerede er omkring sytten

su lån vi snakker vækstfond vi snakker

en lovreguleret investeringsvirksomhed eksportkreditfonden altså at det offentlige allerede

deltager i kreditgivningen og i det der normalt ville forbindes med bankvirksomheder

subsidiere nogle bestemte borgere fordi man på en

ønsker at understøtte at de kan tage en uddannelse og så på at staten skal til

føre folks konti for dem og varetage alle de andre opgaver som

bankerne varetager i dag

nogle af dem udskilt i selvstændig offentlig virksomhed eller i forskellige former for konstruktioner men med offentlig indflydelse

det skulle staten eller lad os hellere sige det offentlige ikke kunne finde ud af hvad er det for nogle erfaringer er det tysklands erfaring hvor de fleste

med en offentlig sparekasse er det er det frankrig hvor over tretten millioner franskmænd har deres

gøre det hvis man virkelig valgte at sige at man skal bruge en masse ressourcer

en masse penge ud af velfærdssystemet vi skal bruge en masse offentlige kroner på at etablere en

hvis man virkelig gerne ville det

svært at se at vi kan retfærdiggøre at vi skal bruge en masse skattekroner på det når der er andre opgaver i samfundet som virker til at være mere

til ordførerrækken og den første er herre morten bødskov

vegne blot sige at

man jo kan sige at den her debat om

dukker op i ny og næ og synspunktet er jo ikke ukendt

men dengang var hovedproblemet

eksempelvis almindelige små erhvervsdrivende

den række af bankpakker som vi vedtog og derfor

inden for to år forsøgt nu tre aftaler om

er et udmærket skridt i den rigtige retning man kan altid diskutere om det skulle være

er et godt svar på noget af det som enhedslisten også påpeger

skal være en del af sektorens fremtidige grundlag så vi mener ikke at der her er grundlag for at lave en egentlig offentligt drevet bank vi synes måske også at det

relativt risikofyldt initiativ al den stund at man må gå ud fra at en offentligt drevet bank

andre banker så

siger vi kunne rigtig godt tænke os at have den mulighed altså have muligheden for at vælge at have vores primære konto i

et offentligt banktilbud ligesom svenskere tyskere franskmænd og mange andre europæere kan hvorfor er det at vi ikke sikrer det her frie valg kan man sige hvorfor

en fordel i at give danskerne den mulighed for faktisk

så det er ikke ukendt at vi har haft offentlige banker men tilbage på sporet vi synes ikke at der er noget grundlag for

offentlig bank der skal operere på lige vilkår med de andre banker og

bankerne gør og især hvad de ikke gør godt nok

er de mest populære banker i dag og der kan man se at nogle af

har holdt sig væk fra nogle af de ting som giver

forretninger væk fra de her hvidvaskbanker og skattelybanker som som danske bank og nordea

er støt på den udfordring at de faktisk ikke må eller kan vælge andre banker end

og den socialdemokratiske borgmester i i faaborg midtfyn

hans stavnsager har derfor blandt andet slået til lyd for

en offentlig statslig kommunal

har der været diskussioner i kommunalbestyrelsen og det handler jo om sikkerhed for

dem man så eventuelt skulle have til at varetage et kommunalt engagement også så at sige

og der er der bestemt en udfordring jeg synes det er godt

er ingen tvivl om at det

diskussioner på så høje niveauer som

så stort engagement om at det der har fundet sted eksempelvis i danske bank

noget man diskuterer herinde altså der er en bred folkelig forargelse over

er godt i sig selv og hvis det ikke skulle

det forslag som enhedslisten fremsætter

skaber helt klart en forventelig diskussion om hvad sund og fri konkurrence

bankprodukter og bankydelser og den service

ligger hos de danske finansielle institutter hvis man vælger at

det forslag som enhedslisten har fremsat om at der skal arbejdes videre på

hvordan vil det så være med den frie og lige konkurrence mellem en statslig forankret bank og en masse private banker hvor det er aktionærer og investorer og

måske har andele i banken som kommer til at sidde med den på skulderen

sifi institutter under eu regulering

bank amager banken og roskilde bank og andre banker under finanskrisen

utrolig store tragiske konsekvenser for deres pensioner og deres fremtidige private økonomi derfor duer det

fremsætter her i dag om at man

på et konkurrencemæssigt frit udsat område nøjagtig ligesom alle andre banker i danmark bare med den parentes

investorer som er garanten

hvad svarene ville være fra så at sige det samlede folketing til det her forslag det er ikke noget som

de europæiske lande vi normalt sammenligner os med der fungerer det fint at man har et offentligt banktilbud af den ene eller den anden karakter ved siden af investorejede banker og så selvfølgelig også en stærk forbrugerejet sektor endnu stærkere i mange andre lande end

så når man i de lande

ikke se hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre i danmark vi kan jo se til sverige hvor vi har sparbankerne som er delvis kommunalt

fungerer særlig godt

skifte bank og vi har også set at gebyrerne i danmark er steget med syv og halvtreds

omkring tolv procent på andre varer og ydelser det er en helt særlig udvikling i danmark

ikke har fundet sted i tyskland eller i sverige derfor synes

tre og halvtreds procent i forhold til gebyrstigninger men altså overdrivelse fremmer vel forståelsen og jeg vil gerne sige

at tre og halvtreds procent er rigeligt i sig selv så det tal er der jo ikke nogen grund til at

begynde at geare hvis en

som man man selvfølgelig skal have i en af de banker som

man synes er for private

de har glimrende afdelinger rundtomkring i danmark jeg er ikke selv kunde i den bank i øvrigt så det ikke derfor at jeg siger det

den mulighed har man jo i dag hvis man ønsker det men svaret på det som herre pelle dragsted kommer med er jo ikke at vi skal lave en statsbank diskussionen

herre pelle dragsted gerne vil rejse er omkring bankgebyrer og bidragssatser og kursskæringsudgifter og alt muligt andet det er gode sunde

diskutere i folketinget men medicinen til det er godt nok ikke at lave en statsbank som skal

kommercielt konkurrere med privat drevne banker hvor

rapport for snart to år siden

allerede på side to at årsagen til de stigende priser på realkreditområdet

var at man havde set en forandring af ejerstrukturerne hvor de gamle foreningsejede realkreditinstitutter og statslige realkreditfonde var erstattet af investorejede aktieselskaber som

hen krævede en højere forrentning så jo det at have et tilbud der ikke har en forventning

om en forrentning på ti til tolv procent i den finansielle sektor vil selvfølgelig lægge et pres på de private banker det er det vi har set på realkreditområdet det er derfor boligejere i hele danmark lige nu oplever deres realkreditlån blive dyrere det er fordi der ikke længere

en sektor som ikke er drevet

hele finanskrisen og den udvikling der har været eksempelvis i den samlede udgift for danske virksomheder og danske private husstande der har

var finansieringsudgifterne markant lavere i danmark end i mange af de lande som

enhedslisten sidder og sammenligner med i den her sag man siger at

lade sig gøre men skulle man ikke

omfanget og kvaliteten af det vi tilbyder ved hvor stor en investortillid der er

som jo faktisk gør at hele finanskrisen har bevist at renterne og de samlede finansieringsudgifter var langt lavere i danmark end i de lande som enhedslisten

nedsættes en arbejdsgruppe hvis formål er at komme med forslag til hvordan en offentligt drevet barn kan etableres i danmark det kan vi ikke støtte fra venstres side og det er nok ikke verdens største overraskelse at vi

at det offentlige skal eje og drive banker vi synes grundlæggende ikke at staten skal gå ind på et velfungerende privat marked og

om det er sytten eller et andet antal

hvor vi har sagt at et velfungerende privat marked og der har vi så valgt at etablere nogle ordninger fordi der ikke er et velfungerende privat marked altså der er en markedsfejl og så går det offentlige ind og afhjælper den men det er der altså ikke når det gælder almindelige bankforretninger der er over tres forskellige pengeinstitutter i danmark man som kunde kan vælge imellem

og jeg synes principielt

ikke at staten skal drive erhvervsvirksomhed i konkurrence

virksomheder og jeg synes måske heller ikke at skatteborgerne skal

risikovillig kapital

grundlæggende kommerciel virksomhed hvis en bank går ned i dag

modstandere af at det offentlige skal drive kommerciel bankvirksomhed og derfor støtter vi ikke forslaget

har for eksempel aldrig noget som helst problem med at hvis der hersker nogle problemer

er løsningen at at borgerne skal kunne vælge et privat alternativ

vi haft en privat finanssektor som de sidste ti til femten år gang på gang har svigtet borgerne og samfundet som har været engageret i uhyggelige amoralske og kriminelle handlinger som har takket for

med med mere end halvtreds procent men her vil man altså ikke give borgerne et frit valg til at kunne vælge et offentligt tilbud så det frie valg går altid kun den modsatte vej hvis det offentlige ikke gør det godt så skal borgerne have frit valg til det private

må borgerne ikke få frit valg til et offentligt bankalternativ

hen hvis ikke det var for det frie valg men der er altså over tres pengeinstitutter i danmark

findes der alternativer

ikke nogen grund til at vi også skal etablere et offentligt alternativ

et velfungerende privat marked så der er i min optik voldsom stor forskel på om man har en valgfrihed blandt tres aktører eller om man er låst i et offentligt monopol

hvis man bliver klemt som borger

alene for danske bank var det så vidt jeg husker tyve milliard kr hvis man tæller aktietilbagekøbsprogrammer med de penge kommer jo et sted fra og det er nede fra

banktilbud som skulle hvile i sig selv som kun skulle tjene sin egen virksomhed ind ville selvfølgelig give borgerne en mulighed for at sige vi har egentlig ikke lyst til at aktionærer skal hive tyve milliard kroner op

form for tilbud som man ville give borgerne frit

borgere i sverige tyskland og frankrig og mange andre europæiske lande har det frie valg hvorfor er det

hvor det er garanternes indskudskapital der udgør egenkapitalen og hvor man på repræsentantskabsmøder og andet aftaler hvad

derfor mener jeg at man som borger har et frit valg

det er fordi enhedslisten ryger nederst i dagens anledning

ordføreren for forslagsstillerne har det privilegium at

det havde jeg jo lige glemt

liberal alliance arbejder vi jo

at få en

den arbejder vi for skal blive mindre og ikke større en anden ting er at staten ikke skal drive virksomhed og med skattekroner i ryggen udkonkurrere private virksomheder

vil eventuelle tab jo skulle dækkes af skatteyderne i stedet for af aktionærerne det synes vi også er en dårlig idé og så skal der afsættes ressourcer til opbygning af kompetencer i det offentlige som

ikke er til stede i dag og de ressourcer vil jeg da hellere bruge på velfærd og skattelettelser i forslaget argumenteres der med at bankerne har høje gebyrer hertil er der mange ting at sige

og så er det kundernes opgave at gå ud og shoppe på markedet gå ud og sammenligne priserne for de enkelte banker netop fordi

har et frit valg og fordi der er så mange banker

hvis en offentlig bank blev etableret

gebyrer måske også ses i sammenhæng med de meget

faldende renter hvor der jo på mange områder er minusrenter

meget store krav til bankers soliditet

have indtægter til at leve op til de soliditetskrav vi stiller til dem

er at

er så offentligt kontrolleret

banksektoren er for liberal alliance er det generelt vigtigt at vi har en sund og en stabil finansiel sektor

i danmark og vi støtter derfor ikke forslaget

en forventning om en forrentning i det omfang som for eksempel de store danske banker har

klart at det er penge som kunderne sparer

den erfaring vi har på realkreditområdet da da de foreningsejede og statslige realkreditfonde blev overtaget af aktieselskaber så steg priserne så det mener jeg er ret entydigt

liberal alliance går meget ind for det her med

i de lande hvor der er et offentligt banktilbud for eksempel i tyskland

vælger flertallet af borgerne faktisk netop den bankforbindelse frem for andre bankforbindelser der findes på det frie marked burde man så ikke når man går ind for frihed

er jo et argument som ikke holder nogen steder

ikke kan klare sig godt hvis de ikke kan levere en god ydelse og den bedste kvalitet jamen så går de konkurs

at og billigst

kan de gå konkurs hvorimod en offentlig bank kan være ret ligeglad med det

hvis ikke de kan lave overskud kræver de bare nogle flere af skatteydernes penge ind fordi de ikke er i konkurrence og fordi de ikke kan gå konkurs så det

en styrke når private er afhængige af tjene penge det er det der skaber den konkurrence

vi ser jo på næsten alle de områder hvor

de private konkurrerer med det offentlige at går man ind og kigger på den enkelte ydelse

fordi der findes et hav af banker og sparekasser i danmark som man kan vælge imellem og kunder bør blive meget bedre til at gå ud og bruge det frie valg og gå ud og shoppe imellem bankerne og vælge de bedste og

rodet sig ud i fuldstændig uansvarlig adfærd op til finanskrisen hvad

nej det var lige præcis skatteyderne som kom til at betale

også blive i fremtiden derfor kan man jo godt spørge sig selv er det fair at en bank i de gode år kan rende med enorme overskud men når så krisen kradser

et enormt overskud til skatteyderne

lån før tid fordi det var en god forretning for staten

fra to tusind og ni til to tusind og tretten kostede krisen danskerne fire hundrede milliard kr

at sige at det nærmest har været en kæmpe overskudsforretning

at alle regninger er blevet betalt af bankerne

en masse penge nu er det primært aktionærerne der har betalt

er der slet ingen tvivl om men det vil en statsbank jo ikke være nogen garant imod

blive udnyttet til hvidvask

som jeg selv har og arbejdernes landsbank der er mange forskellige former for pengeinstitutter i danmark og der er jo trods alt også en vis konkurrence derfor ser vi ikke umiddelbart behovet for

som jo netop ikke skal levere de her meget eksorbitante overskud

til aktionærerne år efter år den er lidt presset af forskellige årsager blandt andet fordi den står i et lidt ulige konkurrenceforhold til sifi bankerne der kan finansiere sig billigere

selv er i stand til at tilbyde de serviceydelser som kommunerne har brug for eller ikke kan fordi de ikke er omfattet af sifi stemplet og kommunerne åbenbart ifølge et svar vi har fået bliver anbefalet kun at tage banker der har det her sifi stempel fordi de ligesom har en statsgaranti i ryggen kunne det ikke være et argument for at få en en bank som var offentlig eller semioffentlig vi foreslår

til landets kommuner så de ikke var tvunget til at vælge mellem hvis man

et nyt produkt som måtte mangle derude

i sidste instans end at markedet selv

som alle mulige former for kundesegmenter herunder kommuner og

hvor risici på kapitalsiden

kapitalmarkedet bedst kan fungere

de diskussioner som herre

mere eller mindre eller slet ikke kommercielle aktører arbejder meget specifikt og fagligt med

vi har vækstfonden som giver lån til virksomheder og eksport kredit fonden der er også banker der synes det er ret irriterende at der findes de her offentlige tilbud og der sagde herre

her er en markedsfejl men når vi nu står med kommuner som ikke kan komme fri af hvidvaskbankerne er det så ikke også et eksempel på en markedsfejl og netop et sted hvor vi så som politikere bør træffe den her type af beslutninger selvfølgelig skal der være en armslængde altså det er ikke fordi jeg foreslår at pelle dragsted skal være bankdirektør det har jeg slet ikke kompetencerne til

om en fuldstændig professionel bankdrift

jeg på hans vegne overtage behandlingen af forslaget i alternativet er vi meget positive over for enhedslistens forslag om at nedsætte en ekspertgruppe som kan se nærmere på muligheden for en offentligt drevet bank

vi mener at borgere i danmark bør have mulighed for at fravælge de private banker det er vigtigt at vi sammen tager kontrollen tilbage så der etableres et mere sikkert og gennemsigtigt pengesystem i danmark alle borgere skal have den tryghed at vide at deres penge forvaltes på den mest hensigtsmæssige måde i alternativet har vi blandt andet som led heri foreslået at der indføres et e kronesystem i regi af nationalbanken her skal borgere have

for at indsætte deres penge uafhængigt af de private banker herudover har vi foreslået at den finansielle sektor og banksektoren splittes op vi er nødt til at sørge for at den enkelte husholdnings og den enkelte erhvervsvirksomheds penge sikres vi ønsker at skabe større stabilitet i banksystemet derfor støtter vi forslaget om at nedsætte en ekspertgruppe om dette emne så vi siger tak for et godt

her diskussion og og foreslå

at kigge på en model for en offentligt drevet bank det er også noget som sf foreslog

i to tusind og ni da finanskrisen rasede

positivt stemt over for for ideen og som vi også har hørt i løbet af debatten

i danmark eller i europa vi har

girobanken som egentlig på mange måder fungerede rigtig godt

lidt om den her evige diskussion om at det offentlige ikke kan drive bank men at de private er rigtig rigtig dygtige til

har statslige banker har vi offentlige banker i danmark

for godt en år siden stillede jeg det spørgsmål til

erhvervsminister brian mikkelsen fordi han altid sagde at vi i

jo bare gerne vil have en statsbank så stillede jeg det spørgsmål om hvor mange statsbanker vi så havde hvis forudsætningen var at man yder lån

virksomheder

ikkeoffentlige organisationer og så videre der var svaret at man ikke anerkendte præmissen for

var der fem og tyve hvoraf ti var

en af dem er jo vækstfonden vi har

den grønne vækstfond vi har eksport kredit fonden og så videre det er alle

så hører vi fra herre torsten schack

det er en måde til at rette en markedsfejl

og forbrugerstyrelsens rapport fra to tusind og sytten som er en harmdirrende kritik af den manglende konkurrence der er på vores realkreditmarkedet hvor kun fire aktører står

for realkreditudlån

det bliver gentaget mange gange i den her rapport at der er fravær af konkurrence og at det betyder

stemme med med fødderne og så videre

nemlig danmarks nationalbank

stille den infrastruktur til rådighed der

kriser eller eller andet ind i den her diskussion det

har en grundlæggende infrastruktur i vores land nemlig

sfs side at det kunne være spændende

se hvad en ekspertgruppe kunne komme med af

støtter enhedslisten forslag om at nedsætte en ekspertgruppe

som går ud på at man skal nedsætte en ekspertgruppe der med inspiration fra andre europæiske lande

forslag og modeller til at etablere en landsdækkende

ret hurtigt slå fast at det ikke er noget det konservative folkeparti kan bakke op om og det er nok heller ikke nogen overraskelse vi mener ikke at det er hensigtsmæssigt at staten skal involvere sig i bankdrift ligesom vi jo heller ikke generelt mener at det offentlige skal

hvidvask i finanssektoren og det er selvfølgelig uacceptabelt

man bliver ramt med den store hammer hvis man forbryder sig mod reglerne

en masse nye regulering siden finanskrisen både på nationalt og

internationalt niveau så grundlæggende

som er velkapitaliseret og

velreguleret

blandt andet også med til at sikre at vi har lave renteniveauer og lave transaktionsomkostninger og igen bliver det jo så til gavn for danskerne for borgerne og for virksomhederne når de har behov for at finansiere sig det er vores overbevisning at en offentligt drevet bank ikke skal konkurrere med det nuværende system og dermed også risikere at skabe en

uro på det danske marked som grundlæggende er stærkt så vi kan selvfølgelig

ved tilstedeværelsen af offentlige banktilbud er at

de offentlige banktilbud er mere

blev lånt utrolig meget ud også for meget

som prompte fik lukket deres kassekredit og måtte lukke virksomheden en af de ting som

så må sige med konjunkturerne men i højere grad mod konjunkturerne og det

jo absolut noget der ville være til fordel

været med i debatten her i dag som jo faktisk understøtter nogle af de ting som herre pelle dragsted nævner altså netop

og dermed jo også sikrer noget finansiering

så der er nogle fordele ved nogle af de ting vi har gjort men det er nogle af de steder hvor vi siger

der kan være behov for at hjælpe noget for eksempel dansk eksport i forhold til eksport kredit fonden og så videre men grundlæggende må

er min overbevisning at det private marked

bedst til at lave den kreditvurdering kreditvurdering som er nødvendig i forhold til udlån til både

er det altså ikke ham der får hjælp af vækstfonden eller eksport kredit fonden men det var til gengæld ham der fik lukket

koncentration af ejerskab vi har i finanssektoren særlig på realkreditmarkedet så selv ud fra et erhvervspolitisk synspunkt mener

set at der rigtig mange gode argumenter for

stille sig så negativt som som ordføreren gør

virksomhed som de jo brænder for som iværksættere så jeg tror

finanssektoren og om hvordan vi kan få en en finanssektor som måske i lidt højere grad end den vi kender i dag virker

til fordel for almindelige danskere

det handler om at skabe en mere effektiv konkurrence og det handler om at sikre en større demokratisk indflydelse

kan borgerne frit vælge om de ønsker at have deres bankforretning i en investorejet bank

frankrig og mange andre steder jeg har selvfølgelig

kan vi se at ti procent af finanssektoren er hundrede procent statsligt ejet hvis man tæller de banker med

ordfører var inde på tidligere girobank som jo fungerede som en

bare det vi ønsker igen vi ønsker ikke at der bare

det skal være statsligt vi ønsker at der skal være et offentligt banktilbud på linje med de øvrige banktilbud

vores kommuner efter skandalerne har en række større kommuner forsøgt at

bankforbindelse væk fra danske bank eller

nogle af de andre banker der har været ramt af skandaler men det har vist sig

meget meget svært dels fordi

fordi man får den anbefaling at man kun må vælge såkaldte sifi banker altså banker der har fået den

enten hvidvaskbanken

eller skattelybanken på på den anden

det synes

at selv om et flertal af borgerne i en kommune faktisk ønsker en anden bankforbindelse for for deres kommune så så er de faktisk

til at vælge det det kunne et offentligt banktilbud også være

sine oplevelser med de tilbud som der var til rådighed

er også at man ville få en en

danske finanssektor mildest talt ikke er særlig velfungerende det gælder selvfølgelig i realkreditsektoren hvor vi har nogle meget store mastodonter og meget lidt konkurrence men det gælder også i pengeinstitutterne hvor vi ser at danskerne er nogle af dem der skifter allermindst bank sammenlignet med mange andre lande og det skyldes

er så nemt jeg har lige selv haft en oplevelse

set været glad for det var i gammel statslig realkreditfond

de almene boligselskaber sammen

jyske bank pengene fra salget er i øvrigt det er en helt anden historie endt i en fond som som fem selvudnævnte mennesker administrerer uden nogen demokratisk indflydelse

trods af at det var den almene boligsektor og staten der skød de oprindelige penge ind og

forudsætningen for det er at jeg skal flytte ikke bare mig men også dem jeg bor sammen med

banktilbud ville kunne lægge et pres på de private banktilbud

i danmark at vi har set en så voldsom stigning i gebyrer sammenlignet med nogle af de lande hvor der er en stærkere tilstedeværelse af det offentlige men også en stærkere tilstedeværelse

handler meget procyklisk det vil sige at når det går godt i økonomien låner de en masse penge ud det er som regel der hvor vi har brug for de låner så mange penge ud

lukker de kassen for de små erhvervsdrivende

vi havde brug for at de faktisk satte gang i udlånene eller i hvert fald holdt hånden under nogle af de her småerhverv

i meget højere grad agerer

mange små erhvervsdrivende kunne have haft glæde af jeg kender selv personer som

fik lukket deres kassekredit fra den ene dag til den anden ikke fordi de ikke havde en velfungerende forretning men fordi

er lidt mere højpandet men det handler om demokratisk indflydelse

flyttet enorme investeringer

omlagt vores økonomi i en grøn og bæredygtig retning synes jeg godt man kan stille sig

vores samfund er noget vi tør overlade til en relativt reduceret gruppe af investorer og aktionærer eller om det ville være fornuftigt

havde mulighed for at dirigere investeringsstrømmene i

af nogle af de investeringer som vi har brug for her og nu så det er

hovedargumenterne for hvorfor vi synes det her forslag

nogle argumenter fremme i debatten og tak for

kompetencer til det her

eller andre offentlige eller semioffentlige institutioner som drives professionelt og

selvfølgelig også være med en offentlig bank som det også er tilfældet i andre lande men med en demokratisk mulighed for for

adskiller dem fra de investorejede banker nemlig at den skulle hvile i sig selv

store årlige overskud til eksterne aktionærer

godt at de her skandaler har givet anledning til nogle mere grundlæggende og fundamentale

kan godt høre at vi ikke får det her forslag vedtaget i denne omgang

op i nogle af de synes jeg lidt sort hvide og myteprægede diskussioner vi har haft jeg vil sige at da jeg selv lavede det her arbejde med

overrasket over hvor stor en offentlig deltagelse der er i den europæiske banksektor

sådan så vi kan få en mere grundig og oplyst debat om de her spørgsmål i fremtiden men

myter og at mytedannelser vil man gerne slå ned på og der synes jeg måske at

har jo gentagne gange plæderet for at det her skulle gennemføres blandt andet udgangspunkt i at danske kommuner ikke kan vælge en ikke sifi bank som bankforbindelse

hedensted kommune hvor jeg jo så kommer fra jeg kender den og som er nogenlunde sammenlignelig

middelfart sparekasse ikke er en sifi bank

en seriøs diskussion omkring et offentligt tilbud

det synes jeg er godt og det tror jeg er vigtigt

er enige om at den måde vores finanssektor har udviklet sig på over de sidste tyve

bør være til debat efter det vi har set jeg kendte ikke til eksemplet med med hedensted

men tak for det jeg ved bare at vores kommunalfolk og også vores folk i kl har haft

statens bankforbindelse

midt i den her krise det synes jeg ikke var noget rigtig godt signal

det er blevet nævnt i flere spørgsmål til andre her i salen i forbindelse med forslagets

en statsbank er at kommunerne ikke kan skifte bank

kommuner som sagtens kan skifte bank

omegnskommunerne svendborg kommune række andre kommuner hvor man har haft de

med danske bank og dels at få

dragsted forestillet sig skulle betale for etableringen af en offentlig bank og hvem skulle betale for at opbygge de kompetencer som det ville være nødvendigt at opbygge i det offentlige

som coop bank og andre banker der fungerer primært på

det lån man i givet fald skal have

er tale om en selvejende institution men som er lovreguleret

enhver privat bank drømmer om men herre pelle dragsted lægger op til at en offentlig bank skal yde lån til borgere og virksomheder i situationer hvor en privat bank vurderer at risikoen er for høj det ville jo give en yderligere risiko for tab i en offentlig bank og hvem ville så skulle betale det eventuelle tab

bank som ligger under det franske postvæsen ligesom girobank gjorde herhjemme og som betjener tretten millioner kunder og som også påtager sig nogle særlige opgaver for eksempel at tilbyde en konto til

når man kan få det her til at fungere i mange andre lande

i forhold til hvordan man så kunne etablere et filialnet

jo gerne at man for eksempel overtog vestjysk bank eller nogle af de banker som røg i finansiel stabilitet altså

offentlig bank altså havde man ikke frasolgt vestjysk bank

fornuftigt filialnetværk netop i nogle af de dele af danmark

ofte kan være svært for borgere og virksomheder

indsigelse betragter jeg det som vedtaget det er vedtaget det næste punkt på dagsordenen er frokostpausen og den starter lige om et øjeblik når jeg

klokken og vi går i gang igen klokken tretten god middagspause

lidt i samme boldgade et beslutningsforslag fra enhedslisten om

nedsætte en finansiel strukturkommission som skal undersøge muligheder for og vurdere fordele og ulemper ved en opdeling af systemisk vigtige finansielle institutter de såkaldte sifier altså de store banker regeringen ønsker ikke at opsplitte bankerne og kan derfor ikke støtte forslaget som jeg sagde ved det forrige punkt

lave en offentlig bank så har regeringen og enhedslisten meget forskellige visioner for den finansielle sektor vi ønsker i regeringen at bekæmpe økonomisk kriminalitet benhårdt men vi ønsker ikke at bekæmpe finanssektoren som sådan vi ønsker ikke at staten skal drive banker og vi ønsker heller ikke at tvangsopsplitte banker

der er selvfølgelig nogle

udfordringer ved at have meget store banker som

en lang række krav til de store banker

er meget skrappere end kravene til andre banker sifierne skal opfylde nogle hårde krav til likviditet og kapital

underlagt et særligt såkaldt sifi tillæg og der andre krav i kapitalkravslovgivningen og sifi tillægget varierer med institutternes systemiskhed altså deres størrelse hertil kommer at

institutter fastsætter en kapitalmålsætning som afspejler instituttets kapitalplaner og ledelses vurdering af behov for kapital danske bank har en kapitalmålsætning om en solvensprocent på over tyve

finanskrisen hvor man i slutningen af to tusind og otte havde en solvensprocent på tretten procent

jeg også fremhæve at vi i danmark naturligvis har implementeret eus krisehåndteringsdirektiv hovedprincippet er som det også har været princippet i danmark siden bankpakke

en bank får problemer det er ikke staten der skal bære tabene sifierne skal ikke anspores til for stor risikovillighed i en forventning om at staten redder dem hvis det går galt

nep kravene og det er sifierne der har fået de højeste nep

er altså fordringer som går tabt hvis en bank er ved at gå konkurs danske bank har fået et nep

krav på tre og tredive procent af de risikovægtede eksponeringer svarende til cirka to hundrede og fem og tredive milliard kroner det er mange penge er en stor buffer at kunne tage af hvis man er ved at gå konkurs og det betyder altså at sandsynligheden for at vi skulle komme ud i en situation hvor det ville blive staten der skulle til at betale for at holde hånden under eksempelvis danske bank

inden da ville der have været store tab tab blandt aktionærer og kreditorer og det forventer vi er et kraftigt incitament til at både aktionærer og kreditorer sørger for at holde institutterne på den rette sti

en masse risici i forventning om at staten så kommer og redder dem

finanstilsynets data viser at tabsrisikoen ved danske sifiers udlån er væsentlig mindre end risikoen ved de mindre og mellemstore institutters udlån og det er jo bemærkelsesværdigt det betyder altså at der

er tegn på at sifierne baserer kreditgivning på en forventning om statslige redningstiltag hvis der var det

i dag nyder kunderne godt af såkaldte helkundefordele det kan for eksempel være i form af rabatter og det kan være betjening af store virksomheder hvor man får betjening i én bank på flere forskellige

det ville man så ikke kunne hvis det var at bankerne skulle til at splittes op og kun måtte tage sig af visse aktiviteter og der så skulle være andre virksomheder der tog sig af andre aktiviteter

er det altså regeringens synspunkt at vi har taget godt hånd om den systemiskhed som de store danske banker

udgør og at vi er imod en opsplitning det er vi af flere årsager

nogle konkrete ulemper og så har vi altså også grundlæggende en modvilje mod at vi går ind og sætter grænser for private virksomheder og begynder at tvangsopsplitte dem det synes vi der er noget principielt i

vil være i en situation hvor hele sektoren for eksempel kommer i modvind sådan som vi så op til to tusind og otte

det der i hvert fald kan bekymre mig men men det er jo en lidt anden

er

ikke bekræfte at vi i danmark sådan set i vores historie har en meget længere periode hvor der faktisk var brandmure imellem for eksempel bank og realkredit og andre former for forretningsvirksomhed end den her relativt korte periode vi har

ja starten

hvor man har tilladt bankerne altså pengeinstitutterne

de grundlæggende synspunkter som jeg har

for at der er nogle virksomheder i danmark som

vil også gerne bekæmpe de risici der måtte være ved at der er nogle store institutter som fylder meget men vi vil ikke være med til at det

destruktivt over for sektoren og at vi begynder på noget der er så vidtgående som at begynde

og så bnp som man jo for eksempel gør når man definerer sifi kravene

men det nyeste tal jeg har siger at danske banks

fjorten procent af bnp altså ti gange mindre

en stor balancesum i forhold til et lands bnp hvis

landets bnp er lille i forhold til hvis landets bnp er ekstremt stort som i usa

også fint at have diskussionen men jeg vil sige

en større finansiel krise er danmark jo også en del af en større økonomi hvor det hele selvfølgelig godt kan ramle men vi føler samlet set at vi har polstret os

hvad det at blive udnævnt som sifi bank

og kom frem til at det kunne give en årlig gevinst på op til til sytten milliard

der gør kan kalde en indirekte statsstøtte

man er glad for at man så har opnået den størrelse og det giver som

og dermed

jo ikke min opfattelse at vi sådan

en række skærpede krav

at der vil være nogen form for

de to forhold holdt op mod hinanden

økonomisk fordel for for bankerne man kan sige

gevinst på op til sytten milliard

sine egne interne modeller for udregninger som andre banker

derved har den størrelse og soliditet så man er kommet op

jeg synes tværtimod at vi har lavet et regime her hvor der bliver stillet nogle meget hårde krav til dem i hvert fald langt hårdere krav end der er stillet historisk set og derfor føler vi at vi står meget bedre rustet nu end vi gjorde ved

tak

men det handler som sagt om at enhedslisten

at nedsætte en såkaldt strukturkommission til vurdering af mulighederne for opdeling af de her sifi

altså dem der er systemisk vigtige finansielle institutter

et emne som har været diskuteret mange gange og jeg har også selv været deltager i debatten da vi sad med

vi dog skulle gøre efter at vi var havnet i en situation hvor vi

to veje man kunne gå

krav og regulering og den anden var

står på et langt stærkere fundament

når det handler om finanssektoren end vi gjorde op til at det gik galt altså der i to tusind og otte

det er en situation jeg personligt aldrig nogen sinde håber

komme til at stå igen det var virkelig ubehageligt og højst dramatisk ikke bare for os der sad omkring forhandlingsbordet men også for det danske samfund som sådan

mener at vi valgte den rigtige vej og altså som erhvervsministeren også fint redegjorde for indført en hel række krav som gør at de her store banker er under betydelig skrappere regulering og tilsyn end tilfældet var da det gik galt og derfor kan

af den lovgivning som så så gjaldt i rigtig mange år og som altså blandt andet betød at pengeinstitutter

drive realkreditvirksomhed og andre typer af virksomhed simpelt hen for at der ikke skulle ske en gensidig smittevirkning mellem de her forskellige

områder det samme gjorde man i resten af verden

og det betød faktisk at vi havde ret lang periode

firserne hvor vi havde meget få store finansielle kriser meget få bankkrak også i danmark og så løsnede man det op i hele den her nyliberale epoke og sagde

nu skulle alle de bånd fjernes og det har så dannet baggrund for det vi har set siden er det ikke på tide

at fjerne de bånd

netop kontrollen og tilsynet med bankerne fordi

at skulle bringes bare i nærheden af den situation vi var i i to tusind og otte og to tusind

og kan opstå bekymrende adfærd vi mener at med de

i nitten halvfems fjernede brandmurene mellem bank og realkredit altså gav realkreditforeningerne som jo var demokratiske foreninger dengang lov til at omdanne sig til aktieselskaber og gav bankerne lov til at danne og overtage realkreditinstitutter eller havde det været klogt at man havde bevaret den opdeling

man havde haft i de foregående halvfjerds

vi tror på at vejen frem selvfølgelig er at følge det nøje at have et blik for regulering af lovgivningen på området og som det har været fremme

forhandlinger vi har haft eksempelvis på hvidvaskområdet

der ingen tvivl om og det bærende hensyn er det jeg har fremført her et par gange nemlig at

som man fornemmede da det gik galt nærmest

gør at man er nødt til at lave opdeling af systemisk vigtige finansielle institutter

kan dansk folkeparti ikke støtte vi har ikke noget imod at der i danmark er såkaldte sifier

vi mener faktisk at danmark som samfund og nation har en fordel af at der også er større pengeinstitutter finansielle institutter som har base og rod i

vi ser det ikke som en trussel at de også

er dygtige til at tjene penge det synes vi faktisk

til gunst for danske interesser også for dem som er

følger udviklingen at den samlede pris som kunder betaler i form af renter og gebyrer i danmark

danske forbrugere og danske virksomheder at der er billig finansiering

har været stor investortiltro til og det har været et sted hvor

det har danmark faktisk nydt rigtig godt af ikke mindst

recession og finanskrise og masser af virksomheder som kom ud i meget store turbulente udfordringer det er den måde som

vi anskuer det på men det gør jo ikke at vi er blinde eller døve over for at der også

konkurrence og også at forbrugerne

bliver stillet uretmæssigt dårligt

om nedsættelse af kommissioner

ind og kiggede på hvad vi kan

sikre en bedre adskillelse af de forskellige sektorer inden for finansielle institutter altså skal en bank kun være en bank eller skal det også være realkredit skal det være forsikringsmæglervirksomhed

skal det være pensionsprodukter eller skal det være ejendomshandel og alt mulig andet der har

det gør jo ikke at vi kan støtte at man eksempelvis

virksomhed i to banker eller tre banker

blandet sammen til et stort finansielt supermarked deler vi i hvert fald den bekymring som jeg også ved at enhedslisten har

kunderne ikke oplever det som forskellige produkter når man kommer ind i butikken

de meget gerne have en som helkunde

hvert fald lægger flere af sine

ikke bare det at låne penge men også det at investere sine pensionsmidler for eksempel og det er vidt forskellige dele

vi kan godt se at den diskussion

udfordret i praksis mange steder

enhedslisten at se på en kommission som kan være med til at

tilslutte sig flere forskellige produkter for at kunne komme ind som kunde i en given finansiel

fremskridtspartiets historie for det var faktisk bla

som dengang kæmpede mod at realkreditforeningen altså

danmark blev forvandlet til et aktieselskab og indlemmet i danske bank koncernen

politikere fra sin egen politiske baggrund

skal udskille eller frasælge deres realkredit hvordan man så skal gennemføre den den opdeling

usa hvor man har en lidt hårdere trustlovgivning at man tvinger selskaber der er blevet for dominerende til at dele deres aktiviteter op i en

grad det er vel det der skal til hvis man igen

en kommerciel bank som danske bank til at skulle dele banken op i flere små eller mindre banker som stadig væk ville være store hver for sig

den ejerskabsstruktur der er i forskellige finansielle institutter

til gunst for nogen at man har svært ved at

og så videre og skal vurderes at så får man at

at kigge på ens realkredit og så videre der vil vi meget gerne være med til at kigge på i en kommission hvordan man kan få de ting skilt ad det er ikke det samme som at gå tilbage til at sige at

tilbyde forskellige produkter men der skal være en klar og utvetydig forskel mellem de her forskellige

i forhold til nogle af de her problemstillinger i hvert fald

og så bankernes øvrige aktiviteter hvor det

virksomheder som sælger pensionsprodukter og så videre der er det helt naturligt at man også

som en sådan kommission skulle kigge på

der skal laves en strukturkommission der skal vurdere muligheden for opdeling af systemisk vigtige finansielle institutter og jeg overrasker nok ikke nogen ved

sige at det støtter vi ikke fra venstres side

der er en grund til at vi har etableret begrebet sifier for jeg deler

den beskrivelse som herre morten bødskov kom med af at det var en uholdbar situation

for at sikre at den finansielle sektor kunne klare sig gennem

derfor har vi jo både i folketinget men også på europæisk plan taget stribevis af initiativer for at sikre at den finansielle sektor er langt bedre rustet og polstret måtte der komme en

igen for vi ønsker ikke at der skal være

der skal være en høj grad af tillid for det har vi brug for som borgere og som forbrugere det har virksomhederne brug for det har investorerne brug for det har udlandet brug for

der er tillid til at vi har en robust og effektiv finansiel sektor i danmark

to tusind og otte til to tusind og og tretten og den sjette bankpakke omhandlede netop det omkring sifierne

sikrer skærpede krav til store danske penge og realkreditinstitutter

med skærpet likviditets og kapitalkrav altså grundlæggende bedre

beslutningsforslaget om at man skal dele den finansielle sektor op

der skal ske en opsplitning

af sifierne og der står i rapporten det ville efter udvalgets opfattelse ikke have ændret forløbet af den finansielle krise i danmark hvis der var sket en opsplitning af store pengeinstitutter herunder sifi’er i henholdsvis bank realkredit og forsikring eller en opsplitning af pengeinstitutdelen

og investeringsdele som blandt andet anbefalet af den såkaldte liikanen rapport det skal i den sammenhæng bemærkes at investeringsdelen udgør en relativt lille del af den samlede aktivitet i danske

et spørgsmål som ikke har været vurderet af sagkundskaben og derfor er det måske også

sige hvis bare man havde lavet en opdeling

et bedre sted det tror jeg grundlæggende ikke på

problemet har været at vi simpelt hen ikke har sikret at den finansielle sektor har været polstret nok til

at kunne imødegå et

laver stresstest af finansielle virksomheder

i helt ekstreme situationer er nogen der ville være i farezonen

skærpes kravene til polstringen så af mange årsager

venstre ikke støtte beslutningsforslaget og jeg har lovet at hilse fra det konservative folkeparti

havde den modsatte opfattelse nemlig at det vil være en god idé

og specielt det med realkreditten synes jeg måske man som venstremand skal skal have lidt opmærksomhed på

tidligere minister peter christensen skrev

politikere som det sidste bolværk i forhold til den danske realkreditmodel fordi sammenlægningen med bankerne

med at udvande det der er den særlige realkreditmodel det ser vi jo

starter banken som regel med at præsentere fem

bankprodukter og gør det ikke tydeligt at der er tale om bankprodukter og ikke realkreditprodukter så bankerne kan jo have en interesse i at få flyttet kunder fra realkreditten over til andre former

for låntagning deler

hvad man siger på talerstolen i forhold til detektor men det

hvor der er en høj grad af gennemsigtighed og klarhed

folketinget taget en række fælles initiativer særlig når der er kommet nye krav fra fra basel som er blevet implementeret i eu lovgivning og der er ikke ret mange andre europæiske lande der har et realkreditsystem der minder om det danske og derfor har vi i fællesskab

kommissionen vi har haft parlamentarikere i europa parlamentet fra stort set alle danske partier som også har været meget meget aktive i den her sag så jo

kommer muligvis ikke fra eu men fra den udvikling vi har set

herre peter christensen advarer imod i det her indlæg der hedder nu skal guldkalven slagtes realkreditsystemet står for skud

indlemmelsen af realkreditinstitutterne i bankerne og i øvrigt også sammenlægningen af deres to lobbyorganisationer vi har ikke længere realkreditrådet lagt ind i finans danmark

måske os som kan forsvare det unikke danske realkreditsystem og den unikke danske realkreditbelåning jeg håber at

ordførerens parti vil være med til også i de kommende år at stå vagt om det der er det særlige ikke kun over for eu men også over for en branche som måske kunne

herre pelle dragsted betragte mig som en fast allieret der er

fordi vi har noget der er fantastisk så skal

forhindre at der sker innovation og konkurrence med andre produkter

det betyder ikke at min forkærlighed for realkredit mindskes men omvendt skal der også være mulighed for innovation

mange forholdsregler og regulering at sifierne og vi mener ikke at der er behov for yderligere desuden mener jeg heller ikke at det offentlige skal begynde at opsplitte private virksomheder

branchen absolut ikke har gjort det godt nok og det er så lige præcis de forhold som branchen selv har taget

herindefra har vi taget store initiativer for at minimere risikoen for

fremover ved netop at lave meget

regulering store banker er vigtige for både det offentliges bankforretninger og for store private virksomheder

for kunderne at banklån og kreditlån kan ske under samme tag

den her sammenhæng at tabsrisikoen ved danske sifiers udlån ifølge finansministeriet er væsentlig mindre end risikoen ved udlån fra mindre og mellemstore institutters udlån og ifølge rangvid udvalget

ville det ikke have ændret forløbet af den finansielle krise i danmark hvis der var sket en opsplitning af de store pengeinstitutter herunder sifierne det kommer nok ikke bag på nogen

næste er fru ulla sandbæk

kunne desværre ikke være her i dag og jeg er derfor glad for at skulle tage denne første behandling af enhedslistens forslag om nedsættelse af en strukturkommission til en vurdering af mulighederne for en opdeling af systemisk vigtige finansielle institutioner helt overordnet er vi i alternativet meget positive over for forslaget fremsat af enhedslisten

og det er noget som vi politikere er nødt til at tage alvorligt og nødt til at handle på banksektoren er blevet for stor og for magtfuld og desværre har samfundsansvaret der følger

med den position ikke været tilsvarende styrket det er uheldigvis gået ud over helt almindelige mennesker det nytter ikke at borgerne ikke har tryghed og tillid til at bankerne passer på deres penge det er et problem for virksomheder og for samfundsøkonomien som helhed fordi vi alle er afhængige af at banksektoren fungerer det er i alles interesse i alternativet ønsker vi at dele finans og banksektoren op i to sektorer for at genskabe tilliden til systemet og for at skabe sikkerhed for den enkelte derfor støtter vi enhedslistens forslag om nedsættelse af en strukturkommission der kan se nærmere på muligheden for dette

set mener at den regulering der er blevet sat i verden siden finanskrisen og til i dag både når det handler om finansiel stabilitet og når det handler om hvidvask og anden økonomisk kriminalitet sådan set skaber en ganske stram habit for

det skyldes også at vi godt kan se

som også dansk folkepartis ordfører var inde på vi har store virksomheder i

der opererer i udlandet som har brug for

stor bank som de kan benytte sig af og

gavner de hensigter som enhedslisten har med forslaget

diskussionen af det tidligere beslutningsforslag

der er et meget varieret udbud af banker

alle forbrugere en mulighed for at vælge

den profil på den finansielle institution som de synes passer dem

med den regulering vi har lavet og de muligheder der er her

ikke noget stort behov for at staten tvangsmæssigt skulle opløse selskaber for at gøre dem mindre jeg ser egentlig heller ikke

belæg for at store banker skulle være

have tilbøjelighed til at være mere eller mindre om jeg så må sige kriminelle end små institutioner skulle

det vi har set med både danske bank og nordea selv om der også er foregået ting hos roskilde bank og andre

på er jo at der med sifi stemplet

en urimelig konkurrence

gøre finansieringsomkostningerne lavere og det betyder jo så også

risikovægte sine sine aktiver og dermed nedbringe niveauet af sin

er nogle banker her der er systemisk vigtige og ikke kan gå ned men så valgte man i stedet for at sige at det ønsker vi ikke at have

at stille nogle særlige krav og sådan set dermed også give dem en implicit statsgaranti i ryggen

ordføreren stadig væk at det er den rigtige

i en mindre bank men min pointe er bare

når vi synes at det er

der er virksomheder og institutioner

konkurrenceelementet køber jeg ikke helt men det

små institutioner og jeg havnede selv i en andelskasse som er

forbruger og derfor vil jeg sige at det at man har det varierede udbud synes jeg giver plads til også specialprodukter

til hvad man kan tilbyde kunderne og så videre

sådan kan man jo argumentere frem og tilbage så ja jeg mener

til stede i to tusind og otte er vi kommet meget længere for at sikre at vi skal til at feje op efter nogen

noget man får at vide at det skal de store virksomheder

en bank som er så stor som danske bank det har måske også noget at gøre med

konkurrencemyndighederne burde have forhindret at danske bank fik det omfang som de har i dag og

de andre store banker altså om man skulle have tilladt de fusioner som som foregik op igennem halvfemserne

hvor balancen udgør omkring en hundrede og halvtreds procent af bnp eller kunne vi måske klare os med en hvor den udgjorde tyve procent

er betydelig større

opererer danske bank jo primært og ret målrettet på de nordiske markeder men har selvfølgelig filial i tyskland og

set primært nordiske kunder og det nordiske marked med de særlige karakteristika der er for at bedrive bankdrift der vores skattesystem og vores forskellige måder

samfundsmæssige udfordringer på jeg deler jo enhedslistens grundopfattelse af at banker har et samfundsansvar som de skal tage

så godt for mig er det bare ikke en faktor i sig selv hvor stor man er om man bedriver det samfundsansvar vi kan alle sammen se at danske bank har svigtet

til finansiel stabilitet men hvorvidt

undgået det ved at banken havde haft den halve størrelse

ikke på i sig selv giver hverken

realkredit og resten af banksystemet og vi havde realkreditsystem som fungerede fint i to hundrede år og

margrethe vestager måtte rejse rundt i europa for at prøve

og alene forholde os til at vi har et realkreditsystem som

vil jeg tillade mig at sige relativt set malket i form af høje bidragssatser som så bliver overført til bankerne

mener herre martin lidegaard så ikke at der er en pointe i forhold til at sige at det var en fejl

holde vores realkredit sikker og billig det er stadig væk billigt men hvis man kigger på bidragssatserne

ejet af en bank men har nu solgt en del af det til et pensionsselskab men det er ikke ejet af en bank og det er et rent realkreditselskab

set dem og totalkredit som de har købt

forhøjede bidragssatser så så man kan

sammenhæng mellem ejerskabet af en

hvor høje bidragssatser de har når det er sagt ændrer det ikke på at jeg også stadig er frustreret over de høje bidragssatser jeg mener også vi bør gøre måske endnu mere for at få en større konkurrence og gøre det lettere for almindelige borgere at skifte hvis man vil det uden at skulle betale meget høje omkostninger

noget at gøre med størrelsen endsige ejerskabet

hvor aktionærerne igennem flere år har forventede afkast på ti

før havde et nogenlunde hvile i sig selv princip

det finansielle marked der hvor almindelige menneskers

typer af forretninger blev blandet sammen

realkreditinstitution som jo er førende

men jeg har også en ret stor tiltro til at den almindelige konkurrence der er derude kan holde priserne

at man kan udbyde nye produkter som kombinerer bank og realkreditinstitutionslån

en helt relevant problemstilling at diskutere

har vi jo også gjort og det kommer vi helt sikker til at gøre igen

strukturkommission til at vurdere mulighederne for en opdeling af systemisk vigtige finansielle institutter kort sagt hvad er det for nogle finansielle supermarkeder vi har i dag

skal de splittes op og på på hvilken måde

forslag som

en stor misforståelse omkring det vi taler om

en lang og flot liberal arv

omkring antitrust omkring at kigge på hvordan

et marked til at fungere godt specielt hvis der er markedsdominerende aktører hvis der er konkurrenceproblemer

roosevelt som i den grad sagde

have nogle aktører der bliver så store at de er til gene for markedet de udkonkurrerer andre og det er dårligt

at man splittede standard oil et af de største olieselskaber

dele der så kunne konkurrere mod hinanden

det amerikanske telefonselskab op

vi har fået finansielle supermarkeder i

problem når vi har nogle kolossale store banker som

og nu er der endda blevet åbnet en ny dør for nye hvad

sige mere eller mindre kreative værktøjer med

kigge på hele det her område som jeg nævnte før kan man jo næsten

til det man kalder moral hazard som herre

inde på nemlig at det jo er et anerkendt begreb om

det altså potentielt lede til dyb uansvarlig bankdrift

det har margrethe vestager og mange andre jo også

den anden del af kinderægget er jo at vi får en indirekte statsstøtte til de største banker der har en værdi på op til syttende milliard kroner årligt det er kraka der har lavet den analyse

så det er en indirekte statsstøtte der har en værdi på op til syttende milliard

er med sifierne er jo at man må vælge de her interne modeller de

i forhold til standardmodellerne

meget teknisk men det betyder at vi reelt set ikke ved om der er så meget hårdere kapitalkrav

hele diskussionen om at man siger jamen der er hårde krav der er markant hårde kapitalkrav og det skal

man så se på i det store billede

jeg synes det her er rigtig rigtig vigtigt og at

som jo alene handler om at få belyst det her problem og komme frem til en model det kan

markedsfejl og sammenligner med nogle situationer fra usa men mener fru lisbeth bech poulsen at der er markedsfejl på det danske marked for bankvirksomheder

er problemer med konkurrencen jeg tror at der er omkring seks og halvfems banker

med konkurrencen på realkreditmarkedet

de laver en rapport hvori de siger

der mangler på realkreditmarkedet er jo hægtet op på de store banker som indgår i finansielle supermarkeder

at der er et meget stort problem

markedet når der er omkring seks og halvfems forskellige banker på markedet

man kunne gå der er faktisk stadig væk nogle udeståender

jeg synes at et vigtigt skridt ville være at sige at realkredit og anden bankdrift skal

den her debat i dag og hvor første halvdel handlede om etableringen af et offentligt banktilbud

for at dele de største danske finansielle supermarkeder altså de store banker op i mindre enheder

udenlandsk har givet betegnelsen too big to fail

at vi har fremvækst af

og så omfangsrige at man faktisk

jo at nedsætte en kommission der skal diskutere og se fordele og ulemper ved at dele de største danske finanshuse op i mindre enheder vi er jo særlig udsat

på en europæisk skala har den relativt største bank vi

hundrede og halvtreds procent af det danske bnp sammenligner man for eksempel med amerikanske banker og kigger

allerstørste af dem omkring tretten

procent af det amerikanske bnp og det vil altså sige at de danske bankers omfang i forhold til vores økonomi er en faktor ti i forhold til de amerikanske

staten var nødt til på forskellig vis både med garantier med lån

også med en række andre manøvrer som er blevet beskrevet at understøtte danske bank fordi

på en konkurs omvendt viste forløbet også at banken

vi kender alle sammen til forløbet omkring hvordan den her såkaldte

haft medejerskab i løbet af en nat blev forvandlet til en låneaftale fordi

og nordeas direktør havde statsministeren på på natligt besøg og sagde at

har så stor en en magt at selv landes statsminister faktisk må bøje nakken

af konsekvenserne af de her meget meget store banker

såkaldte moral hazard altså den her

far stat eller mor stat jeg ved

meget naturligt og det er ikke noget som venstrefløjen har fundet på

krise i den ene del af finanssektoren for eksempel i pengeinstitutsektoren kan smitte af til for eksempel realkreditsektoren eller pensionssektoren eller andre dele som er blevet indlemmet i de her store

har en konsekvens for konkurrencen ser vi på realkreditområdet sidder de tre største realkreditinstitutter på firs procent

for eksempel usa som som har en mere kraftig antitrustlovgivning end vi har her

forhindrer dem i at nå det omfang magnus barsøe som er debatredaktør på på finansdk

en meget fin klumme skrevet ville vi acceptere hvis der kun var tre frisører i danmark og hvad tror vi det ville betyde for prisen på en klipning hvis vi havde tre frisører at vælge mellem det er faktisk det som reelt er situationen vores realkredit nu har nykredit så

er nok steget fra firs procent til måske fem og firs eller halvfems

med truslen mod konkurrence og problemet ved at lade banker blive så store har vi også historisk haft begrænsninger på bankers omfang efter krisen

man hårdt ind overalt i verden i usa kender vi den berømte glass steagall lovgivning men her i danmark

meget klare brandmure mellem for eksempel banker og realkreditinstitutter du måtte

og måske var det fraværet af kriser der gjorde at man så fik en periode den såkaldte nyliberale epoke hvor man jo så løsnede båndene for alvor og blandt andet fjernede brandmurene mellem realkredit og banker hvilket førte til at de gamle danske realkreditforeninger som vi har haft meget glæde af blev omdannet til aktieselskaber og indlemmet i de store finansielle supermarkeder de fleste af dem i hvert fald

efter den finanskrise der ramte os for nogle år siden

i danmark i eu havde man en kommission som

var ledet af den finske nationalbankdirektør erkki liikanen som faktisk

tilbage i to tusind og

opdele de største europæiske banker i storbritannien tog man det til sig og gennemførte

der hedder ringfencing hvor man altså indhegner den kunderettede del af bankerne sådan at man kan lade den mere spekulative del af bankerne falde uden at det går ud over almindelige mennesker og i usa har man

gjorde vi nærmest det modsatte der gik vi ind og sagde

som vi giver det her sifi stempel altså som er vigtige institutter som

sådan set anerkendte at vi har banker der er too big to fail eller

hårdere krav til dem problemet er

givet de her banker nogle konkurrencefordele faktisk belønner man dem for at være

fordi de har det her sifi stempel det er klart at det sænker risikoen når man ved at staten kommer og redder en så de kan låne penge billigere end andre banker det betyder selvfølgelig også at de bliver stillet bedre i en konkurrence mod

der er rigtig mange gode grunde til at kigge på det her

er blevet snakket om at det ville være udtryk for ekspropriation

er reel konkurrence og at der ikke bliver total markedsdominans for enkelte selskaber

er en integreret del af

er selvfølgelig hvor og hvornår man gør det men det har ikke noget med ekspropriation at gøre tværtimod har det

at gøre med at beskytte mindre virksomheder mod urimelig konkurrence fra store i den forstand er det jo også lidt interessant at en af cheføkonomerne i cepos otto brøns

ikke helt huske hans navn jo skrev en klumme for ikke så lang tid siden hvor han faktisk plæderede for at det godt kunne være at man skulle begynde at se på om det er klogt at man har banker der er så store fordi det kræver en så omfattende regulering når vi har så store banker og

klogere at gå den modsatte vej og gøre bankerne mindre men til gengæld så lade dem klare sig selv det er selvfølgelig lidt interessant jævnfør liberal alliances ordførers tale heroppe at der er nogle små sprækker i liberalisternes rækker når det kommer til det her spørgsmål men med de ord

man sige grundig belysning af de spørgsmål som vi diskuterer i dag men ikke desto mindre

om det hele men jeg synes

godt at vi har en oplyst og grundig debat om de spørgsmål og jeg synes også

være det er sidste chance jeg får til at sige det nu er

rose vores erhvervsminister for at

debat i den periode hvor hvor han har været minister det synes jeg har været rigtig godt også sammenlignet med

oplevet tidligere fra andre ministre uden

finanssektoren for det er noget der optager mange danskere det kan være kompliceret men det har betydning for vores alle sammens liv så

behandlingen hvis ikke forslagsstilleren er til stede

jeg har fået underretning om at han skulle være på vej det er så et spørgsmål om hvor det

udgår sagen

to minutters pause

at han ikke var her

vi så lægge ud med udlændinge og integrationsministeren

at regeringen inden udgangen af to tusind og nitten fremsætter lovforslag om at afskaffe kravet om økonomisk sikkerhedsstillelse i sager om ægtefællesammenføring det radikale venstre anfører at

der sjældent foretages inddrivelser i sikkerhedsstillelsen og at kravet er overflødigt og rammer danskere der ønsker ægtefællesammenføring det kommer nok ikke som nogen stor overraskelse når jeg siger at regeringen ikke kan støtte det her beslutningsforslag det er regeringens opfattelse at det både er hensigtsmæssigt og også rimeligt at vi stiller et sådant krav og modsat det radikale venstre

mener regeringen ikke at kravet om sikkerhedsstillelse er overflødigt kravet om en økonomisk sikkerhedsstillelse indebærer at herboende udlændinge og danskere der ønsker at få en ægtefælle her til landet normalt skal stille en økonomisk sikkerhed på ethundredetusind kroner i en periode på ti år netop fordi regeringen mener at det er vigtigt at sikre at den familiesammenførte ægtefælle ikke ligger det offentlige til byrde blev beløbet i sommeren to tusind og atten hævet fra halvtredstusind kroner

til de nuværende ethundredetusind lovforslaget blev jo i øvrigt vedtaget af et bredt flertal her i folketinget beløbet skal dække eventuelle offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven som senere måtte blive udbetalt til

udlænding der ansøger om ægtefællesammenføring hvis der

skal kommunen tvangsinddrive det udbetalte beløb i sikkerhedsstillelsen og kravet om økonomisk sikkerhedsstillelse er således med til at skabe et incitament til at ægtefællesammenførte bliver selvforsørgende og dermed også bliver en aktiv del af det samfund som de nu er kommet til endvidere

sikkerhedsstillelsen kan nedsættes hvis den hvis den ægtefællesammenførte består danskprøver det må man sige jo motiverer ægtefællen til netop at lære dansk og kravet sikrer at kommunerne kan få refunderet hjælp til forsørgelse der udbetales til udlændinge som ægtefællesammenføres her til landet radikale venstre mener at

sikkerhedsstillelse er overflødigt fordi det løbende forsørgelseskrav er

ægtefællerne ikke søger om hjælp til forsørgelse det må jeg sige at er fuldstændig uenig i kravet om en økonomisk sikkerhedsstillelse og det det løbende forsørgelseskrav supplerer hinanden forsørgelseskravet betyder at opholdstilladelsen til ægtefællen løbende er betinget af at ingen af ægtefællerne modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven og hvis en af ægtefællerne eller dem begge får en

skal opholdstilladelsen som udgangspunkt inddrages forsørgelseskravet

forsørgelseshjælp det gør sikkerhedsstillelsen derimod det radikale venstre har sat spørgsmålstegn ved kommunernes behov for adgang til inddragelse da muligheden for at trække på sikkerhedsstillelsen kun har været brugt i ganske få sager men

er det som sagt vigtigt at der findes en sådan mulighed for kommunerne det gælder uanset omfanget af kommunernes inddrivelse i en given periode muligheden for

trække på sikkerhedsstillelsen har jo netop den præventive

som vi ønsker og det kunne jo tænkes at

der ville være flere familiesammenførte der ville søge om hjælp til forsørgelse hvis der

var mulighed for at tvangsinddrive pengene det gælder ikke mindst i en situation hvor parret er blevet skilt

gælder sikkerhedsstillelsen jo netop fortsat regeringen mener således at der er god grund til at

krav om økonomisk sikkerhedsstillelse og efter regeringens opfattelse

man som ægtefællesammenført her i landet skal være selvforsørgende derfor fraviger vi også kun kravet hvis der foreligger helt ganske særlige grunde det gælder uanset om den herboende er dansker eller udlænding

således regeringens opfattelse at det er både hensigtsmæssigt at det er rimeligt og på ingen måde er overflødigt at vi stiller krav om økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager og med det

jo nok høre hvor det bærer hen regeringen bakker ikke op om det her beslutningsforslag men det tror jeg heller ikke kommer som en overraskelse hverken for det radikale venstre eller

følge op på tilhørerpladserne

ikke er enige i det ministeren her har fremlagt det jeg synes er det springende punkt som jeg godt vil bede ministeren om at forholde sig til er at de her sikkerhedsstillelser ikke bliver brugt i særlig stort omfang

dansk internationalt ægtepar går ned og beder om penge eller får penge fra kommunen risikerer de jo at den udenlandske ægtefælle bliver udvist derfor har man jo

skal stille ethundredetusind

løst den udfordring som jeg er enig med regeringen i

en ægtefælle der kommer hertil selvfølgelig skal forsørge sig selv der har man regelsættet på plads så

en konto og så kan kommunen tage pengene derfra hvis man på

jeg sådan

det er rimeligt at man bliver udvist hvis man ikke lever op til reglerne man kendte reglerne da man kom hertil det bliver vi nødt til at holde fast i for ellers ville det udhule reglerne fuldstændig og vi ville komme til at

massiv andel familiesammenførte her

danmark som hverken forsørger sig selv eller kommer til at tage del i

danske samfund det kan ikke være ønskværdigt

det her med den præventive effekt ved man at det er de her

der har den præventive effekt jeg mener nemlig at det er det at man risikerer udvisning som ministeren var inde på her til sidst som har den præventive effekt derfor er der ikke nogen isoleret effekt af det her krav og

afskaffe det og på den måde gøre det nemmere for en dansk statsborger at have sin familie i sit

siden udlændingelovens vedtagelse i

må det være reglerne for familiesammenføring ægtefællesammenføring efter hvilke regler skal borgere i danmark have mulighed for at få udenlandske familiemedlemmer til danmark få spørgsmål i dansk politik har vel skabt så stor diskussion polemik og splittelse

derfor er det egentlig også forbløffende hvor udramatisk det sidste år lykkedes et historisk bredt flertal i folketinget at indgå en aftale om netop de her regler baggrunden for det lovforslag var den højst mærkværdige og for mig uforståelige dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol der erklærede vores gamle otte og tyve årsregel i strid med menneskerettighederne dommerne mente at reglen diskriminerede det var på den baggrund at socialdemokratiet og dansk folkeparti og regeringspartierne brugte dommen som anledning til at erstatte kravet om at parrets samlede tilknytning til danmark skulle være størst med en række nye krav til parrets mulighed for at blive godt integreret i danmark det handler om parrets beskæftigelse uddannelse og sprogkundskaber vi vurderer at den her nye lovgivning vil gøre det lettere for ægteparrene at gennemskue hvad de skal opfylde

for at kunne bosætte sig i danmark samtidig med at det vil sikre vores samfund en bedre mulighed for at integrere de nyankomne på en god måde herudover

fastholder de nye regler at der skal stilles en økonomisk sikkerhed så det danske samfund ikke ender med regningen det må være rimeligt at danskere der ønsker

udenlandske ægtefælle hertil også er i stand til at påtage sig lidt af de økonomiske udgifter hvis den nyankomne efter få uger sidder nede på kommunen og beder om ydelser fra det offentlige det mener vi er et sundt princip som har fungeret ganske udmærket på tværs af både røde og blå regeringer i et par

så vidt jeg husker halvtredstusind

socialdemokratiske optik at kravet her skal være ethundredetusind

jo større chancer er der så for at man kan få sin ægtefælle fra usa australien kina eller hvor det er uden for eu til danmark

holde fast i at det skal være pengepungen der afgør om man kan få sin

den store betydning for hvor mange der søger jeg

ikke lige se nogen sammenhæng mellem det men jeg synes faktisk at

og da de nye regler blev forhandlet var det heller ikke på opfordring fra os at det blev hævet

sagde da vi førstebehandlede det nye lovforslag men nu har vi jo indgået en politisk aftale som vi synes er god og hvor der jo som altid er blevet givet og taget og vi har accepteret at

så se for sig at de partier

få regeringsmagten kunne lave det her om så beløbet kunne blive sat

hertil at der er politisk ro omkring reglerne for ægtefællesammenføring og vi vil gerne sammen

at se om ikke de regler vi har lavet nu faktisk kan fungere i nogle år

så folk ved hvad det er de har at rette sig efter og jeg tror at alle politiske partier har det sådan at der er enkelte elementer

politiske aftaler man er mere glad for end andre og det her var som sagt ikke vores opfindelse men vi synes det har en politisk værdi i sig selv at er skabt ro omkring de her regler så det

og bede om penge må man forstå men men var det så ikke lettere bare

forsørgelse det vi så har en regel om er at man ikke kan få forlænget sin opholdstilladelse hvis man har modtaget integrationsydelse eller kontanthjælp men det ændrer bare ikke på

være sådan at hvis man ønsker sin udenlandske ægtefælle til danmark så starter man ikke med at bede de andre borgere i danmark om at forsørge vedkommende hvis

forvente det men derfra og så til at lave en regel der betyder at

råd der kan få familiesammenføring i modsætning til dem der har

råd er lidt underligt

jo ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem hvem der så bagefter går ned på kommunen hvad nu hvis kravet var en million

hvorfor socialdemokratiet går med på et forslag som bare betyder at de almindelige mennesker som socialdemokratiet

er dem der rammes hårdest i forhold til at finde en anden løsning der ville gøre at det er dem der vil udnytte systemet

det er rimeligt at det danske samfund har noget økonomi i sikkerhed hvis folk beder om at deres udenlandske ægtefælle skal komme til danmark det synes vi er rimeligt og derfor kan

til danmark og sidste år

cirka fire tusind seks hundrede så det er et fald fra ellevetusinde

til fire tusind seks hundrede det er der selvfølgelig mange forskellige

skal antallet altså endnu længere ned og derfor

efter vores opfattelse ikke behov for at man går ind og lemper reglerne sådan som de radikale lægger op til her

kan ikke støtte forslaget da det efter vores opfattelse er

unødvendig svækkelse af udlændingepolitikken vi mener at vi skal fastholde kursen og udbygge den ikke svække den der skal stilles krav

udlændinge der ønsker at opholde sig i danmark og det skal der også selv om de ønsker at opholde sig her med en dansk statsborger der skal

er tilfældet eller den indvandrer som ønsker at hente en udenlandsk ægtefælle til til danmark nogle af kravene handler også om at lægge en dæmper på den samlede indvandring til danmark

skjul på i dansk folkeparti så det gør vi heller ikke dertil kommer

der efter vores opfattelse er tale om helt rimelige krav også i dette tilfælde og så er der også danske statsborgere det synes jeg også hører med til billedet som eksempelvis er kommet hertil

ikkevestligt land eller et muslimsk land og det er endnu et argument for at det også er relevant at stille krav til

statsborgere igen også for at kunne styre indvandringen i dette tilfælde ved at stille krav om en økonomisk garanti derudover bidrager ordningen

udlændinge bliver selvforsørgende og det

set også være ganske fornuftigt så med disse begrundelser der er også et par andre som jeg ikke nævner her i dag

ægtefæller det synes jeg er helt logisk og der er mange af de krav

som vi også støtter op om der hvor kæden hopper af for mig er selvfølgelig når herre martin henriksen siger at det her også handler om

og gøre det umuligt for nogle danske statsborgere at have deres egen familie i det fædreland de de nu er en del af hvorfor er det at

ikke kan adskille migranter

fundet en ægtefælle i ukraine eller

radikale venstre at man ikke må lave forskelsbehandling så det er jo en del af begrundelsen

øvrigt vil jeg sige at et stykke af vejen

blevet blandet sammen i en stor pærevælling og det er bla fordi partier som radikale venstre men også andre partier herinde har været alt for gavmilde med at dele dansk indfødsret altså dansk statsborgerskab ud til udlændinge som dybest

har været integreret og når man har gjort det gør det selvfølgelig også at vi for at vi kan styre indvandringen

som kulturelt ligger langt væk fra dansk kultur og som selv om de er blevet danske statsborgere stadig

og mig bekendt kan man sagtens lave forskelsbehandling mellem danske statsborgere og ikkedanske statsborgere det er klart at forskellige regler blandt andet formentlig også vores grundlov forbyder at gøre forskel på danske statsborgere men man må godt give danske statsborgere en særret

det blev så afskaffet jeg tror det var efter en dom fra den europæiske

også efter ønske fra nogle partier herinde

men når det her er blevet blandet sammen i en stor pærevælling synes jeg altså at det radikale venstre også ligesom må tage ansvaret for det for det er jo blandt andet det radikale venstre som i mange år har været bannerfører

indflydelse på skiftende regeringer både borgerlige og socialdemokratiske regeringer igennem danmarkshistorien som jo har været med til at give statsborgerskab til en masse mennesker som slet ikke har været danske og som nok heller aldrig nogen sinde bliver danske og når det er sådan bliver vi jo også nødt til at tage højde for det i vores

til danmark skal bidrage til det danske samfund og ikke parkeres på passiv forsørgelse vi mener derfor også at kravet om økonomisk sikkerhedsstillelse øger ægtefællesammenførtes incitament til at blive selvforsørgende frem for at ligge det offentlige til last det var også grunden til at vi introducerede kravet tilbage i to tusind og to og det var derfor vi var med til at hæve beløbet fra halvtredstusind

kroner sidste år selvfølgelig skal danmark være et land man kan komme til for de der vil bidrage til vores fællesskab men vi må også erkende

styr på indvandringen og den måde man bliver integreret

så koster det den danske statskasse mange milliarder hvert år derfor handler kravet om en økonomisk sikkerhedsstillelse også om ret og rimelighed

så skal vi også føle at vi alle sammen bidrager til den fælles statskasse man ankommer trods alt til det samfund i verden hvor der sker den største omfordeling

andre menneskers lønindkomst via skatten

sikkerhedsstillelse er overflødigt fordi der allerede eksisterer et forsørgelseskrav men i modsætning til sikkerhedsstillelsen giver forsørgelseskravet jo ikke kommunerne mulighed for at tvangsinddrive udbetalt forsørgelseshjælp det er jo netop deri kravet om sikkerhedsstillelse har sin

især på den præventive effekt som ministeren også var inde på venstre bakker derfor fortsat op om kravet om økonomisk sikkerhedsstillelse og kan på denne baggrund ikke støtte beslutningsforslaget

hvor det viser sig at kommunerne faktisk har

udgifter ved at administrere de her bankgarantier end de trækker fra dem

hvis sådan et dansk internationalt par

ægtefællen med meget stor sandsynlighed simpelt hen udvist og derfor er der jo ikke rigtig nogen der går ned og beder om penge på kommunen fordi det jo får en meget alvorlig konsekvens for det par

i det lys at vi synes at man godt kunne fjerne det her krav om at stille ethundredetusind kroner i garanti til kommunen fordi

hen ikke bliver brugt de regler vi har lavet virker og derfor virker det her mest bare som noget der chikanerer de her par hvorfor synes venstre

i den her debat og set i det lys synes jeg at når vi ser på den undersøgelse bliver der

noget værdiskabelse som ligger ud over det beløb som

ordningen og det er jo ikke regnet med i den her

ser man det i det lys er der en afvejning som i den undersøgelse herre steenberg peger på slet ikke er

det synes jeg må være rimelig gældende

hvis man modtager penge så kunne det ikke være regel nok og så kunne man fjerne det her krav og så har man har man det andet

jo flere man har af dem det ser det jo tydeligvis ud til at gøre i det her tilfælde fordi ordningen virker rigtig godt og det virker underligt på os at lave om på en

når man møder en succes

synes jeg at man skal tage hatten af og anerkende at det jo er lykkedes at øge uligheden i det danske samfund

eksempel på det er jo de mange børn som

har været dramatisk stigende i perioden et andet omend mindre eksempel det skal erkendes

i forbindelse med familiesammenføring fra halvtredstusind

jo godt være at folketingsmedlemmer sådan i almindelighed tror at

sætte ind på en bankbog og det

fuldstændig rigtigt at i gennemsnit har man jo det rådighedsbeløb det er der jo ikke tvivl om men der er jo en ret stor del af den danske befolkning som ikke har det

også en stor del af den danske befolkning som arbejder hver dag som aldrig modtager nogen sociale ydelser og som ikke har nogen som helst intention om at deres familiesammenførte ægtefælle skal modtage

sociale ydelser derfor er det her jo bare socialt skævt man har valgt en model

der er jeg jo meget glad for at vi har herre martin henriksen til at sige sandheden nej

købet har hjulpet så må man jo spørge hvem er det så der

ind på en bankbog nej naturligvis er det ikke dem dem det går ud over er de dårligst stillede eller dem der har

dem der har den laveste løn knokler hver dag for en lav løn

ud over det er ulighedsskabende samtidig med at

en administrativ byrde og jeg synes selvfølgelig at

i overensstemmelse med regeringens politik og jeg kan godt lide at partier følger den politik de går ind for jeg har har lidt vanskeligere ved at forstå hvad socialdemokratiets formål er med at støtte

vi har gennem de sidste mange årtier i danmark modtaget alt for mange udlændinge som ikke har været i stand til at forsørge sig selv og det har haft store konsekvenser for de offentlige finanser og for borgerne i danmark som enten har måttet betale meget meget højere skatter end hvis vi ikke havde modtaget så mange udlændinge som ikke kunne forsørge sig selv eller alternativt har fået en dårligere velfærd fordi der skulle bruges mange milliarder udbetale offentlige ydelser til folk som i stedet kunne være brugt på andre ting

heldigvis blevet strammet op det er sent der er blevet strammet op men bedre sent end aldrig et af de områder der er strammet op på

at man skal stille en sikkerhedsgaranti i tilfælde af at man skulle trække på offentlige ydelser

selv kommer til at betale for noget af det det er

det skal vi holde fast i

olsen taler generelt om udlændinge det synes jeg er forkert og det

danske statsborgeres ægtefæller og ikke alle mulige andre der er det jo forkert hvis man ser på de undersøgelser

lige præcis danske statsborgeres ægtefæller udgør en meget stor økonomisk byrde

blive udvist altså er der et regelsæt der lige præcis

ægtefæller sørger for at folk forsørger sig selv

ikke se hvorfor man skal have en regel som den her som med dansk folkepartis ord bare har til hensigt at danske statsborgere ikke kan have deres ægtefæller i landet

udlændinge gift med danske statsborgere skal folk forsørge sig selv

også internationale aftaler som står i vejen for at vi kan føre en politik der gør at alle uanset

hvem de bliver familiesammenført med om det er danske

trække på de offentlige kasser fra dag et det er jo tilfældet i dag

blander ikke tingene sammen her har her har det været muligt at indføre et princip der gør

anden sikkerhed for at man ikke kommer til at ligge de offentlige kasser til last

lever op til de forsørgelseskrav der

spørgsmålet om om ægtefællen overhovedet må komme

dansk folkeparti at de her regler er lavet for at en dansk

er liberal alliance enig i at det er målet

ensidigt på det her krav for kravet har nogle konsekvenser konsekvenserne er jo at det holder folk væk som ikke

kunne forsørge sig selv det skal man jo tage med i den her betragtning det er godt at langt de fleste gør det

ikke kommer hertil som ikke ville kunne forsørge

at hæve kravet om om garanti fra halvtredstusind

men rent logisk set herre joachim b olsen vil det så ikke

sørge for at holde endnu flere væk

hvis man øger det fra ethundredetusind kroner til tohundredetusind

hvis man virkelig går på kommunen og bliver afhængig af ydelser så rækker ethundredetusind

er jo hurtigt brugt der ville det da være meget bedre med ethundredetusind

oveni eller tohundredetusind

kunne man ikke modtage noget fra de offentlige kasser de første mange år man var i danmark det er så ikke muligt at lave sådan en lovgivning af andre årsager og derfor må man

gøre det næstbedste og det næstbedste

er så at man beder om at folk har ethundredetusind kroner med sig når de

for manges vedkommende også vil komme til at trække på

jeg taler her på vegne af vores ordfører fru carolina magdalene maier alternativet

om afskaffelse af økonomisk sikkerhedsstillelse i sager om familiesammenføring som vi er meget enige i og som vi derfor stemmer for vi er helt enige med forslagsstillerne i at den økonomiske sikkerhedsstillelse ikke har nogen af de effekter den efter hensigten skulle have og når undersøgelser samtidig viser at det oven i købet medfører udgifter for kommunerne bliver kravet helt meningsløst da argumentet for kravet netop er at tilflyttere ikke må medføre merudgifter for det offentlige hvilket ægtefællerne givetvis overhovedet aldrig nogen sinde har haft til hensigt yderligere skaber den økonomiske sikkerhedsstillelse særlig efter den er blevet skærpet strukturel forskelsbehandling af ansøgere det gør den fordi den rammer socialt skævt

når danske

for at bo i danmark med deres udenlandske ægtefælle bliver umuliggjort rent finansielt tvinger vi dem i en periode til at flytte til sverige eller til tyskland hvilket naturligvis er helt

i alternativet mener vi at alle danske statsborgere skal have mulighed for at få adgang til

at kunne bosætte sig i danmark med det menneske de har valgt at dele deres liv med sådan at

forslag vil man slække på kravene på familiesammenføringen man vil med andre ord bygge oven på de fejltagelser der er begået de sidste

tredive år i dansk integrationspolitik det vil sige mere marginalisering flere parallelsamfund og flere børn der vokser op med forældre på kontanthjælp det er den helt gale opskrift i det konservative folkeparti mener vi at man skal forsørge sig selv og sine og ønsker man sin ægtefælle her til landet skal man naturligvis kunne stå inde for at vedkommende ikke ligger samfundet til last det er sund fornuft

skaber incitament til selvforsørgelse vi har i danmark problemer med underbeskæftigelse af gruppen af ikkevestlige indvandrere og derfor er kravet en naturlig forlængelse af en udlændinge og integrationspolitik der skal sørge for at dem der kommer til danmark forsørger sig selv

mange der gør og det er flot men vi

der er flere der er selvforsørgende de radikales beslutningsforslag understreger at der er meget langt fra regeringen

dansk folkepartis udlændinge og integrationspolitik

grundlag som socialdemokratiet kommer til at danne en eventuel regering på til gengæld må jeg sige at det er befriende at vi i disse uger før det forestående valg får en forsmag på hvad vi kan

som sagt

er der mange gode grunde til at stille krav om økonomisk sikkerhedsstillelse man skal bare tage et smut forbi mjølnerparken hvor over fyrre procent af beboerne står uden for arbejdsmarkedet eller vollsmose hvor det er over halvdelen der ikke er i arbejde vi mener at de radikales

den helt gale vej at gå og derfor kan vi i det konservative folkeparti ikke

stråmænd i forhold til hvad det er radikale venstre mener vi er fuldstændig enige i forsørgelseskravet det er helt rimeligt at man siger at en dansk statsborgers ægtefælle skal forsørge sig selv og lære dansk for at måtte blive det krav støtter vi op om så

og så

så svare på at man lader være med at blande folk i mjølnerparken og vollsmose sammen med danske statsborgeres ægtefæller herre naser khader kan jo gå ind og se de svar jeg har fået om hvilke lande de personer er fra

ikke gift med danske statsborgere det er danske statsborgeres ægtefæller det her handler om og derfor synes jeg at herre naser khader skulle prøve at forholde sig til det forslag der ligger

statsborgere gælder også for det ikkedanske statsborgere i forhold til familiesammenføringer

med ikkedansk baggrund familiesammenfører så ender de i ghettoområderne hvor der i forvejen er store problemer med social kontrol arbejdsløshed kriminalitet med videre

så derfor mener vi at det er vigtigt at stille krav

man ikke kan gøre forskel på danske statsborgere og andre statsborgere det kan man sagtens faktisk er det jo sådan i dag at danske statsborgere i visse tilfælde har færre rettigheder til at få en ægtefælle hertil

parti ikke se på om ikke danske statsborgere kunne have nogle rettigheder andre statsborgere ikke har

den europæiske menneskerettighedsdomstol der

det gav os en del udfordringer i forhold til danskere der gerne vil familiesammenføre deres ægtefælle og børn hvis nu vi havde sagt nej

fastholde seks og tyve årsreglen så havde vi ikke stået

mere eksport mere samhandel mere samarbejde mere viden fra udlandet men vores egne statsborgere skal for

så mødes de nemlig af den ene chikanerende regel efter den anden

bekræftet i dag med dansk folkepartis tale har til formål at en dansk statsborger ikke skal kunne få sin udenlandske ægtefælle til danmark og i stedet for må bo i et andet land

vi fra radikale venstres side foreslået at fjerne en af de regler der skaber allerflest problemer for de danskere som er blevet forelsket i en ikke eu borger nemlig kravet om at man

for overhovedet at kunne ansøge om at få sin ægtefælle til danmark som jeg også hører i debatten i dag bruger flertallet

argument at man skal kunne forsørge sig selv

ikke forsørger sig selv ingen

man skal forsørge sig selv derfor støtter vi også det som hedder fremadrettet forsørgerpligt der allerede gælder i dag en dansk statsborger eller ægtefællen kan simpelt hen ikke modtage noget fra kommunen i otte år for så medfører det formentlig udvisning af ægtefællen

at dansk internationale familier i ikke særlig høj grad går på kommunen og beder om penge

danske statsborgeres ægtefæller kommer i job ganske hurtigt

kroner en undersøgelse fra ægteskab uden grænser viser at de fem største kommuner

udgifter til at administrere de her garantier

som ikke har nogen effekt i den virkelige verden det er kun for at chikanere danske statsborgere der har fundet kærligheden uden for eu og helt uden nogen ordentlig grund

for de her danske statsborgere har ikke gjort noget galt det ser ikke ud til at der er flertal for at fjerne det her krav lige nu men i radikale venstre har vi tænkt os at

at kæmpe for de danskere der har fundet kærligheden i udlandet og jeg noterede

holdning er at kravet i hvert fald skal laves om det burde være en ret at kunne bo i sit eget fædreland med sin ægtefælle og børn

ønske om at chikanere danske statsborgere

er det jo forkert

ønske om at chikanere danske statsborgere og når herre andreas

siger at danske statsborgere ikke må hente deres udenlandske ægtefælle til danmark

statsborger må godt hente sin udenlandske ægtefælle til danmark hvis de lever op til kravene det siger jo ligesom sig selv

som jeg også nævnte fra talerstolen i to tusind og femten

blev familiesammenført til danmark og det har selvfølgelig noget at gøre med

flygtningepolitik indvandrere i danmark og danske statsborgere

fire tusind personer hvis vi havde lyttet til det radikale venstre

var det tal jo ikke faldet så var det jo stadig væk højt

er herre andreas steenbergs kommentar

med de her regler også var at der skulle komme færre altså at der var danske statsborgere der skulle opleve at deres ægtefæller ikke skulle komme her det var derfor jeg sagde som jeg

i talen og derfor mener jeg også det er chikane især når man kan se at kommunerne faktisk

så vidt jeg lige husker frit fra hukommelsen er omkring to tusind danske statsborgeres ægtefæller der er blevet afvist i den her valgperiode så min kommentar til det sidste spørgsmål er at det det her forslag handler om

betyde at der er to tusind danske statsborgere der

er det jo og så bliver det jo også nemmere at hente en udenlandsk ægtefælle til danmark det er der

lægge skjul på sådan er det jo men man kan jo godt få sin udenlandske ægtefælle til danmark det kræver at man lever op til nogle krav nogle krav som efter

opfattelse er helt helt rimelige og som er

det radikale venstre har været med til at uddele statsborgerskab til nogle personer som slet ikke har været danske og som jo derfor også kan søge om at få en udenlandsk ægtefælle til danmark eksempelvis fra deres hjemland eller deres forældres hjemland det hører også med til historien

væsentligt men uanset hvilken baggrund

holdning er at kravet her burde være halvtredstusind kroner i stedet for ethundredetusind

nu selv mener det generelt vil vi jo kæmpe alt hvad vi kan for at danmarks egne statsborgere kan bo med en udenlandsk ægtefælle i danmark for resultatet af den politik dansk folkeparti har været med til at føre er som herre martin

sagde i sin tale at der er danske statsborgere der oplever at de ikke kan have deres ægtefælle her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

alle skal have lige muligheder alle skal have lige muligheder for at uddanne sig og alle skal have lige muligheder for at få et job

lige muligheder for at udvikle sig og leve det liv som de går og drømmer om det mål er folkeskolen et af de vigtigste redskaber til

også vigtigt at vi hele tiden arbejder for at forbedre vores folkeskole hvor vi kan

fortsat øger den sociale mobilitet i vores samfund alle skal have frihed til at vælge lige den fremtid de ønsker

var det som var hensigten da vi lavede de nye rammer for folkeskolen med det her lovforslag udmønter vi en aftale som vi indgik i januar to tusind og nitten det er en justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole så skoledagen bliver endnu bedre for alle børn

en rigtig god aftale efter min mening med rigtig mange socialdemokratiske aftryk

om skoledagens længde meget meget længe jeg synes at det er lidt ærgerligt at vi taler om skoledagens længde og ikke om indholdet vi ønsker en meget varieret undervisning og derfor

er rettidig omhu at vi forkorter skoledagen en lille smule for de yngste elever

at vi har sikret økonomien så de

i overskud efter at man så forkorter skoledagen for de yngste

bliver i undervisningen til de pædagogiske tiltag

også har fået yderligere økonomi til den øgede åbning af

kan man nu i fremtiden hvis vi når at få det her lovforslag

forkorte skoledagen med to timer hvor man kan erstatte uu timerne med pædagogiske tiltag også her skal man bruge pengene

til pædagogiske tiltag og det har også været afgørende for os

nu for en skoledag der er lidt kortere for eleverne i indskolingen men også i mellemtrinet og på overbygningen hvis man ellers ønsker det derude i kommunerne

så omkring fire hundrede og firs fagtimer skulle erstatte uu timerne

barberet meget ned i socialdemokratiet så nu endte vi ud med at få halvfems fagtimer i stedet for en billedkunststime en historietime og en

det er med til at sikre at vi stadig væk har uu det er fortsat som det stod i folkeskolereformen da vi lavede den og det er jeg rigtig meget tilfreds med

vi fået præciseret seksten b det synes jeg også er fint nu må man kun bruge den i indskolingen eller i specialklasser

det er fint at vi har gjort det på den her måde

med uu timerne i mellemtrinet og

har vi lavet en læsekampagne for alle klasser i alle

det er sådan at vi skal starte ud med bogens år som også er et socialdemokratisk forslag hvor vi ønsker at få bedre læsere

med det her forslag rækker vi også ud efter en hel masse andre positive tiltag det er sådan at

vi kigger på kompetencemålsætningen for lærerne ude på skolerne vi ved at det har været rigtig svært at nå vores kompetencemål om at alle

tyve skal have en uddannelseskompetence vi har stadig væk fortsat målet men

de sidste lærere har været sværeste at få uddannet som vi har ikke slækket på målet men vi har ændret ja

fem og tyve herefter derudover

skal vi sikre at vi får færre vikarer i folkeskolen det synes jeg også vil være rigtig fint vi ved også at det er svært for kommunerne at

er en udfordring men at vi

arbejder hårdt for det samme alt i alt synes jeg at det her

vi støtter selvfølgelig lovforslaget vi håber rigtig meget at vi når at få det igennem inden valget bliver udskrevet det er sådan at det bliver hastebehandlet så vidt muligt

lange måneder hvor især socialdemokraterne og radikale radikale gjorde knuder i dansk folkeparti kan vi så glæde os over at skoledagen bliver kortere at der kommer flere fagtimer og

bliver skoledagen tre lektioner

understøttende undervisning kan så konverteres til fagtimer og kortere skoledag for nulte tre klasse og for specialklasser i fjerde

så kan mellemtrinet og udskolingen konvertere understøttende undervisning til to ugentlige klokketimer

man bruger dem til to voksenundervisning særlige talentforløb

eller lærere i forbindelse med åben skole og det skal alt sammen godkendes af kommunalbestyrelsen

så kommer der heldigvis færre understøttende undervisningstimer

der kan vi jo glæde os over at der kommer en ekstra lektion i fransk eller tysk i femte klasse at billedkunst nu også får en lektion i

madkundskab og design får vejledende timetal

har vedtaget praktisk musiske fag i syvende og ottende klasse håndværk og design som obligatoriske

madkundskab og billedkunst

mulighed for at udbyde så vi kan have et forløb på blandt andet større skoler i billedkunst fra første

glædeligt folkeskolen bliver lidt mere praktisk

får vi også en ekstra lektion i historie i niende klasse

på samme niveau som dansk og matematik nemlig et minimumstimetalsfag så det er alt sammen vældig godt og så flytter vi lidt rundt på nogle lektioner i idræt

er der også noget der har været meget vigtigt for dansk folkeparti nemlig at kristendomsfaget bliver gjort fleksibelt i syvende og ottende klasse og ikke nok med det vi

også skrevet ind at man kan forkorte undervisningstiden ved at konvertere understøttende undervisningstid

ugentligt det er jo baseret på nogle forsøg der blev lavet og selv om jeg er ret kritisk over for de forsøg

men vi vidste jo godt i forvejen at skolerne ville være glade for

skal forsøg til at overbevise mine kollegaer i folketingssalen

vældig godt at vi nu stadfæster at

formålet med understøttende undervisningstimer bliver beskrevet noget tydeligere og det

får også lov til at være med i ansættelsesudvalget

når der skal findes en skoleleder det synes jeg også er glimrende og så kan kommunalbestyrelsen gør valgperioden til skolebestyrelsen to årig i stedet for fire årig alt sammen vældig godt og kompetencemålsætningen altså at lærerne

de mål vi har i nogle år det er egentlig også meget godt

i år og fra næste år en hundrede og halvfems million

forskellige steder fra det er en god dag for folkeskolen trods

fire lange måneders strid og til sidst

vil jeg bare takke ministeren for et godt arbejde under meget svære betingelser i de fire måneder det har været en fornøjelse at samarbejde med ministeren som jo ikke genopstiller

bare her fra talerstolen sige at jeg vil komme til at savne ministeren det ved ministeren godt men jeg synes at

tak

af folkeskolen

i mange møder og over lang tid men

give nogle mere klare rammer for tilrettelæggelsen af skoledagen

sker en afkortning af skoleugens længde primært for de yngste elever

får man nu også på plads med lovforslaget her

ting som man kan sige at vi har diskuteret ad flere omgange også i folkeskoleforligskredsen og derfor mener jeg også at de

sten som har været i vejen for at få skabt en rigtig god hverdag

på den her måde nu bliver ryddet væk i venstre er vi overbevist om at det

jo dem der ligesom kender eleverne og kender de lokale behov

kommunalbestyrelserne fremadrettet

en skolebestyrelse i to år jeg ved at der har været kommuner derude der

har efterspurgt det og det glæder mig også at det er noget af det vi har fået med ind i lovforslaget jeg tror på at

måske især børnefamilier til

at stille op til skolebestyrelserne jeg tror det er lettere at overskue at sige ja til to år end det er at sige ja til fire år og på den her måde

tror jeg også at man kan være med til at styrke

nogle ekstra fagtimer blandt andet

sprog og historie og det er noget af det som også har været vigtigt for os i venstre der er en præcisering af § seksten b

som er ordførere på folkeskoleområdet er noget af det vi

skyld tror jeg også ude i folkeskoleverdenen det er sådan at der er mere klarhed nu og

jeg ved at man venter på at det her lovforslag bliver vedtaget jeg håber rigtig meget at udvalget vil være med til

senere i eftermiddag så vi hurtigst muligt kan få vedtaget loven og så skolelederne derude har klare linjer og overblik over hvordan de nu kan tage fat

sige at vi fra venstres side bakker rigtig meget op om

langsommelig proces

en usædvanlig langsommelig proces der har ført frem til en erkendelse i folkeskoleforligskredsen af at der er behov for at ændre på de lange skoledage som blev indført med folkeskolereformen man kan jo sige at

indskolingen vil de yngste skolebørn få mere tid og energi til leg udvikling og fritidsaktiviteter uden for skolen

en kortere skoleuge i indskolingen vil desuden give fritidstilbuddene bedre mulighed for at skabe en sammenhængende indsats for børnene

skriver jeg gerne under på jeg er fuldstændig enig jeg synes det

trist at vi har måttet ad så voldsom en omvej for at nå frem hertil derfor vil jeg sige at

med afkortningen af skoledagen nu endelig rokkes lidt ved hvad jeg vil kalde den mest

upopulære uddannelsesreform i i nyere tid folkeskolereformens indførelse af

kritikken har været massiv fra dag et og jeg synes virkelig

at vi skal helt herop så tæt på et folketingsvalg hvor man nu skal have en hasteprocedure for at rette bare en smule op på lovgivningen

den afkortning der sker af de yngstes

skoledag er så beskeden

som den er vi havde gerne set en yderligere afkortning endnu mere vil jeg sige at det ærgrer os at man samtidig lægger op til en ændring af § seksten

der sættes et loft over hvor meget skoledagen kan afkortes når det gælder eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen

får gjort skoledagen længere det fremgår også tydeligt af

de høringssvar der ligger vi kan se at det er danmarks lærerforenings vurdering

hvor mange timer der kan afkortes på mellemtrinnet og udskolingen

en længere skoledag jeg synes også det er ærgerligt at

i en tid hvor der tales så meget om at vi skal skabe større frihed til skolerne

de lokale modeller for en reduktion af skoledagen

der er stor tilfredshed med både hos elever forældre og lærere

kortere skoledage for nogle vil betyde

udvalgsarbejdet have belyst nærmere hvor mange elever

det egentlig er der får en længere skoledag det synes jeg vil være rigtig vigtigt at få opklaret nu hvor der tales så meget om hvor godt det er at den bliver kortere

var det faktisk rigtig godt at vide hvor mange elever

en længere skoledag ud

i en lang række af høringssvarene

man dropper loftet over de to timer

stille et ændringsforslag til lovbehandlingen om at man udskriver loftet af lovgivningen

står her på folketingets talerstol som nok den mand i danmark der skal tænke sig bedst om

er en revision af en lov der er gennemført af min tidligere hustru

som nu under ledelse af min partifælle undervisningsministeren

over for at ændre og her tror jeg det gælder om at

ordene skal vejes på en følsom vægt

der vil jeg sige at hvis ændringen af folkeskolen var et

restaureringsarbejde ville man kunne sige at det var udført med stor respekt for den oprindelige bygning nogle vil måske mene for stor respekt for den oprindelige bygning men altså med respekt for den oprindelige bygning arkitekternes oprindelige arkitektur kan man tydeligt se men så er der en lang række tilfælde af byggesjusk og dårligt gennemtænkte løsninger i de oprindelige arkitekttegninger som vi får udbedret skoledagen i de små klasser bliver kortere det har været et stort ønske blandt eleverne det har været et ønske blandt forældrene og blandt lærerne man kan altså sige at det har været et ønske blandt

alle der direkte har noget med skolen at gøre de eneste der virkelig har været glade for de lange dage har været repræsentanterne for det flertal der vedtog den oprindelige skolelov men her har fornuften altså sejret når der er en uoverensstemmelse mellem kortet over virkeligheden og selve virkeligheden så er det

bør det jo være virkeligheden der tæller på mellemtrinnet og i udskolingen kan kommunerne nu give dispensation og afkorte skoledagen det er også positivt vi styrker det andet fremmedsprog hvad der jo i mange tilfælde vil sige tysk som jo er noget af et smertensbarn i det danske skolevæsen vi styrker billedkunst og vi styrker historie med flere fagtimer

understøttende undervisning vi vi havde gerne styrket fagligheden mere men vi respekterer jo også at der skal holdes sammen på en forligskreds hvor det ikke er alle der går lige meget op i faglighed og derfor er vi efter omstændighederne tilfredse med resultatet så naturligvis

støtter liberal alliance lovforslaget

carolina magdalene maier om dette forslag til lov om ændring af lov om

folkeskolen lad mig starte med at slå fast at enhver justering af folkeskolereformen i retning af større frihed til skolerne er godt

lige sige at grunden til at jeg står på denne talerstol

blev så vred over den folkeskolereform at jeg bestemte mig til at gå ind i politik igen så jeg burde jo i virkeligheden være taknemlig over den men når det er sagt hilser alternativet også isoleret set denne nye aftale velkommen

og at den lokale frihed til at tilrettelægge skoleugen øges for de resterende klassetrin så langt så godt det er dog for os i alternativet uforståeligt at aftalepartierne bliver ved med at lave justeringer

er en forkert udvikling

den måde tager folkeskolen som gidsel for politiske aftaler hvor alle partier skal tilgodeses og have en luns af kagen i alternativet så vi meget hellere

hvad dens formål er hvilke unge mennesker vi gerne vil have skal komme ud på den anden side

kan vi overlade det til fagfolk at udmønte de politiske visioner vi politikere bør have visioner for folkeskolen vi bør ikke detailregulere den som den nye politiske aftale desværre også er et eksempel på men vi kommer som sagt til

på vej skole og de skal stadig væk have lyst til at fløjte når de går hjem fra skole igen

sammen med hvor lang skoledagen er men jo endnu vigtigere

jeg drømmer om en åben skole med varieret undervisning hvor eleverne både i skolen og uden for skolen kommer til at møde spændende kunstnere foreninger virksomheder

oplever tingene og prøver

vi taber alt for mange børn hvis

skal sidde stille og lytte en stor del af tiden og ikke desto mindre

jeg har især hørt kritik af to ting

er at der er for mange regler og det andet er at der er for få penge der mangler

til at kunne komme ud af skolen og til flere lærere og pædagoger sådan at de har ordentlig tid til at forberede undervisningen

også for firkantede regler for hvordan skoledagen skal se ud og

har vi i radikale venstre arbejdet for dels at vi skal have en milliard kroner ekstra

større frihed til skolerne

vi så står med her er vi kommet igennem med noget af det

skoledagen bliver nu kortere i indskolingen og på mellemtrinnet og i udskrivningen kan man gøre skoledagen kortere hvis man vil det synes jeg har den fine ting i sig at de skoler som synes at det fungerer godt

bliver tvunget til at lave det hele om igen mens de skoler som tænker

mere varieret og spændende skoledag

kan få lov til det det synes jeg er en meget bedre model end det som regeringen startede med at spille ud med nemlig at man jo bare ville lave et nyt skema for alle skoler hvor man skulle have mange flere fagtimer

så med den aftale vi har lavet med hinanden så sikrer vi nu en større frihed til tilrettelæggelsen på den enkelte skole og når det er vigtigt for radikale venstre

er det fordi vi tror på at skolen drives af lederne sammen med de faglige fællesskaber på skolen for det er jo dem der er i skolen til hverdag som bedst kender børnenes tarv med de kortere skoledage kommer der også lidt flere penge

skal vi altså bruge en milliard kroner ekstra til skolen om året som vi har foreslået og det kræver meget mere end den her lov det kræver en ny regering hvor radikale venstre får lov til at få noget at skulle

fra at regeringens udspil hed en justering af folkeskolereformen hedder aftalen så en justering af folkeskolen

det var et mål i sig selv at få en reform til at virke en reform

decimeret til at enten var man for eller imod reformen

det være spændende om vi i fremtiden kunne diskutere skole ud fra hvad der skal ske med folkeskolen og ikke ud fra hvordan

det betyder så også at vi igen skal til at diskutere

er vi driver skole

på grund af det der står i folkeskolens formål fordi børn skal være kritiske livsduelige mennesker med kundskaber viden og færdigheder

til andre mennesker jeg synes det har været sådan i uddannelsespolitikken i en årrække at det her handlede om at skubbe børnene så hurtigt som muligt ud så de kunne blive til noget og jeg kunne godt tænke mig

de skal blive til nogen det der også er interessant med det her forslag

kursskifte hvem ved bedst hvordan man driver skole i danmark er det mig er det herre henrik dahl eller herre alex ahrendtsen

at man har villet bestemme rigtig meget inde fra christiansborg

skoledagen skulle se ud lokalt hvordan

skole jeg synes det her lovforslag er et lille frihedsbrev

der ved bedst det er et frihedsbrev i

man ikke kun præciserer § seksten b man forbedrer § seksten b så man siger til

alle kommuner det kan være en god idé at gøre skoledagen kortere og bruge timerne

der tvungne læringsmål drop den tvungne læringsmålsstyrede undervisning hav tillid til pædagogernes

læringsplatformene en lidt nørdet ting men driver man skole for at undervise børnene eller driver man skole for at udfylde læringsplatformsider med flueben jeg tror vi driver skole for at skabe en god skoledag til børnene og det giver vi også frihed

det er dejligt og godt

se at der er flere af de mindste der ikke har haft det godt med så lange skoledage

firs procent af alle børn der går i sfo og jeg synes

vi skal diskutere det lige om lidt næste lovbehandling endelig styrker man den understøttende undervisning ideen om den understøttende undervisning var jo

nogle af de erfaringer man har fra den omkringliggende verden ind i skolen det var

drive undervisning på anderledes måder det var at gøre de ting der

var plads til i fagopdelte timer men det blev ret uklart beskrevet i loven tror jeg fordi det var et politisk kompromis jeg synes man skærper hvad understøttende undervisning skal være med den her aftale og man sætter penge af til at styrke den det er godt er vi så i mål nej lige om lidt er der folketingsvalg og jeg tror det

den skal hurtigt igennem men jeg tror stadig vi kommer til at diskutere hvordan vi kan give mere frihed jeg tror stadig vi kommer til at diskutere det faktum at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal er steget og steget

deres forberedelsestimetal er faldet jeg tror stadig vi kommer til at diskutere det faktum at klassestørrelserne bliver større og større

der brug for at diskutere et lavere klasseloft et loft over undervisningstiden og stadig mere frihed det kommer vi til også efter valget

vil jeg bare sige

have en aftale den opfattelse har sf delt og jeg synes

ministeren gjorde et godt arbejde under forhandlingerne ligesom jeg

så svært

og give skolerne lidt mere fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge skoledagen

vi er en stor forligskreds med partier der gerne vil folkeskolen det godt på hver vores måde

altid fuldstændig enige om hvad det gode præcis er men med den her aftale

vi efter megen møje og mange samtaler blevet enige

rigtig fin aftale sf kalder det et frihedsbrev og det synes jeg

der skal noget mere frihed tilbage

kommunerne så man kan træffe nogle valg lokalt så det er en rigtig god dag i politik at

som alle er enige om og som giver mening for en masse borgere og som tager afsæt

og derfor gør hverdagen bedre

jo en af de vigtigste samfundsinstitutioner vi har den skal kunne fungere godt for lærerne og for eleverne så derfor

onsdag den tredivete januar i år en

fordi vi blev enige om mere frihed og faglighed i dag førstebehandler vi det lovforslag der gør den politiske aftale til virkelighed eleverne får kortere skoledage og skolerne får mere frihed de små elever får forkortet deres skoleuge med tre lektioner og på mellemtrinnet og i de ældste klasser kan man lokalt forkorte skoledagen og bruge ressourcerne på bedre undervisning der er blevet tilført halvfems ekstra undervisningstimer i fagene til at prioritere fremmedsprog billedkunst og historie og samtidig bliver der færre timer til den understøttende undervisning

de skal have tid til at lege køre på skateboard spille håndbold og have

børn der også har et fællesskab uden for skolen er mindre tilbøjelige til at blive ensomme og udsatte

og vi skal kunne lytte til forældre lærere og eleverne selv når børnelivet kommer under pres er der ikke luft og tid til alt det de gerne vil uden for skolen så skal vi lytte til det for alt det der er vigtigt kan ikke nødvendigvis et skema eller på formel

folkets skole og derfor skal vi lytte til alle dem der er i den og det har vi gjort med den her aftale

forandringer i folkeskolen skal give mening for netop dem skolen skal kunne give eleverne struktur rammer og ro og til gengæld skal skolen have frihed og respekt om fagligheden

gerne sige tak til alle partier der har bidraget med hver

mere faglighed eller mindre faglighed men her er vi blevet enige om en aftale som man kan bruge ude på skolerne og det er godt men jeg vil da gerne benytte lejligheden til

sende en særlig tak

til min nærmeste kollega henrik dahl

at insistere på friheden og det gode børneliv

at børn bare er nogle vi dresserer til at blive perfekte voksne der kan komme ud på arbejdsmarkedet gøre det godt og betale deres skat børn er

de rammer der er omkring dem er gode til dem præcis lige der hvor de er i livet og det

gerne sige en særlig tak til df for at insistere på fagligheden og på dannelsen på alle de kundskaber som er så afgørende for at

forstår den verden der er omkring dem at de bliver i stand til

agere opsøge ny ny viden og også

borgere i i samvirke med

samfund med frihed og folkestyre når de engang bliver voksne så mange tak

til at diskutere et vigtigt emne nemlig det gode børneliv børnelivet er og det tror jeg vi er enige om ikke kun skole med tabeller regnestykker og grammatik børnelivet er også fritid leg kammerater fællesskaber hemmeligheder alt muligt vigtigt

også glædeligt at vi har en stærk tradition for fritidstilbud i danmark og at kvaliteten i vores fritidstilbud er høj danmarks evalueringsinstitut foretog sidste år en undersøgelse af børn og unges brug af fritidstilbud og undersøgelsen viser at både forældre og ledere giver udtryk for at børn er glade for at komme i fritids og klubtilbud de har venner

og har fri tid som de selv bestemmer over

en kommunal kerneopgave kommunerne skal indrette tilbuddene og prioritere midlerne på tværs af velfærdsområderne efter hvad der giver mening lokalt

udvander vi det nærdemokrati som er ude i kommunerne og det ønsker regeringen ikke det er hovedårsagen til at vi ikke kan støtte sfs beslutningsforslag sf pålægger med sit forslag regeringen at indkalde folketingets partier til forhandlinger om en aftale der skal styrke fritidstilbud til børn og unge i danmark sf ønsker at regeringen skal indkalde til disse forhandlinger ultimo april i

godt fritidsliv og rammerne er gode og det er også et område vi prioriterer højt regeringen har sammen med folkeskoleforligskredsen i januar indgået en aftale der på flere områder styrker faglighed og frihed på folkeskoler blandt andet får de yngste elever forkortet deres skoleuge med tre lektioner og på mellemtrinnet og udskolingen gives der mere fleksible muligheder for lokalt at forkorte skoledagen og bruge ressourcerne på bedre undervisning det betyder alt andet lige at de yngste elever kommer tidligere i

og det har regeringen derfor også afsat økonomi til samtidig har folkeskoleforligskredsen afsat en hundrede og halvfems million kroner årligt fuldt indfaset til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning som skal bidrage til en varieret og spændende skoledag eleverne skal lære noget i skolen men de skal også have lov at være børn de skal have tid til at lege gå til fodbold eller spejder og have fritidsarbejde

tid til at have et liv uden for skolen fritiden er en vigtig arena for at sikre trivsel blandt børn og unge børn der også har et fællesskab uden for skolen er mindre tilbøjelige til at blive ensomme netop i forhold til trivsel som jo også berører

og tyve million kroner til at se på hvordan kommunernes opsøgende og forebyggende arbejde med psykisk mistrivsel kan styrkes gennem pædagogisk psykologisk rådgivning vi skal værne om

og unges fritidsliv det er forældrenes opgave

også en politisk opgave vi skal sikre de bedst mulige rammer både i skolen og i fritidsinstitutionerne det kommunale selvstyre betyder at det er kommunernes ansvar og ret at indrette fritidstilbuddene som det giver bedst mening lokalt regeringen har fuld tillid til at kommunerne kan forvalte dette selvstyre på baggrund af de netop

kan regeringen ikke støtte forslaget

et meget langt spørgsmål nej grunden til at

flere gange foreslået at man kigger på

for at ensarte den og sikre at uanset hvilken kommune vi snakker om i danmark har man gode klubtilbud

også sagt hvad der er christiansborgs opgave

kunne kigge på de mål og indholdsbeskrivelser der er for sfoerne

have større ambitioner med dem og så kunne man også kigge på normeringerne men der ved jeg godt at

det at man giver borgerne mulighed for selv at agere selv at skabe noget skaber simpelt hen større mangfoldighed

fritidstilbud som ligger helt ude ved havet så det her med

eksperimentere med hvordan vi kan skabe nogle friere rammer for fritidstilbuddene så man også får større mangfoldighed inden for dem kunne jeg godt se for mig at

ministeren forestiller sig man på et eller andet tidspunkt

kunne forhandle eller diskutere blandt partierne netop det her med friere rammer for hvad

har siddet derhjemme og fundet på alt det jeg har sagt

tilbage til emnet ja det kan vi godt diskutere jeg ser faktisk nogle fine muligheder for at arbejde med fritidspædagogikken som vi har en hundrede årig tradition for i danmark og sætte den mere fri sørge for at der bliver større mangfoldighed og dermed mere engagement i fritidstilbuddene

ville være fantastisk at have flere forskellige fritidstilbud jeg

fordi vi er gået væk fra at have fritidshjem

det er rykket ind på skolerne og er blevet til sfoer er det ikke alt andet lige også et udtryk for at vi ikke har taget det alvorligt på christiansborg

har bare fået lov til at ske udviklingen er bare sket rundtomkring

flere forskellige tilbud som ligger i naturen

hvor folkeskolereformen blev indført var at

stadig i høj grad tilvælger fritidstilbuddene selv om der er en længere skoledag men det er klart at den

ramme man har er noget andet når skoledagen er blevet så lang

så man skal bare huske at man ikke både

til rådighed når man skal lave noget spændende med børnene så rammerne for institutionerne betyder rigtig meget det gør de men timerne som man har sammen med børnene betyder også

for at der er blevet nedlagt så mange fritidshjem og blevet lavet så mange sfoer

den udvikling var i fuld gang før

nødt til at tage ansvar for det fra christiansborgs

så handler det om hvad formålet

præcis det der har vist sig enormt svært med folkeskolen

sidde herinde og beslutte at man skal have en varieret skoledag det har man nogle steder men det er meget svært at beslutte herindefra så derfor er det så vigtigt at arbejde med engagementet fra borgerne og give mulighed for det så er det variationen opstår og der findes de her unikke fritidshjem

der er nogle mennesker som har fået lov til i en ramme at udfordre

fru julie skovsby socialdemokratiet

tak for det nogle af de stærkeste fællesskaber finder mange børn og unge i deres fritid i de frivillige foreninger og

de kommunale fritidsinstitutioner desværre er der udsatte børn der kommer i

ligesom det også er den gruppe der kommer mindst i

frivillige foreningsliv selv om det ofte er dem der har mest brug for et trygt sted at

af et stærkt fællesskab i deres fritid hvor de kan knytte relationer til både voksne og jævnaldrende

få et frirum fra det der kan være svært derhjemme derfor har

at styrke både de kommunale fritidsinstitutioner og de frivillige fritidstilbud så flere udsatte børn og unge kan blive en del af fællesskabet

vi har for eksempel foreslået at styrke klubtilbuddene i de udsatte områder med flere

og længere åbningstider ligesom vi har foreslået at frivillige foreninger der laver socialt arbejde skal have faste bevillinger og aftaler modsat i

støtte fra år til år til at etablere drive og fastholde aktiviteter

med det her beslutningsforslag lægger man op til at der indkaldes til forhandlinger om hvordan man kan styrke fritidstilbuddene

er den konkrete udformning åben for drøftelse socialdemokratiet takker derfor sf for muligheden for at få fokus på hvordan vi kan løfte vores fritidstilbud endnu bedre end i dag

af at vi får løftet trivslen blandt vores børn og unge vi har desværre set en række negative tendenser over de seneste år flere børn og unge føler sig ensomme depressive og stressede det skal vi gøre noget ved og selv om forklaringerne kan være mange

i folkeskoleforhandlingerne for at der med en kortere skoledag blev sikret penge til at sfoerne kunne have længere

i københavnsområdet det er sådan at der er nogle

er bekymret for at københavns kommune vælger måske at lukke netop to og tyve selvejende fritidshjem inden for de nærmeste

ord som at man kæmper for at man giver gode muligheder og så videre i fritidshjem er der planer om at socialdemokraternes ordfører også vil tage en kamp med københavns kommune for at sikre at de her to og tyve selvejende fritidshjem

de enkelte kommuner som der blev

er det netop det her med at vi ikke skal detailstyre herinde fra christiansborg jeg har forsøgt at lægge vægt på hvad der er vigtigt for os med de overordnede mål med fritidstilbud til børn og unge og det er det vi skal have for øje når vi sidder i forhandlingerne vi er positive over for og glade for at sf har har løftet den her debat

spørge ind til om socialdemokraterne

til gode selvejende fritidsklubber lige så vel som man har til private dagtilbud altså bør de to

indkaldt til forhandlinger

fokus på børn og unge særlig det med mistrivsel det ligger mit hjerte meget nær men det kræver jo at vi har

de helt konkrete spørgsmål for det synes jeg bestemt

indstillet på at hvis der vil være en minister som på et tidspunkt synes at det her er vigtigt at forhandle og det tror jeg at der vil være uanset om det bliver en blå

og også at df ikke ser noget problem i at man tilfører

synes jeg at vi skal tage den kaffe en dag når ordføreren

det er tæt på et valg synes jeg faktisk at det er vigtigt at vi tager drøftelsen her i salen i dag

desværre lidt af samme grund

bedrøve sf med at at venstre desværre ikke kommer til at bakke op

det gør ikke at vi ikke i venstre mener at det er rigtig vigtigt at at vi har gode fritidstilbud til vores børn og

både børn og unge har har utrolig godt af

indgå i netop nogle sociale fællesskaber og vi også enige i at

det er vigtigt at vore børn deltager aktivt i

mange er berørte af måske også i de her dage i hvert fald får jeg en del mails i min indbakke

en fritidsklub man har ingen ret

en kontrakt lige så vel kan kommunen

har kigget nærmere på det her og at vi også har en holdning til at

i hvert fald noget af det som som jeg oprigtigt gerne vil drøfte videre også efter et

hjælpe dem der står i den situation i netop de her dage at nå at få en lovændring på plads for det vil det kræve

vil drøfte videre efter et folketingsvalg men med de ord

og jeg har også lovet at hilse fra de konservative og sige

jeg mener virkelig at fritidshjemmene bør bestå og når de københavnske politikere overvejer

lidt mere ned i de her ting jeg har det i hvert fald sådan at jeg synes det virker forkert at man har en rettighed til at etablere et privat

tilbud når det gælder dagtilbud men den

jeg bare sige at sf og venstre faktisk i mange år kæmpet for den selvejende form ikke den private form

at venstre har en kærlighed for det med den selvejende form så jeg synes det kunne være spændende at undersøge det her med hvordan vi

jo fremsat allerede den første marts og jeg synes det er en skam at vi først behandler det i dag for

realistisk set nok ikke er muligt at vi får gennemført forhandlinger på det her område men det ændrer ikke på at vi i enhedslisten er utrolig enige

sådan som har gjort at vi har fået langt flere

det er fuldstændig rigtigt altså folkeskolereformen har været et stort problem i forhold til skolefritidsordningerne men men omformningen af vores fritidsområde strækker

det tidspunkt var et meget stærkt ønske om

under under den sociale lovgivning men flyttede den over under folkeskolelovgivningen

at presse en en tidligere skolestart igennem og derfor har meget af

at man i virkeligheden var optaget af at det skulle ligne en skole mere og mere

synes jeg at man retfærdigvis må sige at der findes ualmindelig mange gode skolefritidsordninger og at de stærke traditioner der har været for fritidspædagogik på det gamle fritidshjemsområde er rigtig dygtigt båret videre

rigtig mange dygtige professionelle igennem årene i skolefritidsordningerne

der er faktisk mange af dem der gør det rigtig rigtig godt men den måde man har fået

har givet nogle dårlige forudsætninger og derfor har vi også den der underlige konstruktion

meget udbygget målsætning ovre i den sociale lovgivning om

kunne mens det er fuldstændig sporadisk behandlet

meget ejendommeligt også i og med at vi kun har en lille modstandslomme tilbage i københavn hvor der er fritidshjem mens mens hele resten af området

underlagt folkeskolelovgivningen

den del af lovgivningen som stort set ikke bliver bliver anvendt i dag

rigtig ærgerligt men det skal jo ikke forhindre at vi prøver at tage en grundig diskussion om kan vi kan vi noget mere og der

nævnes jo i beslutningsforslaget mange udmærkede elementer som som vi som udgangspunkt er enige i også ovre

klubområdet altså klubområdet har jo båret præg af også lige så længe nogen kan huske at være splittet op i forskellige lovgivninger det er en rigtig god idé som

der har folkeskoleloven haft en negativ

i skolefritidsordning samspillet mellem den meget høje betaling

til at tage deres børn ud og desværre der henvises

forældre der har taget deres deres børn ud

der bør gøres på det her område og måske var en god idé at man fik fik taget en mere grundlæggende diskussion som sagt tror jeg ikke på det kan jeg også høre

at vi kommer i gang med en forhandling nu

en varm tilhænger af store kommissionsarbejder

sådan i virkeligheden trænerende i forhold til at opnå et fornuftigt indhold men måske på det her område

være en rigtig god idé at gribe mere grundlæggende fat og kigge på hvad

og så måske på det grundlag få gennemført en bredere forhandling efter efter et valg men altså tusind tak for forslaget

synes det er godt og vi støtter intentionen og vi vil også hvis vi når dertil i denne samling

stemme for forslaget når det kommer til

bag beslutningsforslag nummer b en hundrede og tredive er både gode og rigtige det er vigtigt at værne om børne og ungdomslivet

og det er vigtigt at huske at barndommen og ungdommen også består af en hel masse tid hvor man ikke i i

effektivitetsorienteret forstand skal noget når jeg tænker på min egen barndom og ungdom

konkret indhold men jeg husker meget en følelse af at være fri og det er den jeg tror vi skal prøve

værne om det er godt at man kan sætte sig med en bog og rejse på fantasiens vinger og for mit vedkommende var det godt at jeg kunne få fat på min cykel og min gode ven preben og køre et eller andet spændende sted hen ud til digerne og vadehavet eller helt til rømø med håndklæde og badetøj

var jo på mange måder sådan en langstrømpe barndom

vi havde dernede i sønderjylland sammen med mine venner tog vi på de mest utrolige rejser enten i fantasien eller i virkeligheden

men det her forslag synes jeg ikke der er så meget pippi langstrømpe over jeg synes faktisk det er præget mere af frøken

en stramtandet og regulerende dame der med sin bløde jernhånd gerne vil bestemme alting

astrid lindgren gjorde fuldstændig og totalt grint med men som nu har overtaget magten i hendes hjemland og som jeg måske ikke synes vi skal give alt for meget plads til her i danmark

frøken prysselius som bestemmer forbyder og regulerer og hader at der foregår ting som hun ikke har

selv om intentionen i forslaget er god så så synes jeg

mere er prysselius end det er pippi det er godt at vi har gode fritidstilbud men de skal være indrettet for børnene og styret decentralt

godt og at det er rigtigt set at folketinget skal skabe nogle muligheder for et godt børne og ungdomsliv men jeg synes der bliver lagt op til mere centralisme

end godt er som som jeg i hvert fald læser forslaget og derfor

ja til mange af de gode tanker men nej til det konkrete beslutningsforslag

selv tak

jeg taler på vegne af alternativets ordfører fru carolina magdalene maier grundlæggende mener vi at alle børn i danmark fortjener de bedste daginstitutioner folkeskoler fritidstilbud og en fuldkommen tryghed fritidstilbuddene som børnene kan anvende efter at skoledagen er slut er et enormt vigtigt rum for mange børn vi ved alle hvordan elevstrukturen i skoleklasserne ofte sætter sig når der er gået et stykke tid nogle elever bliver dem der er dygtige til matematik andre bliver dem der er dygtige til engelsk andre igen til dansk men desværre er der også nogle børn som aldrig får disse prædikater på sig i skolen derfor er det så enorm

at der findes rum hvor de elever der måske ikke er de dygtigste rent bogligt henne i skolen kan lyse og kaste lidt stjernestøv af sig sådan et rum kan fritidstilbuddene være derfor er det super vigtigt at fritidstilbuddene er tilgængelige økonomisk og praktisk det er også vigtigt at fritidstilbuddene kan bruges her er det rigtig ærgerligt at folkeskolereformen medførte en længere skoledag for det har betydet at særlig de udsatte børn kommer mindre i fritidstilbud end før reformen derfor hilser vi ethvert tiltag velkommen som kan styrke fritidstilbuddene vi støtter derfor beslutningsforslaget også den del af det som handler om at sætte et loft over forældrebetalingen så vi kan komme de ulige vilkår mellem de forskellige fritidstilbud til livs

mojn til endnu en sønderjyde

vi havde et cykelværksted vi havde et træværksted vi lavede marionetdukker vi havde en svævebane vi havde en kæmpe gynge vi havde en lille skov og man kunne lære at spille guitar hvis man havde lyst

er gået i retning væk fra de her fritidshjem og jeg synes vi skal tage politisk ansvar for

flere forskellige fritidshjem derfor synes jeg også at det er en god idé at sf med det her beslutningsforslag opfordrer til at vi skal have forhandlinger det vil vi i radikale venstre gerne støtte

tænke mig at debatten i virkeligheden bliver bredere end

en ting er jo at det betyder noget at der er voksne nok altså selvfølgelig betyder det noget hvor mange voksne der er for hvilke pædagogiske aktiviteter man kan lave men for mig er det lige så vigtigt at vi også får fokus på

med vores fritidstilbud og hvad

bliver til noget efter næste valg og der vil jeg lægge vægt på at vi også får fokus på mere leg på mere natur på flere dyr på flere byggelegepladser hvor man kan bygge ting skabe ting slå sig en lille smule og på at vi har forskellige former

er også ret vild med at vi har selvejende institutioner som kan organisere sig

for det konservative folkeparti er det vigtigt at børn og unge

har et godt fritidsliv og at der er gode rammer for det

det er et område som vi prioriterer højt børns og unges fritidsliv er både et forældreansvar

forhandlinger om en aftale der skal styrke fritidstilbuddene til børn og unge i hvert fald sådan som jeg læser det danmarks evalueringsinstitut lavede sidste år en undersøgelse af

og unges brug af fritidstilbud og den undersøgelse

viste at både forældre og ledere gav udtryk for at børnene var glade for at komme i fritids og klubtilbuddet at de var trygge ved de voksne at de havde venner og at de havde tid som de selv rådede over imens de var i fritids og klubtilbuddet fritidsområdet er en kommunal opgave og kommunerne skal indrette fritidstilbuddene og prioritere området efter hvad der giver mening lokalt kommunerne kender bedst de lokale forhold

det er noget vi herinde fra christiansborgs side skal detailregulere

detailregulere kommunernes kerneopgaver

det ønsker vi fra konservativ side ikke at gøre og derfor kan vi ikke

der er tilfredshed med fritidstilbuddene men også at der er

de ligesom har haft det svært de sidste par år forskerne bag den

skrev til ministeren og spurgte kan man ikke gøre det der vil jeg bare høre om ordføreren

nu hvor ordføreren selv henviste til rapporten kunne være indstillet på at vi får undersøgt

eller i virkeligheden bare om at indkalde til forhandlinger om at styrke fritidstilbuddene er vigtigt

har oplevet at fritidstilbuddene har været lidt glemt i debatten

er fordi man lavede en reform hvor man lige som med folkeskolereformen flyttede meget fokus over på folkeskolen og

penge fra sfoen og over i folkeskolen

også fordi det ligesom bare har været gledet ud

ligner folks bevidsthed at snakke om hvor vigtigt fritidslivet er for børn og unge derfor ville

gerne på vegne af sf lægge det her forslag frem

går også lidt opløftet herfra fordi der er nogle partier socialdemokratiet de radikale enhedslisten og alternativet

til de andre partier der på hver deres måde

de mener at fritidstilbuddene og fritidslivet er rigtig vigtigt for danmark så det giver mig håb om at når vi kommer om på

kan det her komme i fokus

herre henrik dahl du holdt en glimrende tale og det gør du tit

så mange billeder i i din tale om pippi langstrømpe og hende den stramme tante at jeg glemte at trykke på knappen

den frie leg og alle de ting som herre henrik dahl snakkede om så tror jeg at det

der er frihed lokalt og hvis der er mennesker nok derude til for eksempel at initiere leg men også til at sige at dér må de lege selv det som jeg hører både forskerne bag den der eva rapport

der bliver mindre pippi langstrømpe hvis vi ikke snart får fokus på det her område

der er kommuner hvor det er billigere at sende sit barn i en privat skole med sfo end det er bare at sende sit barn

nye mål og indholdsbeskrivelser en ny klublov der styrker klubberne og sikrer at

vi får lejlighed til efter et valg

debatten om de københavnske fritidshjem op og det synes jeg egentlig var lidt interessant

matthiesen bragte på banen jeg synes det er tragisk hvis

formålet med fritidshjemmene er i loven beskrevet rigtig stærkt jeg tror

men også fordi der er et loft over hvor meget forældrene skal betale fordi det er der i dagtilbudsloven så jeg synes at man

sige at når vi møder ind efter et folketingsvalg finder vi en løsning der sikrer at der også i fremtiden er mulighed og også gerne en styrkelse af fritidshjemmene jeg

jeg tror på at det lokale engagement kan skabe nogle rigtig gode tilbud det betyder ikke at der ikke skal være sfoer men det betyder at vi skal sikre at den tankegang der ligger bag fritidshjemmene får lov at overleve

og der vil jeg også lige inddrage fru lotte rod fordi for nogle år siden

det jeg tabte til var at fru lotte rod foreslog genindføre vilde skrammellegepladser

og det er i orden at tabe til sådan et godt forslag når jeg bringer det op

det her med at man har afskaffet de her vilde lege og at have det sjovt

kan man falde ned og komme til skade og det hele skal være noget man maler med vandfarve

hvorfor de skulle ofres ville man jo også skulle se på fordi det er jo også en del af det jævnfør også den ordførertale som fru lotte rod holdt så det skal i hvert fald forberedes grundigt så det ikke bliver

om politiske blokke er at der har været en tendens til

nu har man en time i skolen mere end

styrkelsen af fritidstilbuddene ikke være en instrumentalisering af fritiden

leg der er i fritidshjem eller sfoer

kræver det jo at man er villig til at betale for at have sit barn gående der

en skam hvis der er børn der ikke kan gå i fritidstilbud fordi det er blevet for dyrt og det

uanset om de er selvejende eller private eller for den

i hvert fald noget af det der også ligger os i venstre på sinde og derfor synes jeg

er det jo faktisk sådan at københavns kommune

sfs ordfører også var inde på i et af spørgsmålene i forhold til selve økonomidelen

på og det er jo det der sker lige nu fordi der er den

skævvridning mellem klubloven og

anden form for ligestilling efter et valg og jeg mener at der skal være et loft over hvor meget man må tage

hvert fald huske tilbage fra den tid hvor jeg selv sad og

lovområder at jeg syntes det var lidt skørt at vi

lov det ene sted og en klublov det andet sted og

var modstridende er det også en tanke sf har i forhold til

det kan måske indeholdes i en samlet lov det kan også

være i hver sin lov men at der er en bedre parallelitet mellem dem

vi skal diskutere og jeg er glad for at venstre også vil diskutere det og det var jo netop det man kunne have fået hvis man havde stemt for det her forslag

og derfor er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til undervisningsudvalget

regeringen at fremsætte et lovforslag om præcisering af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale

således at det klart og tydeligt fremgår af loven at børneattesten skal indeholde oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under femten år inden for de seneste ti år for at have gyldighed dog således at for personer der endnu ikke er fyldt fem og tyve år vil det være fyldestgørende med en attest der går tilbage til personens femtende år

forudsætning af at vedkommende har været bosiddende i danmark i de seneste ti år

understrege at regeringen naturligvis deler intentionen om at beskytte vores børn mod seksuelle krænkelser

ligger det regeringen meget på sinde at vores børn og unge kan færdes trygt både i skoler og institutioner og til deres fritidsaktiviteter børneattesten

er et rigtig godt redskab fordi den bidrager til den samlede information som den ansættende myndighed har om den person man overvejer at ansætte eller tilknytte

hvor vi gennemførte en bekendtgørelsesændring for at undgå enhver tvivl

virksomheder på for eksempel filmområdet også skal indhente børneattester men reglerne skal give mening vi skal ikke stramme bare for at stramme og slet ikke hvis det betyder at vi med nye regler får indført nogle barrierer som skaber nogle andre store problemer og jeg mener at balancen er tippet i forslaget fra dansk folkeparti forslaget svarer indholdsmæssigt til dansk folkepartis beslutningsforslag b to og halvfjerds fremsat i februar to tusind og seksten med tilhørende ændringsforslag

at forslagsstillerne fra starten har taget højde for konsekvensen af ordlyden

b to og halvfjerds som afskar alle personer under fem og tyve år

arbejde med børn og unge under femten år de betænkeligheder som regeringen fremførte ved behandlingen af b to og halvfjerds er

gået tre år stadig relevante regeringen mener fortsat at forslaget vil få vidtrækkende negative konsekvenser for beskæftigelsen på børneområdet og antallet af frivillige i idræts og foreningslivet det gælder både i forhold til unge danskere og i forhold til at integrere flygtninge og familiesammenførte i det danske samfund

forstå danske værdier som reglerne er i dag gør børneattestloven det obligatorisk for myndigheder virksomheder og foreninger at indhente en børneattest når de skal ansætte eller beskæftige en person der skal have direkte kontakt med børn under femten år ordningen omfatter både frivillige og ansatte herunder pædagoger og pædagogmedhjælpere i daginstitutioner og fritidsordninger dagplejere plejefamilier personale på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder lærere og pedeller på skoler med elever under femten år livreddere i svømmehaller trænere og spejderledere problemerne med beslutningsforslaget fra dansk folkeparti er følgende kravet om at

i tiden for at være gyldig vil som udgangspunkt betyde at ingen som ikke har boet i

de seneste ti år uanset nationalitet

vil også omfatte danskere som har boet i udlandet i en periode inden for de seneste ti år

forslaget giver mulighed for at danskere der har opholdt sig i udlandet eller udenlandske statsborgere der kommer

har mulighed for som det hedder at fremvise en tilsvarende attest fra deres hjemland og dermed leve op til de danske regler så løser det ikke

en børneattest kan aldrig stå alene og det har heller aldrig været hensigten med børneattester der skal altid laves en samlet vurdering af en person uanset om det er en myndighed der ansætter en person til en børnehave en forening som engagerer en frivillig eller en virksomhed der ansætter en person

med børn at gøre derfor gik regeringen i forbindelse med behandlingen af b to og halvfjerds i dialog med kommunernes landsforening som i efteråret to tusind og seksten udsendte inspirationsmateriale til kommunerne

kommuner som i høj grad laver virksomhedsrettede tilbud til blandt andet flygtninge familiesammenførte eu borgere og danskere der har været bosat i udlandet i en årrække for det er netop ved udbredelse af de allerede eksisterende gode eksempler at vi bedst muligt beskytter børn og unge men også samtidig sikrer rekruttering og beskæftigelse af kompetente medarbejdere på børneområdet og i foreningslivet som er så vitalt for vores samfund

finder regeringen at forslaget ikke er den rigtige måde at adressere det her meget vigtige emne

hvordan vi bedst muligt sikrer at der ikke sker seksuelle overgreb mod vores børn tværtimod skaber forslaget nogle grundlæggende problemer med hvordan vores frivillige foreningsliv kan fungere og med at få integreret udlændinge i vores samfund

til vores værdier derfor kan regeringen ikke støtte op om beslutningsforslaget regeringen anerkender selvfølgelig og er glad for at kommunerne og idræts og foreningslivet allerede i dag har fundet gode løsninger som afhjælper problemstillingen og derfor vil jeg til slut igen understrege at en børneattest aldrig bør stå alene børneattesten er et redskab der supplerer arbejdsgiverens tilrettelæggelse af arbejdet

unge danske som opholder sig i udlandet i en periode og så kommer tilbage til danmark selvfølgelig er det meningen at børneattester skal skabe barrierer men de skal jo skabe barrierer i forhold til mennesker som har begået overgreb

en gang skal jo være den første hvis man ønsker at

begå et overgreb dernæst

det her altså at det skaber virkelig store problemer i forhold til unge som gerne vil ind og arbejde på vores institutioner enten som frivillige medarbejdere eller som ansatte når jeg understreger at børneattesten ikke kan stå alene så er det jo fordi

et menneske som ønsker at arbejde som frivillig eller som medarbejder

har en ren børneattest uden bemærkninger vil jo ikke kunne

for at dette menneske ikke kunne finde på at

forældrene om det der er vigtigt at betrygge forældrene i er at man fra det pågældende sted gør alt hvad man kan for at sikre imod at der bliver ansat

arbejder frivillige som har begået overgreb mod børn det er den ting som rækker bagud det som rækker fremad i forhold til det enkelte ansættelsessted eller

den enkelte forening er jo at man hele tiden skal være opmærksom på og årvågen omkring hvad det er der foregår det garanterer en børneattest ikke imod jeg synes børneattesterne er et rigtig godt redskab men man bliver nødt til at forholde sig til at

ikke kan stå alene så bliver man altså nødt til at forholde sig til at

udelukker en lang række mennesker både danskere andre eu borgere mennesker som kommer fra andre dele af verden i at engagere sig eller at blive ansat

i institutioner virksomheder og foreninger i danmark og det synes jeg virkelig er en høj pris som heller ikke i sig selv vil garantere imod

ikke er et udtryk for at man ikke kan begå overgreb på børn og

overgreb på børn det er kun et udtryk for at man ikke

ministeren forholdt sig lidt til det der med om ikke den her megen diskussion om børneattester

skabe en falsk tryghed vi er enige i at børneattester er en god ting at have fordi det er et redskab blandt mange andre men hvis der bliver fokuseret så meget på

virkeligheden at skabe en en falsk tryghed i institutionerne som kommer til at betyde at der bliver begået flere overgreb på børn end der ellers

at der er en opmærksomhed på hvad det er der foregår i dagligdagen men jeg synes alligevel at hele diskussionen om børneattester og det at vi har fået børneattester i hvert fald har været med til at løfte opmærksomheden omkring hvad det er der foregår det er jo blandt andet derfor vi har skærpet formuleringerne omkring børneattester i forhold til kreative erhverv som filmbranchen og andre steder men igen er jeg fuldstændig enig i

er en garanti for noget som helst og det skal nødig være en sovepude som gør at

i vores offentlige og private institutioner er noget vi skal vægte

forældre trygt kan aflevere

og andre typer aktiviteter

børneattestloven i to tusind og fem

også har udbygget den siden som ministeren sagde i forhold til blandt andet filmbranchen og de kreative erhverv

forslag har til hensigt at forsøge at udvide

side må jeg sige at vi ikke tror på at

kan retfærdiggøre at man indfører en sådan

også grund til at sige at vi jo faktisk har behandlet det her forslag for et

siden faktisk præcis det her forslag

forslag med et ændringsforslag og hvor jeg tror at alle folketingets partier afviste forslaget det gør vi altså igen og egentlig med nogle af de samme udgangspunkter som også kulturministeren

gøre det praktisk talt umuligt for danske statsborgere som i kortere eller længere perioder har været bosat i udlandet at komme hjem og få jobs på børne og ungeområdet eller deltage i

det vil jo også betyde at at man faktisk

udenlandske statsborgere til de jobs da der jo stort set ikke er tilsvarende eksisterende ordninger i andre lande og det betyder jo at

bare nævne vores nabolande sverige

og få arbejde som pædagoger og lærere eller være fodboldtrænere og så videre så konsekvenserne ved

minimale ekstra sikkerhed det her ville kunne

er nogen garanti i sig selv at der er indhentet en

det er nødt til at være fulgt op af politikker på institutionerne i forhold til hvordan man ansætter

konsekvens af den diskussion vi havde i to tusind og seksten sendt et ret omfattende materiale ud til institutionerne med vejledninger i hvordan man gør det her bedre når de her ansættelser

finde sted så vores udgangspunkt er

vi ikke skal ændre børneattestloven på den her måde som det er foreslået men

en diskussion om om vi på anden måde kan være med til at styrke børn og unges sikkerhed som jeg også oplever er intentionen med

også om at finde de rigtige redskaber

mange mange mange tusinde danskere nordmænd finner svenskere og i øvrigt også andre der måtte komme hertil ikke kan arbejde inden

for området vi tror på

foreningerne bliver mere opmærksomme på den adfærd som den her type personer har

bedre til at spotte de her typer af

gøre det så har man også mulighed for at stoppe

sikkerheden og får forebygget overgreb på børn og unge i institutioner og foreningsliv vi skal bare finde de rigtige de rigtige veje og ikke nogen som lægger mange mange flere hindringer i vejen for for masser af mennesker

der en venstreperson til stede det er der ikke og så går vi videre til herre søren søndergaard fra enhedslisten

i kommunale tilbud og børn i det hele taget i voksnes

beskyttes bedst muligt men vi må ærligt sige at vi er

eller om det mere handler om at forhindre at folk med udenlandsk baggrund eller folk der har været på ophold i udlandet kan arbejde med børn i hvert fald i

kun er ét element i den helhedsvurdering som bør ligge til grund for ansættelsen af personale som skal arbejde

skal diskvalificere en fra at arbejde med børn en manglende børneattest skal selvfølgelig indgå i den samlede vurdering om en ansøger kan ansættes men at gøre det til et ultimativt krav kan vi ikke støtte det

igen er vigtigt at understrege at en børneattest ikke er nogen som helst garanti mod at der bliver begået

hvis folk bare har en børneattest der er mange år gammel så

ikke har begået nogen overgreb før og fået en børneattest på rigtige vilkår

det sker jo

i virkeligheden en falsk

for et overgreb i den sammenhæng bliver vi nødt til at sige at ordentlige normeringer er et helt afgørende redskab vi vil meget gerne være med til at samarbejde med dansk folkeparti om minimumsnormeringer

ordentlige normeringer i daginstitutioner og alle andre steder er noget der er meget centralt for ikke at skabe de rum og de muligheder

meget gerne være med til og det tror vi vil have en større værdi derimod

nemlig at lave en helhedsvurdering det ønsker vi ikke at deltage i og derfor

en hel masse der ikke kan arbejde som kvalificerede personer

en sammenhæng hvor der er den fornødne normering hvor der er den fornødne kontrol til at sikre at der ikke er rum med til at begå de her overgreb nej så mener vi ikke at det at der i en given situation

at forholde sig til det i sin

det problem der består i at hvis vi fokuserer så meget på de børneattester så betyder der er nogle andre ting vi ikke fokuserer så meget på og så får vi

jeg fuldstændig enig i at vi har set og det svigt skal der gribes ind over for det er et ledelsesmæssigt svigt det skal der bestemt gribes ind over for det er vi helt med på

så det ikke gentager sig i andre situationer jeg synes bare ikke at det er nogen begrundelse i sig selv

jeg er faktisk enig i en betydelig del af det herre søren

som leder i det frivillige foreningsarbejde og dengang udtrykte vi faktisk en betydelig bekymring for at det kunne blive en falsk tryghed at man troede

var det ikke så nødvendigt med den opmærksomhed som ellers ligger som et krav til ledere i alle led og heldigvis er børneattesten

godt supplement men det må aldrig fjerne den

lave overgreb på børn og unge har ofte en adfærd

har der normalt være udtalelser som nå ja vi var

men vi kunne egentlig godt se at der måske var noget lidt mærkeligt og det er et lederansvar at gribe ind over for det og der er en børneattest jo ingen hjælp

man ikke kan få en attest det er først den dag man har lavet noget at der

en attest der ikke dur

sådan set allerede for sent så det er den der opmærksomhed

men vi har fået børneattester indført og jeg mener også

det har været en hjælp men det må bare aldrig blive det man læner sig op ad fuldt og helt

det er det ikke og det er allerede blevet begrundet fra flere så det

sige at jeg taler på vegne af herre rasmus nordqvist i dag som er alternativets ordfører på dette område allerførst vil jeg gerne sige mange tak til ministeren for en fantastisk god tale som bare har dækket alle aspekter af hvad der er problematisk

børneattester er selvfølgelig et fornuftigt værn der sikrer at dømte sædelighedsforbrydere ikke kan arbejde med børn under femten år oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil i dag fremgå af børneattesten i mindst ti år og i dag er det den ansættende myndighed der beslutter hvorvidt man vil ansætte en medarbejder for eksempel i en børneinstitution reglerne om børneattesten siger at der skal indhentes en børneattest men når pligten til at

indhente den er overholdt er det op til den ansættende myndighed at vurdere om de ønsker at ansætte den pågældende person en børneattest står derfor aldrig alene

ikke skal kunne arbejde med børn når de kommer hjem til danmark igen det er bare ét eksempel på folk som dette

at arbejde med børn folk som er yderst kvalificerede til netop at gøre det

hun kunne ikke et ord dansk men det ændrede seks måneders sprogpraktik hos en dagplejemor i svinninge på

tusind og atten det var en nyhed som

ramte danmarks radio og som blev delt rigtig rigtig meget på de sociale medier og folk sagde hvor er det dog fantastisk

asmeret sagde selv om det

dagplejemoren underviste mig i sang til børnene vi sang sammen vi spiste sammen vi ryddede op sammen hun snakkede og snakkede altid og efter tre måneder

slutningen af praktikken kunne de sågar have dybe samtaler om asmerets liv i eritrea hvor hun kom fra

ville asmeret aldrig have været på forsiden af

radio hvis det b forslag vi behandler i dag havde været gældende lov

dansk flygtningehjælp er voldsomt bekymret over konsekvenserne af det her forslag fordi det vil ramme rigtig mange det vil både ramme ramme sådan nogle som asmeret der arbejder i

eller kommer i praktik i daginstitutioner men faktisk vil det også ramme flygtninge der kommer i praktik i

som vej og park fordi vej og park også

klipper hække og gør i stand ude på legepladserne det vil også ramme flygtninge der kommer i praktik på biblioteker

børneattest og så har jeg slet ikke nævnt

indvandrerkvinder ind på arbejdsmarkedet det er ellers noget dansk folkeparti plejer at være optaget af

få dem ind i noget som helst der har med børn og unge at gøre kl er bekymrede over forslaget fordi en fjerdedel af det kommunale jobmarked handler om børn og unge og intet af det vil man så længere kunne bruge flygtninge og indvandrere

sådan at hvis man snakker om dem som som jo til hverdag arbejder med børnene så

de siger vi kommer til at mangle dygtige pædagoger

dygtige pædagogiske assistenter i fremtiden det vil være rigtig skidt for os siger de

i daginstitutioner eller være i praktik betyder det

er blevet sagt et redskab af mange som man kan bruge til at sikre at der ikke sker noget med vores

er at sikre at der er voksne nok ude i daginstitutionerne er noget som sf

og i virkeligheden tror jeg at det vil være langt mere effektive redskaber til at sikre at det der sker ude i daginstitutionerne er som det skal være

fordi dem der arbejder med børnene ikke synes det er en god idé fordi det vil have enormt store konsekvenser for integrationsindsatsen i danmark og fordi jeg ikke mener det

med børn de kan jo fremvise en ganske blank børneattest er det den slags mennesker som herre jacob mark er ganske tryg ved

at lade arbejde med børn og unge i danmark eller kunne det være fint at man ligesom sagde at der var en hæmsko i vejen for at de kunne komme til arbejde

er noget i den dur stodderen ja tak

tror på det gode eller tror på det dårlige der har været meget få ja jeg kan ikke komme i tanker om et eksempel der der ligesom underbygger den frygt

i forhold til at tage fat i det konkrete eksempel om børnebrude har jeg netop lige sagt at der er brug for mentorordninger der er brug for screeningsamtaler og der er brug for nok personale hvis man gør det arbejde ordentligt hvis kommunerne gør det de skal så vil man jo også finde ud af hvad det

for nogle mennesker man ansætter og har i praktik og så vil jeg jo ikke vælge sådan et

ingen grund til at belemre politiet og alle mulige andre med børneattester

uskyldige kan godt fremvise en ren børneattest men det er ikke tilfældet for flygtninge for de kommer fra lande hvor de ikke kan få en børneattest med men selv hvad angår danskere

er pålagt enhver leder ude i det lokale at finde ud af hvem det er der har med vores børn at gøre så når det kommer til danskere der har rene børneattester

det ikke nok med attesten alene

langt de fleste mennesker

dem vil jeg ikke have skal arbejde med børn hvad er så det bedste middel til at sikre at de ikke får lov til at arbejde med børn det mener jeg er at man screener dem at man har samtaler med dem at der er mentorer der sikrer at selv hvis de går igennem screeningssamtalerne så holder man øje med dem altså sørger for at der bliver holdt øje med at de gør det godt for børnene

jeg lige har nævnt jo er et godt eksempel på at det går godt derude så hvad er

det for et problem vi prøver at løse er der overhovedet

synes jeg det giver rigtig god mening at nogle af de mennesker der kommer til landet igennem praktikker både i daginstitutioner på biblioteker og i vej og park lærer det danske sprog vi kommer til at mangle gode folk i daginstitutionerne i fremtiden vi kommer til at oprette tyve procent flere pladser i daginstitutionerne i fremtiden hvem er det der skal tage dem

læse følgende op tak til

dansk folkeparti for at have fremsat forslaget vi kan dog ikke støtte forslaget i danmark har vi et lovkrav om at vuggestuer børnehaver fritidshjem og frivillige foreninger indhenter børneattester på personer der har direkte kontakt med børn børneattester skal sikre at den ansatte ikke tidligere har været straffet for seksuelle overgreb mod børn det var et forslag som de konservatives brian mikkelsen kom med dengang han var kulturminister

et vigtigt redskab for at sikre vores børn dengang og det er også et vigtigt redskab for at sikre vores børn i dag en børneattest kan dog aldrig stå alene og det har heller aldrig været hensigten der skal altid laves en samlet vurdering af en person uanset om det er en myndighed en virksomhed eller en frivillig forening der engagerer sig med en person der skal have med børn at gøre selv om dansk folkeparti har ændret lidt indholdsmæssigt i forhold til beslutningsforslag

b to og halvfjerds som partiet fremsatte i februar

jeg enig med ministeren i at det vil

få vidtrækkende negative konsekvenser for beskæftigelsen på børneområdet og antallet af frivillige i idræts og foreningslivet

især i forhold til at integrere flygtninge og familiesammenførte på det danske arbejdsmarked beskæftigelse og selvforsørgelse er den bedste vej til god integration og beskæftigelse er en af de bedste

til god opdragelse børn skal helst

opleve at deres forældre tager på arbejde tager ansvar for sig selv tager del i samfundet og tager de danske værdier til sig det kommer de ikke til hvis deres forældre skal sidde derhjemme og vente i ti år kravet om at en børneattest kan gå ti år tilbage i tid for at være gyldig vil i virkeligheden betyde at ingen der

har boet i danmark i de seneste ti år uanset nationalitet vil kunne blive beskæftiget i en stilling hvor de har med børn

vi kan på den baggrund ikke støtte forslaget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

herre holger k nielsens beslutningsforslag en hundrede og fire og tyve der vil pålægge regeringen at indføre et princip om en folketingstilslutning

enig i forslaget regeringen har læst forslaget med stor interesse beslutninger om at sende danske kvinder og mænd til verdens brændpunkter er blandt de tungeste som vi tager som politikere derfor bakker regeringen også op om det principielle ønske om at søge så bred parlamentarisk opbakning til militære udsendelser som overhovedet muligt det er derfor også et princip som regeringen faktisk har fulgt i praksis gennem denne regeringsperiode regeringen finder dog at

som gør at vi ikke kan støtte det konkrete forslag for det første vil en imødekommelse af forslaget tilsidesætte et

den til enhver tid siddende regerings prærogativ at føre landets udenrigs og sikkerhedspolitik den siddende regering skal efter grundlovens § nitten stykke to indhente folketingets samtykke når det kommer til at anvende militære magtmidler men det samtykke finder vi rent principielt vil skulle indhentes ved et simpelt flertal i folketinget

at forslaget risikerer at udvande princippet om kvalificeret flertal i folketinget der i øvrigt i grundloven er forbeholdt helt ekstraordinære forfatningsretlige beslutninger om afgivelse af suverænitet efter grundlovens § tyvende for det andet hævdes det i forslaget at et princip om to tredjedeles flertal er nødvendigt for at fremme åbenheden der anføres desuden i beslutningsforslaget at et princip om kvalificeret flertal i forbindelse med dansk krigsdeltagelse vil betyde at information og baggrundsviden skal diskuteres i et bredere demokratisk forum end det snævrest mulige i beslutningsforslaget sættes dermed lighedstegn mellem princippet om kvalificeret flertal og større åbenhed og informationsdeling det er regeringen ikke enig i

overbeviste om at åbenhed og informationsdeling skabes gennem et godt og tæt samarbejde med folketinget det var også en af de centrale anbefalinger fra den historiske udredning som regeringen sammen med folketinget er i færd med at følge op på og som vi har diskuteret det er værd at huske på at grundloven allerede i dag sikrer at beslutninger om dansk deltagelse i væbnede konflikter er underlagt en særlig grundig demokratisk diskussion i folketinget

det udenrigspolitiske nævn beslutningsforslag om militære bidrag diskuteres således både i fortrolighed i nævnet og åbent blandt de folkevalgte parlamentarikere i folketinget det bredeste demokratiske forum i danmark der er derfor intet i den nuværende ordning som gælder efter grundloven som hindrer en indgående åben og bred diskussion af beslutninger om militære bidrag samtidig er der ikke noget i herre holger k nielsens beslutningsforslag som efter regeringens opfattelse vil fremme åbenheden yderligere for at tredje er beslutningsforslaget uklart med hensyn til det kvalificerede flertal det står ikke klart om der er tale om et kvalificeret flertal af alle folketingets

og ni og halvfjerds medlemmer som faktisk er det princip man bruger ved afstemninger om suverænitetsafgivelse eller alene et kvalificeret flertal

som regeringen i praksis allerede har indfriet og det kan vi være stolte af men på grund af de netop nævnte elementer i forslaget kan regeringen ikke støtte det foreliggende beslutningsforslag jeg vil dog igen understrege at regeringens enighed består i forhold til ånden i forslaget og derfor en tak til herre holger k nielsen for fremsættelsen og

argumenterne imod er jo meget baseret

på konstitutionelle argumenter altså juridiske argumenter i forhold til til

har formuleret det her som at der skal vedtages en lov om det her for det kan man jo ikke

grundloven har nogle helt klare bestemmelser om om almindeligt flertal

tromlede det igennem med et meget meget meget lille flertal så siger ministeren at det her

er tvunget til at have et bredt flertal er den også

i forhold til flere partier end det snævre parlamentariske flertal som man måske kører på så jeg mener bestemt også at det

træffe en beslutning om at sende danmark i krig

uden at sætte ord på det direkte beslutter sig for at have så lidt debat som overhovedet muligt om det også så lille en demokratisk diskussion om det som overhovedet muligt fordi man måske godt ved at

holde debatten nede den situation sagtens forestille sig det bliver jo ikke

tredjedeles flertal det det bliver sikret af er de enkelte folketingsmedlemmer og ministre

aktivt udnytter de redskaber som vi

sikre at vi har den åbne diskussion som sagt er jeg glad for at

træffe de beslutninger om at sende folk af sted

på baggrund af den problematisering som man blandt andet har udsat beslutningen i forhold til irakkrigen for

det gjorde man jo også før irakkrigen altså

det blev jo sagt specielt af per stig møller da var udenrigsminister at han satsede på et meget bredt flertal og at det skulle være funderet på et fn

jo igennem da det så ikke lykkedes at få et bredere flertal bag irakkrigsbeslutningen så tromlede

igennem alligevel hvor han jo alternativt skulle være gået i yderligere forhandlinger med andre partier i folketinget det ville jo have stoppet den der meget meget hurtige beslutning

det kommer med en pris

manøvremuligheder for den til enhver tid tid siddende regering som har et prærogativ i forhold til at føre udenrigspolitikken det er jo den pris som det

en mindre manøvredygtighed i forhold til at der kan opstå vi taler jo netop om fremtiden situationer hvor man måske også når man så kommer længere frem i historien vil begræde

mellem folketingets partier

huske at da man havde afstemningen om

hvor man gav selv mindste parti i den alliance mulighed for at blokere for nye folkeafstemninger så selve det princip at man laver en politisk aftale i folketinget hvor man sætter

det andet princip om at flertallet bestemmer ud af

så det er jo fuldt ud muligt at lave en sådan politisk aftale her i folketinget der hedder at man ønsker et flertal

eu spørgsmålene eller medmindre man siger at

der er et af partierne som før et valg siger at nu vil vi gerne træde ud af forliget der er jo netop også den mulighed

vi ikke en del af forliget så starter vi forfra efter et valg

om vi kan samle et andet flertal for at gå en anden vej jeg mener

som man afskriver sig selv her for at komme et sted hen

og præcis det princip havde man jo som jeg nævnte da man indgik en aftale

i uendelig tid fremover uden mulighed for at opsige det ved et valg at det skulle være muligt for dem der indgik i den aftale at de skulle kunne blokere for folkeafstemninger om nye områder

diskussion om her i folketingssalen så

at det er et meget meget farlig spor at gå ned ad altså at fordi man har haft dårlige oplevelser dem der ikke syntes at det var en god idé at træffe den beslutning så skal man

som jeg selv har valgt som udenrigsminister nemlig egentlig arbejde efter det princip

ønsker skal knæsættes på den her måde nemlig at der skal være et bredt flertal bag gerne over to tredjedeles flertal det har jeg arbejdet efter

at vi knæsætter et princip om folketingsbeslutninger på minimum to tredjedeles flertal for dansk krigsdeltagelse forslaget er

med det noble mål må man sige

at fremme åbenhed om beslutninger af så afgørende karakter som at sende danmark i krig idet princippet hedder det videre vil betyde at informationer og baggrundsviden skal diskuteres i et bredere demokratisk forum end det snævrest mulige det er navnlig og det nævnte herre holger k nielsen også i et af sine spørgsmål før

den smalle beslutning om deltagelse i den første irakkrig

omstændighederne i den forbindelse som ligger til grund for forslaget med udredningen om den danske krigsdeltagelse er det dokumenteret at beslutningen i folketinget dengang blev truffet på baggrund af oplysninger til folketinget der var i modstrid med det regeringen vidste andre oplysninger var strammet mens endnu andre oplysninger ikke blev videregivet det er naturligvis helt uacceptabelt spørgsmålet er så om kravet

i forvejen er det jo i grundloven foreskrevet at anvendelsen af vores militær bortset fra hvis vi ligefrem bliver angrebet skal behandles her i folketingssalen jeg er ikke sikker på

beslutningsforslaget altså at det er vejen til at nå målet om større åbenhed ikke desto mindre støtter socialdemokratiet det foreliggende forslag allerede med regeringsgrundlaget for ssfrv

for regeringen er det et klart princip at danske soldater kun kan udsendes i internationale militære operationer med opbakning fra mindst to tredjedele

den formulering ligger der jo et princip nemlig ønsket om legitimitet til

at anvende det mest potente værktøj i den udenrigspolitiske værktøjskasse overhovedet nemlig vores militær

skal stå på et bredt flertal på to tredjedele i folketinget som alt andet lige og det er jo det der er tanken bag repræsenterer et bredt flertal i befolkningen og dermed et solidt dansk ønske

en legitimitet som også kan betyde noget andet nemlig at de unge mænd og kvinder vi sender af sted velvidende at de risikerer

krop og sjæl nogle af dem måske ovenikøbet aldrig at komme hjem skal vide at de har den danske befolknings støtte

fornuftigt at der er et bredt flertal bag beslutninger

fornuftigt at der er et bredt flertal bag finanslove og alle andre love

for så vidt angår alt hvad vi laver herinde

ønskværdigt at der er enighed

så formålet

sådan set nobelt nok men hvad er det så

skal være to tredjedeles flertal for at

hvordan kan man afklare om man har et

set kun ved at lægge det frem i folketingssalen og hvis man så får et flertal på et enkelt mandat

en regering skal handle i modstrid med flertallet i folketinget det er jo helt omvendt

plejer vi at have det sådan at det er en fordel hvis regeringen

efterlever det flertal der er i folketinget så medmindre man ønsker at lave

i strid med et helt grundlæggende princip for hvordan vi styrer det her

vi selvsagt ikke støtte i dansk folkeparti

og fornuftigt at et mindretal skal kunne bestemme over flertallet i folketinget

her spørgsmål

jeg sådan set ikke at det er det er jo sådan

levere et angreb inden man så at sige skal tage slåskampen på egen jord

hvis man så efterlever det her princip giver man et

mindretal i folketinget mulighed for at forhindre at et flertal kan forsvare danmark imod et angreb ved at bruge det

er et

som en der i i alt hvad jeg gør bestræber mig

vil være et meget dårligt princip at knæsætte her i folketingssalen så om end jeg synes at det

selvfølgelig er ønskværdigt hvis de fleste beslutninger her i folketingssalen bliver truffet med brede flertal så synes jeg det ville være en

så stramme regler i forhold til at kunne træffe

meget optaget af forsvarets forhold han har vist også selv en baggrund

ved talrige lejligheder mener han ikke at

er uansvarligt at de skal sendes ud med risiko for liv og lemmer med risiko for

på sjælen med et lille flertal bag sig er det ikke enormt vigtigt at når vi her i folketinget sender unge danske mænd af sted i krig

en sikkerhed for at der er en solid opbakning til det de går og gør i stedet for at

politiske diskussioner tvivl osv er det ikke en stor fordel det er jo derfor

og hvordan man skal udnytte det men jeg vil gerne svare på den anden del

jeg ikke erindre at have afholdt en eneste

samtale med nogen af de folk jeg var udsendt med om hvorvidt der var

hundrede og ni og halvfjerds medlemmer der havde stemt for vores

mission det er ganske enkelt ikke noget jeg nogen sinde har diskuteret med nogen soldater

der var x antal folketingsmedlemmer der havde stemt for det mandat man nu var

det synes jeg godt nok er mærkeligt og

unge mænd ud som soldater har de vel også et krav om at der er rimelig sikkerhed for hvad de skal og hvad de ikke skal og at det det derfor er uhensigtsmæssigt hvis der kun er et lille flertal bag det

forebyggende angreb forestiller man

fornuftigt at beholde det kort på

jeg synes ikke at det er uden værdi

ikke og det har jeg heller ikke på noget tidspunkt sagt at det er jeg siger bare at som tidligere soldat som veteran

ikke huske at det er noget der har betydet særlig meget det der afgør om man ønsker at tage af sted på en mission er om man selv kan se sig selv i formålet med missionen det er det det handler om som

jeg kunne godt tænke mig at ordføreren alligevel prøvede at uddybe den der idé om at forebyggende angreb skulle vedtages i folketinget er det noget

ved to behandlinger i folketinget for derefter at igangsætte det hvad enten det har været med en stemmes flertal

tror jeg vi kommer til at have en ret lang diskussion her i løbet af natten

militært forebyggende angreb på en fjende

formentlig vil være annonceret mange mange dage i forvejen

den militære uddannelse i det danske system er det noget man opererer med at man vil lave forebyggende angreb der er annonceret

ikke om herre søren søndergaard ikke er bekendt med hvordan tingene fungerer i det her land men det er ikke sådan at hvis en løjtnant ude ved

jeg ved jo hvad ordførerens militære fortid er jeg tror faktisk at ordføreren rammer forbi skiven når han antyder at det her er ligegyldigt

man undgår hjemlige trakasserier

det det at der er stabilitet betyder noget for de udsendte men så sandelig også for de udsendtes ægtefæller herhjemme og så sandelig også

for de udsendtes børn som jo må føle en tryghed ved at vide at de folk som vi har sendt ud

at dansk folkeparti ikke kan se nødvendigheden

masser af soldater som ønskede at deltage i irakkrigen til trods for at der ikke var to tredjedeles flertal bag beslutningen og der er rigtig mange irakveteraner som stadig væk er rigtig stolte af deres indsats og som føler at de gjorde en forskel uagtet

stor mængde folketingsmedlemmer som ikke syntes at deres indsats var så

har udviklet den tagen hånd om veteranerne som man ikke havde på det tidspunkt og som ordføreren viser ligegyldighed over for

synes at ordføreren skylder at svare på noget andet nemlig

nu gjorde ordføreren sig klog på grundloven

mod danmark et forsvar for et angreb på danmark

høre fra socialdemokraterne at dansk folkeparti ikke kerer sig om veteranerne

det dansk folkeparti der var bannerfører for at veteranerne skulle være en del af det forsvarsforlig ikke med megen hjælp fra socialdemokraterne i i den henseende det er simpelt hen et fuldstændig urimeligt angreb

nej hvis man ønsker at angribe et andet land for at forhindre et angreb så er det jo ikke det samme som

jeg trak desværre ikke frinummer i dag jeg taler på vegne af herre michael aastrup jensen vores ordfører på området en af de mest vidtgående beslutninger man kan træffe som folketingsmedlem er at sende danske soldater i krig det er ikke nogen let beslutning og altid forbundet med stor alvor sådan skal det være og det tror jeg at alle er enige om danmark er et af de lande der ofte bidrager til internationale missioner også hvor det er farligt eksempelvis i afghanistan vi har derfor forpligtet os til at være ekstra grundige i forberedelsen af den slags vidtgående beslutninger eftersom vi med en folketingsbeslutning potentielt bringer danske soldaters liv i fare derfor er det også en vigtig debat som sf har rejst om end venstre ikke er enig i beslutningsforslaget

skal vende tilbage til ikke desto mindre er det yderst vigtigt at diskutere hvorledes vi håndterer spørgsmål om danske soldaters deltagelse i internationale missioner vi har dog de senere år opbygget en vis erfaring inden for området både i forhold til udsendte soldater men også i forhold til hvordan man håndterer hjemvendte soldater

ar på krop og sjæl emnet er på ny blevet aktuelt efter den udredning om dansk krigsdeltagelse som blev offentliggjort i februar en omfattende udredning

ser venstre en række problemer om end vi har stor sympati for den tanke der ligger bag nemlig at vi skal sikre så mange danskere så mange folketingsmedlemmer som muligt bag en beslutning om at gå i krig ifølge grundloven

er det regeringens prærogativ at føre danmarks udenrigs og sikkerhedspolitik ved at indføre et krav om kvalificeret flertal kan man måske udvande det princip kvalificeret flertal bruges i forbindelse med afgivelse af suverænitet i medfør af § tyve i grundloven det er venstres holdning at brugen af kvalificeret flertal fortsat skal være reserveret disse specielle tilfælde jeg er ikke når jeg læser forslaget her sådan helt hundrede procent sikker på

det er man vil have man vil have folketinget til at pålægge regeringen at indføre et princip om to tredjedeles flertal

indføre et princip

lov jeg hørte så tidligere at

at knæsætte et princip som der blev brugt i en politisk aftale det er vel jeg går ud fra

det man mener en intern politisk aftale som regeringen bør stå fadder til på det her område jeg er ikke om end jeg ikke betvivler herre søren

er i overensstemmelse med grundloven men det er klart at den binder da de partier der har skrevet under rent politisk

altså noget som man har beskrevet i grundloven de steder hvor der skal kvalificeret flertal til og det er jo altså ikke ved krigsdeltagelse

at bibringe mere åbenhed til beslutningen om at sende danske soldater i krig det er som nævnt en hæderlig ambition

om brugen af kvalificeret flertal vil bidrage til det for venstre er det vanskeligt at se hvordan et kvalificeret flertal vil bringe mere åbenhed ind i processen derimod er det vigtigt med et godt og fortroligt samarbejde mellem regering og folketing det kan man om nødvendigt arbejde på at styrke men et kvalificeret flertal vil i den forbindelse ikke gøre nogen forskel omkring åbenheden beslutningen om at sende danske soldater i krig adskiller sig fra de øvrige beslutninger som træffes af folketinget den slags beslutninger diskuteres både i fortrolighed i det udenrigspolitiske nævn som udenrigsministeren nævnte og i fuld offentlighed i folketinget så alle borgere har faktisk mulighed for at følge med i folketingsbehandlingen for venstre er det vigtigt at der er så bred enighed som muligt når danske soldater udsendes til væbnede missioner det giver ro om soldaternes arbejde både under og efter missionen det er dog ikke venstres opfattelse at brugen af et kvalificeret flertal

mellem s sf og

af det regeringsgrundlag og det var jo igennem alle mulige juridiske instanser naturligvis var det det så det viser jo

selvfølgelig kan man godt det her nej vi har meget bevidst formuleret det ikke som en lov men netop som en forpligtelse som man også gjorde det i det regeringsgrundlag den regering forpligtede sig til at hvis vi skal i krig skal der

man jo altid gøre i et regeringsgrundlag i en en aftale

usikkert i forhold til grundloven

mig til statsforfatningsekspert

det hænger sådan sammen at en sådan aftale ikke vil kunne håndhæves ved de danske domstole som vil finde at den er i strid med grundloven men når det er blevet indskrevet og i øvrigt godkendt af højerestående jurister

nok ud fra en tanke om at partierne var politisk bundet af det med den virkning at overtrådte man en sådan aftale kunne der sandsynligvis stilles et mistillidsvotum til regeringen sådan vil jeg gætte på

der er altså forskel på jura

og det her skal selvfølgelig ikke for en domstol

det handler om at der skal være en politisk forpligtelse som vi her i folketinget pålægger

flertal bør være nok ellers var vi i en situation hvor

må jeg indrømme at indlægget fra dansk folkeparti som jo ikke er et ubetydeligt parti men som er et stort dansk parti om muligheden for at

set overbeviste mig om at hvis der er den slags tanker i store partier i folketinget

det måske meget godt at vi har en aftale

det er et vigtigt forslag fordi det er en stor beslutning at gå i krig

det har jo været beskrevet altså folk risikerer at blive dræbt folk risikerer at blive lemlæstet folk risikerer at få traumer som de selv og samfundet skal

måske resten af deres tilværelse så det at sende folk i krig det at sende landet i krig er en stor beslutning men det er jo også en stor beslutning på den måde at det ikke er noget der bare lige kan laves om altså det er jo ikke sådan at man

og så sige nå men så trækker vi os ud igen

har man for det første ændret situationen på stedet for det andet har man jo påtaget sig et stort for alle dem man samarbejder med og det vil sige

regeringer i mange led fremover i forhold til deres handlefrihed uanset hvordan vælgerne stemmer uanset at vælgerne ønsker

meget illustrativt eksempel

sikring af at der er

kan overleve en lille smule vindstød

er mere tvivlende jeg tror ikke nødvendigvis at det

man får en bred opbakning blandt de regeringsduelige partier fører til mere åbenhed

det er muligt det fører til mere åbenhed over for de partier men over for offentligheden er jeg meget i tvivl om

konkret eksempel nemlig beslutningen om det danske flybidrag

danmark kunne komme til at støtte

kan diskuteres fordi det er underlagt

kunne tage en reel politisk diskussion hverken her i folketinget eller i befolkningen om de reelle problemer

som jeg mener at den rapport vi har fået om irakkrigen også er inde på og som vi skal prøve

veje til at tage en diskussion af hvordan vi får gjort noget ved altså for eksempel det problem der består i at det ofte er nævnet som får de fortrolige oplysninger men at dem der behandler det konkrete forslag om krigen er

nævnet har ikke automatisk er i hænderne på alle forsvarsudvalgets medlemmer det er et eksempel et andet eksempel er hvor mange oplysninger nævnet i sig selv får og der synes jeg det med åbenheden kræver mere end det

et flertal derfor

skal det være to tredjedele skal det være noget andet hvordan skal den præcise term være

er jo et beslutningsforslag og derfor går jeg ud fra at det vi skal bruge det her beslutningsforslag til er at arbejde videre og hvis vi vedtager

konkret udkast til en aftale som så skal være genstand for forhandlinger mellem folketingets partier og der kan vi jo så løse de problemer som måtte være

naturligt at man har en aftale blandt partierne i folketinget om at den slags ting igangsætter man kun

flertallet ikke er tilstrækkelig stort skal regeringen handle i modstrid med det som folketinget har pålagt regeringen at gøre hvorfor synes enhedslisten

ingen regering vil selvfølgelig vælge at lade sig stemme ned medmindre de vil bryde den aftale og udskrive et nyt folketingsvalg så det vil ikke ske

der er nogle aftaler som går ud over en valgperiode og som binder langt frem i tiden og hvor

der faktisk er imod en aftale som eksisterer kender vi også fra andre

komme med det her beslutningsforslag jeg vil også godt lige sige tak til herre holger k nielsen i det hele taget han har for lang tid siden meddelt at han ikke genopstiller ved folketingsvalget

ved hvornår det kommer og så slutter en glorværdig karriere i det danske demokratis tjeneste den sidste politiker der var med til at skabe det nationale kompromis takker af

forstår man hvor statsmandsagtigt alle optrådte dengang det tror jeg der

tilbage til forslaget

har været kontroversiel i det her århundrede og det gælder ikke mindst

endte jo med at skabe et magttomrum i irak og for nylig har den amerikanske hær konkluderet i en rapport at den eneste part der har haft langsigtet gavn af det her magttomrum i

iran altså iran gentager jeg lige for en sikkerheds skyld men det vi diskuterer er jo spørgsmålet om at tage ubesindige beslutninger dårlige beslutninger ville folketinget være bedre til at holde danmark ude af ubesindige beslutninger

på nippet til at godkende at danmark gik ind i konflikten i libyen der var så stor enighed om

der var en grund til at påkalde sig princippet om responsability to protect og ud af min øresnegl hører jeg at at enhedslisten direkte stemte for man skal ikke stole alt for meget på sin hukommelse men det skabte

magttomrum i libyen og det magttomrum har også vist sig

på mange mange forskellige måder som har destabiliseret store dele af vestafrika med

sige arbejdsløse krigere fra fra gaddafis hær så en beskyttelse imod ubesindige beslutninger

set ikke at folketingets flertal udgør uanset om det er på halvtreds

seks og tres procent ubesindige beslutninger skal man undgå men jeg tror det er bedre at vi lægger os på sinde at vi skal undgå ubesindige beslutninger inden for den eksisterende deling af magten som vi har i grundlovens § nitten stykke to og så på det grundlag arbejde på at forbedre vores

er fuldstændig enig i at større åbenhed

samarbejde med andre lande som ikke må kompromitteres

den slags ting men er princippet om to tredjedeles flertal den rigtige medicin i forhold til at undgå dårlige beslutninger og i forhold til mere åbenhed det synes jeg er mere tvivlsomt så jeg vil runde af med at sige at

de spørgsmål som sf og herre holger k nielsen

men vi føler os ikke overbevist om at man ordinerer den rigtige medicin og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget

ser vi også på en række andre områder så det har herre henrik dahl fuldstændig ret i men lige for at afklare

for at der skulle sendes

for at forsvare civilbefolkningen i benghazi

at lave regimeforandring hvorefter enhedslisten trak

fordi man ikke længere kan stole på begrænsede resolutioner vedtaget i fn fordi de kan blive forvandlet til et andet formål men jeg kan fuldstændig bekræfte

enhedslisten stemte for at sende et bidrag til at forsvare

jo glad for at vi er enige om at et ret stort flertal også kan tage en ubesindig beslutning og jeg

heller ikke misundelig på en generation af politikere som jeg ikke tilhører som har siddet og skullet overveje om den her responsability to protect situation forelå der er jo en generation af politikere som har oplevet srebrenica som har oplevet rwanda og hvor man selvfølgelig med rette har tænkt skulle vi have påkaldt os den her responsability to protect

og så viser det sig at man starter en kæde af begivenheder der skaber et magttomrum og et magttomrum kan man jo i hvert fald godt konkludere hvis man ser sådan de sidste femten til tyve år tilbage i mellemøsten er

som herre henrik dahl siger at det her forslag ikke forhindrer ubesindige beslutninger det er fuldstændig korrekt altså libyen som jeg nævner er et meget godt eksempel på det

der var i tvivl om at det var rigtigt da vi traf beslutningen den dag selv enhedslisten stemte for og så viser det sig hurtigt

virkeligheden var lidt anderledes og det burde man naturligvis have haft tid til at overveje lidt grundigere

der ligger bag det her og vil herre henrik dahl ikke medgive at det var en

beslutning man traf der i to tusind og tre

man gik med i irakkrigen i forhold til dansk udenrigspolitik dansk forsvarspolitik det danske forsvar at danske soldater bliver sendt ud og kommer hjem

for kaos i mellemøsten at det var en meget epokegørende beslutning man traf dengang og at det i den sammenhæng når man går ind i så epokegørende beslutninger

meget optaget af det nationale kompromis går det ikke at et lille flertal

store mindretal det går bare ikke for der skal være en bredere

som en tysker der er født i nitten seks og fyrre altså jeg var jo ikke politiker dengang jeg kan bare

dengang var at der var en helt forkert tænkning om regimeskifte og behovet for regimeskifte

det spillede jo en stor rolle i forhold til syrien

det kom jo så alligevel da man fik islamisk stat men i dag er vi jo bare blevet kloge nok til at forstå at vi

meget meget meget farlige situationer der

jeg tror det handler mere om at forbedre tænkningen

fremgår det jo af den historiske undersøgelse

det kom bare ikke frem i debatten det blev ikke fremlagt for folketinget at man havde de betragtninger omkring hvad et magttomrum ville kunne skabe

af iransk indflydelse i irak alle de der konsekvenser

og det kunne man jo gøre blandt andet fordi man vidste

kan være nødvendigt en regering skal kunne regere med et lille mindretal i en række tilfælde

bush den ældre bremsede jo også da han havde befriet kuwait og det var jo nok fordi han var professionelt diplomat og han var godt klar over at hele den her destabilisering af irak

man skulle kaste sig ud i hans søn søn havde ikke haft den samme flotte karriere i diplomatiet og tænkte over tingene på en anden måde så selvfølgelig er der taget mange ukloge beslutninger det er

gøre mig morsom på folketingets bekostning men jeg tror bare ikke at to tredjedeles flertal i folketinget i sig selv beslutter mod dårlige beslutninger jeg vil ikke nævne noget men det er der bare ikke noget der tyder på må jeg sige

vil gerne tilslutte mig takken for at

beslutningsforslag er blevet fremsat og også en tak

som herre holger k nielsen har gjort i dette folketing

gennem alle årene virkelig beundringsværdigt og tusind tak for det når nu det desværre hører op så skal jeg sige at jeg taler på vegne af rasmus nordqvist som er vores ordfører på det her område jeg vil i første omgang

er konsekvenserne vi skal og må respektere at det er et spørgsmål om mennesker og når der er menneskeliv på spil skal vi respektere den demokratiske samtale og proces militære aktioner må ikke blive et politisk skakspil at sende militære styrker ud i felten er en alvorlig sag valget bør dermed træffes på bedst kvalificeret vis alternativet mener at folketinget altid bør træffe disse beslutninger med et kvalificeret flertal for at sikre den mest demokratiske og mest kompetente beslutning selv om det selvfølgelig ikke altid er en sikring af at den også bliver kompetent en så stor beslutning må ikke kunne træffes

et smalt flertal det er uansvarligt og ikke med respekt for de menneskeliv der står på spil militære operationer hvori danmark deltager og yder militær assistance skal bero på et klart folkeretligt grundlag og et fn mandat dansk forsvarspolitik skal ikke bruges til at føre illegitime angrebskrige men bruges til at styrke global stabilitet og den internationale retsarkitektur det sikres trods alt bedst ved at et militært bidrag til internationale operationer er så indlysende rigtigt at det kan samle et kvalificeret

kan beskæftige os med som politikere

med et snævert flertal eller skal man også have et totredjedelsflertal til det eller er

oversvømmelser og naturkatastrofer som vil få meget meget store menneskelige omkostninger og som vil få de flygtningestrømme vi har set

jeg mener ikke at klimaet er mindre vigtigt end krig

indsats her på borgen jeg glæder mig til at læse

de vil være historiske så tak for indsatsen

noget af det sværeste synes jeg ved at

er faktisk at sende unge danskere ud i verden for at forsvare danmarks interesser og danmarks sikkerhed det er jo sådan i dag at

og vores unge soldater gør altså en enorm

indsats de bliver rost når vi mødes med vores allierede

skabe fred og stabilitet

soldater i irak og afghanistan der uddanner sikkerhedsstyrker

man kan forsvare sig selv

altså vigtigt det forslag som

sf er kommet med i dag

at pålægge regeringen et princip om et kvalificeret flertal i

i princippet om at selvfølgelig skal der være et så stort flertal som muligt når vi træffer den beslutning det er vigtigt at

så mange partier som muligt er med i det så principielt er vi

her ting så principielt er det en god idé men vi synes ikke man skal gøre det på en måde hvor det bliver firkantet og hvor man siger at der skal være et totredjedelsflertal og ellers går det ikke

det sidder vi jo alle sammen og venter på og tipper på men

i folketinget og det er meget bevidst at det handler om det her fordi forsvarspolitik udenrigspolitik

i den måde jeg har lavet politik på og

også den sammenhæng at deltagelse i irakkrigen er en af de mest fundamentale beslutninger

da vi besluttede at

halvfjerdserne

set altid ført en aktivistisk udenrigspolitik udenrigstjenesten har har været særdeles

udenrigsminister i sin tid

diplomati og arbejdet i

ind og på en meget meget markant måde ikke at vi ikke har deltaget i krige før for det gjorde vi jo også i

synes jeg ganske udmærket måde

jeg tror gjorde stort indtryk på os

hele dagen under tredjebehandlingen og gjorde gang på gang markant opmærksom på det var sf det var enhedslisten det var det radikale venstre og det var socialdemokraterne

uholdbart uholdbart

de danske soldater har krav på at have et bredt flertal bag sig

vi er ret sikre på at der vil komme soldater hjem i ligposer det var det var ikke alle der

et kaos i irak og hele mellemøsten

man brugte det her meget snævre flertal jeg tror at alle lande

igennem med snævre flertal og jeg har sagt det til forskellige mindretal udeomkring i verden hvis i vil løsrive

er i nødt til at få et bredt flertal bag den beslutning som skal træffes den aftale der skal laves og det er jo så fejlen at man

jeg sagde tidligere mit eget udgangspunkt efter folkeafstemningen i nitten to og halvfems

en benhård linje igennem med så lille et flertal som tilfældet var der det ville splitte befolkningen fuldstændig mange år fremover det går bare ikke og derfor

er man nødt til at tænke i brede flertal

at man forsøger at få brede flertal når vi skal have militæroperationer og al respekt for det det er godt nok

netop for at forhindre den situation der var

det som fremgår af krigsundersøgelsen anders fogh rasmussen

ville med usa i krig i irak for enhver pris

han ville bare med og det ville han på et tidligt tidspunkt

større åbenhed men det ville have sikret at anders fogh rasmussen ville have været nødt til at forhandle med socialdemokraterne med de radikale i hvert fald

før den endelige beslutning der var lange forhandlinger

så ud i sandet og der burde den daværende regering jo ligesom

traditionelle udenrigspolitiske partnere

er med det går simpelt hen ikke og det ville have sikret en ny overvejelse om hele det her projekt

det ville have haft en betydning men jeg er også enig med alle dem der siger

det var en dårlig beslutning det vidste vi ikke den dag vi traf den

vi kunne heller ikke vide at man ville

så må sige manipulere eller vride fn mandatet efterfølgende men det var nok noget vi skulle have diskuteret lidt grundigere

så travlt med at sende de fly af sted den aften det tror jeg da bestemt at vi kan være enige om i dag

derfor er det altså rimelig vigtigt at vi

diskussioner jeg har haft med forskellige ministre og

to der er det men generelt

holdning i alle regeringer hos alle forsvarsministre hos hærens ledelse

for snævert flertal hvis der bliver for meget usikkerhed efterfølgende hvis

men det giver større sikkerhed hvis der er et bredt flertal

det her vil give en form for

er i færd med at gøre noget dumt

jeg skal hilse fra herre martin lidegaard

de radikale også kan støtte det her forslag

mand der har stået spidsen for et parti som igennem hele sin levetid har ønsket

der bekymrer sig om soldaterne det er en sjov måde at bekymre sig om soldaterne på og jeg er ret sikker på at

er i vores forsvar ikke føler at man bekymrer sig særlig meget om dem når man fjerner deres udstyr og fyrer deres kollegaer

den eneste måde man kan finde ud af det på hvis man skal henholde sig til grundlovens paragraf om at

at der er et flertal i folketinget som regeringen så skal handle i modstrid med synes herre holger k nielsen at det er fornuftigt at det skal foregå

blandt andet for at give bedre udstyr til soldaterne i afghanistan jeg har hele tiden haft den holdning at man kan være imod krigen i afghanistan men at de soldater der er der skal

man kan finde ud af det er det klart nok

kan blive bestemt af en afstemning

det flertal fordi grundloven er som den er

handler jo om at regeringen sikrer sig

flertal før den sender et forslag i

krigsdeltagelse ude på gangene frem for herinde i folketingssalen

er derude man skal afgøre om man ønsker at træffe beslutning

optik mere åbenhed omkring tingene det er at man fører korridorsnak

først når man lige er sikker på at man har to tredjedeles flertal at man

og det har vi jo også sagt hele tiden det det handler om

er at det vil tvinge en fremtidig anders fogh rasmussen til at inddrage flere partier end det

dansk folkeparti fremover hvis han ville i krig i irak det synes jeg er ret vigtigt også når man tænker på hvad herre jeppe jakobsen har sagt tidligere i dag

vi har brug for her i folketinget og gerne oftere end dem vi har jeg synes virkelig det har været givende

også benytte lejligheden til også fra min side

holger k nielsen har gjort for det danske folkestyre

kan forlade folketinget og sige at man virkelig har været med til

finde frem til det nationale kompromis som har påvirket dansk politik lige siden det er meget få af os der

har sat et så markant aftryk ud over den indsats som der i øvrigt er blevet gjort fra herre holger k nielsens side så uanset

og i bund og grund også en ærgrelse over at det blev så kort tid i det bedste job man stort set kan få

for at være landes udenrigsminister

at ændre de gældende retningslinjer for hvilket fødested man kan få registreret i sit pas og kørekort forslagsstillerne mener at den enkelte selv i højere grad skal kunne bestemme hvilket fødested der anføres i personens pas eller kørekort så man kan få angivet det sted man kan dokumentere

jeg kommer til hvordan regeringen stiller sig til forslaget vil

prøve at forklare hvordan reglerne er skruet sammen i dag og de hensyn der ligger bag det er efter paslovgivningen rigspolitiet der kan fastsætte retningslinjer om ekspeditionsmæssige forhold for kommunernes behandling af pasansøgninger af retningslinjerne fremgår det

at oplysninger om pasansøgerens fødselsregistreringssted automatisk hentes fra feltet fødselsregistreringssted i det centrale personregister det vi kalder cpr i daglig tale denne ordning blev indført den første januar to tusind og tolv på foranledning af rigspolitiet

var det for det første for at anføre oplysninger om fødselsregistreringssted ens på tværs af forskellige systemer og for det andet for at nedsætte risikoen for manuelle fejl når det er vigtigt at oplysningerne anføres ens på tværs af forskellige systemer hænger det sammen med at der ellers vil kunne opstå tvivl om rigtigheden af oplysningerne der kan også opstå tvivl om hvorvidt borgeren er den person som den pågældende udgiver sig for at være der er fortsat mulighed for helt undtagelsesvis at angive et fødested i passet som er forskelligt fra oplysningerne i feltet fødselsregistreringssted i cpr det kan ske hvis kommunen vurderer at angivelsen af et bestemt fødested kan medføre at den pågældende ikke kan rejse eller risikerer at blive tilbageholdt i udlandet i forhold til kørekort

i dag gælder for angivelsen af fødselsregistreringsstedet i cpr skal anerkendes som stat af danmark for at kunne angives som fødselsregistreringssted for en person som for

kan kommunen efter anmodning fra den pågældende i stedet tilbyde i cpr at registrere mellemøsten i feltet fødselsregistreringssted hvis den pågældende ikke ønsker at der skal stå israel det vil så blive overført til passet og kørekortet

et forsøg på at forklare hvordan systemerne praktisk hænger sammen i forhold til hvordan regeringen stiller sig til beslutningsforslaget

jeg begynde med at sige at det jo ikke er første gang at spørgsmålet om

drøftes i folketinget det er ved at udvikle sig til en klassiker tror jeg

samråd forespørgselsdebat og nu også beslutningsforslaget her om

forslagsstillere så man må rose for vedholdenheden hos beslutningsforslagsstillerne regeringen mener fortsat ikke at der bør ske en ændring af de gældende retningslinjer for angivelse af fødested i danske pas og kørekort det vil altså sige at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget

den forbindelse vigtigt at holde sig for øje hvad formålet med et pas egentlig er

at myndighederne kan sikre sig identiteten på personen der anvender passet

og nøjagtige rigspolitiet har oplyst at det er deres faglige vurdering at det vil være forbundet med en række ulemper at indføre yderligere valgmuligheder i forhold til angivelse af fødselsregistreringssted særskilt på pasområdet blandt andet vil en sådan ordning indebære at fødselsregistreringsstedet ikke er ens angivet i pas

årsager tilstræbes mest muligt at begrænse behovet for at folk manuelt skal ændre oplysninger i et myndighedsdokument rigspolitiet vurderer samtidig at manuelle opdateringer vil indebære øget risiko for fejlregistrering kørekort anvendes i en dansk sammenhæng også i udpræget grad som et egentlig legitimationsdokument og derfor gør de samme forhold sig gældende for så vidt angår kørekort

er det for mig som justitsminister afgørende at vores legitimationsdokumenter er sikre og til at stole på det forudsætter at oplysningerne er ens på tværs af systemer og dokumenter og at vi begrænser risikoen for manuelle fejl mest muligt når det er vigtigt hænger det sammen med at der ellers kan opstå tvivl om rigtigheden af oplysningerne og om hvorvidt borgeren også er den person som den pågældende borger udgiver sig for at være jeg anerkender at der her er tale om et spørgsmål der kan vække stærke følelser hos nogle men i en afvejning af hensyn vægter vægter sikkerheden om vores legitimationsdokumenter og deres anvendelse for mig som justitsminister nu engang højere på dette punkt

og vi troede da at vi kunne overvinde dumstædigheden blandt ministre

tage det lave niveau af debat

fødested udlandet eller fødested mellemøsten hvilken identitetsmulighed

i at bruge de to begreber og hvis man samtidig med siger til

og israel hvad er det så man kan bruge i de to ting når der endda er valgmulighed for

juhl mener at det er helt uvirkeligt så dumstædig det er muligt for regeringen at være i den i den her sag

engang sådan at når rigspolitiet kommer med en klar anbefaling der hedder at vi skal have ensartethed

systemisk ensartethed mellem hvad der står i vores cpr register og hvad der står i vores legitimationspapirer så synes jeg det giver rigtig god mening så vi ikke har man slår en person op i cpr og der står vedkommende

det skal være men

christian juhl kan overbevise den ansvarlige minister for cpr om at der skal være ti andre muligheder og ministeren siger at det så er også regeringens synspunkt

så bliver der jo de muligheder jeg vil bare have ensartethed jeg vil bare have at det der står i cpr

system og at der er lokale hensyn vi har lige fået et eksempel i i dagbladet information i dag hvor en dansk

tjekkoslovakiet de bruger alle de officielle computere til at lave passet og der står i dag tjekkoslovakiet i det gamle pas

eksisterer tjekkoslovakiet ikke længere det vil sige

ikke engang er ensartethed i ministerens eget system i dag så er det da lidt latterligt at snakke om at sådan skal det blive ved med at være var det

så gør vi

for eksempel svenskerne de har et ensartet system og det har jeg beskrevet i bemærkningerne til vores forslag

ubureaukratisk når udlandet kan håndtere den slags og når vi har kunnet det i danmark uden moderne it systemer

vi overfører fra cpr til

så er det det vi gør

se nærmere på hvad indholdet egentlig er i den for jeg synes at der skal være ensartethed i vores

handler om og hvad for nogle udfordringer der

kan man sagtens sætte sig ind i de følelser det kan vække

de ikke kan få det præcise fødested optrykt i deres legitimationsdokumenter som for eksempel pas eller kørekort beslutningsforslaget har også et konkret eksempel det er fint beskrevet

fra stettin som er født i nitten en og fyrre og som ikke kan få det fødested optrykt i sit kørekort og i sit pas

den frustration og irritation over de her ting

og rigspolitiet gør opmærksom på

unøjagtighed eller en form for ulempe

oplysninger der fremgår derfor

afvente en anden melding fra rigspolitiet før vi vil være villige til

stor cadeau for intentionerne

forslagsstillerne der lytter til bekymrede borgere som gerne vil have en ændring vi føler bare fra

systemet i forvejen giver valgmuligheder

eller mellemøsten eller tyskland eller udlandet

i de to eksempler på

i cpr systemet er en klar entydighed i dag er der rod det flyder det flyder i det her system og jeg tror vi kan blive ved hver eneste måned at finde eksempler på at der faktisk ikke er noget system i det og når ministeren har været

ikke ordentlighed at man sidder og siger nå ja det

politimesteren og så må vi hellere gøre det er det virkelig systemet der skal bestemme tingene

har et veludviklet cpr system og at det samregistrerer med andre dokumenter føler jeg mig rigtig tryg ved jeg kan medgive at det kan forekomme frustrerende for enkelte borgere at man ikke kan få en præcis optegnelse

men at det skal gøre at

at gå imod en anbefaling der handler om sikkerhed

at være med til altså når det er at rigspolitiet frabeder sig det her

som ved ved bedst på det her område der kan jeg simpelt hen ikke som

mig til dommer over hvad der er det rigtige at gøre hvis rigspolitiet siger vi vil gerne undgå det her så føler jeg

har nogen praktisk betydning for identifikation af personen er det ikke irisbillede fingeraftryk cpr nummer og billede der er identifikation og intet andet det har ministeren i hvert fald belært os om

absolut ingen betydning for identifikation eller sikkerhed det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål er mener

og det er derfor at rigspolitiet frabeder sig

sagtens have sympati for intentionen med det her vi kan sagtens sætte os ind i det ønske der er om at få det her ændret vi har det bare på den måde at når rigspolitiet siger så tydeligt som de gør

vil vi ikke risikere at sætte noget sikkerhed over styr

kunne være at der var nogle personorienterede ting vi har tævet det her igennem i tror jeg op til seks timer vi har haft ministre af forskellig slags fordi på et tidspunkt

over til den anden minister fra indenrigsministeren til trafikministeren og trafikministeren til justitsministeren justitsministeren tilbage til indenrigsministeren

vi nødt til at forlange en løsning det er derfor at vi har

det her beslutningsforslag det kan da ikke nytte at alle partier i folketinget nu vil acceptere at det bliver ved med at flyde og er

accepterer den danske stat taiwan som en stat

det ikke er rigtigt hvis man sådan skal sige i dag men det er det er accepteret i det danske system for eksempel kan man også få udlandet stående i sit pas for eksempel kan man også få mellemøsten stående i sit pas det er ikke stater og det er ikke nogle særlig præcise angivelser synes ordføreren ikke at det på tide at vi får en klar og entydig måde at registrere de her ting på for eksempel med udgangspunkt i cpr numrene

identificere det sted de er født for eksempel navnet på byen

ens regler sammen med vores nabolande det viser sig at vi

ens regler i norden vi har ikke ens regler i europa og det vil sige

sverige er det mest stringente land hvad det her angår de siger vi skriver byen og vi skriver landet som det hed dengang hvis man ikke vil have landet som det hed dengang til at stå der så skriver vi bare byens navn for det har ingen praktisk betydning for identifikation af personen det er helt andre ting vi bruger til det sagde politiet i sverige så ville det måske også være

mon ikke vi også skulle lære af det og få

kørekort det er ikke nogen ny diskussion og jeg anerkender at der kan ligge stærke følelser bag det ønske som er baggrund for dagens debat når det er sagt

den måde vi registrerer personlige oplysninger på i dag herunder med fødested først og fremmest skal sikre at myndighederne i danmark har et sikkert grundlag for at identificere den pågældende borger på det er ikke hensigtsmæssigt at der kan opstå tvivl

blive tilfældet hvis der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne i de forskellige systemer jeg skal ikke gentage

betonede tale om de problemer der kan opstå men jeg kan i det hele taget henvise til den herudover har det været nævnt flere gange at rigspolitiet jo ikke just har anbefalet nogen ændring i det gældende system det er en faglig vurdering som rigspolitiet har foretaget

betragtning om ensartethed i cpr registeret og i legitimationspapirerne det synes jeg vi skal lytte til så summa summarum venstre kan

eller hvilken sikkerhed ligger der i at skrive i et pas denne person er født i mellemøsten eller i et land der

ikke brugt til identifikation det fortæller justitsministeren det fortæller indenrigsministeren og det fortæller også ministeren som har ansvaret for kørekort det bliver ikke brugt til det hvis man placerede

fik man ensartethed modsat i dag hvor der er forskellighed vi har eksempler på at det står forskelligt i to pas lige efter hinanden at der står forskelligt i kørekort og i pas

vurderer jo at det er vigtigt at der er en ensartethed i systemerne både i legitimationspapirerne og i cpr systemet jeg skal medgive over for herre

hvis jeg skulle bede om legitimation fra en person var det nok mere ansigtet og

personens navn jeg ville fokusere på i passet i stedet for hvor

har sit fødested men som sagt

overensstemmelse i systemerne og det er det rigspolitiet frygter ikke

ministeren der bestemmer det er vel ikke embedsfolkene der bestemmer hvordan tingene skal køre det går jeg

ikke er fødestedet der har nogen stor betydning

skal finde frem til de rigtige personer

derfor er det jo interessant at høre at det er ministeren der tilsyneladende skubber embedsmænd foran sig som siger at det

skal være hovedet

fik klare linjer og at vi så brugte det som udgangspunkt

alle vores dokumenter det gør man nemlig

lytter man efter de vurderinger der kommer fra fra rigspolitiet og det er

rigspolitiets opfattelse at der vil være adskillige ulemper forbundet med det her

vil give forskellige opfattelser og forskellig dokumentation i cpr cpr registeret og i legitimationspapirerne og

er

kunne identificere en person ved hjælp af pas eller kørekort men det billede kan blive mudret lidt og det kan øge risikoen hvis man skal til at

flere manuelle indtastninger af oplysninger men det er klart at de oplysninger som bliver overført fra cpr registeret skal vi selvfølgelig sørge for er korrekte

at man har følelser for det land man er født i

havde ét navn da man blev født og har et andet navn i dag

godt forstå at man kan have mange følelser involveret i det men jeg mener

lidt bureaukratisk og juridisk vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt og det løser jo ikke de følelsesmæssige sider af sagen så liberal alliance kan ikke støtte beslutningsforslaget og jeg skulle hilse fra de konservative og sige at de heller ikke kan støtte

et sagligt argument for at det her skulle være et problem vi får ikke ét sagligt argument for at vi ikke flytter det op i cpr registeret og ensretter

pas hvor der står tjekkoslovakiet det land er nedlagt for mange år siden en tredje person får at vide at vedkommende kan

til at det ikke er en dansker det er klart nok men men det bliver jo ikke brugt til

identifikation det er bare en gammel overlevering at man bruger det i passet vores nabolande bruger det ikke engang hvad er grunden til

har den udlægning af det altså

andre jeg har hørt udtale sig i den her sag har ikke den samme vurdering af sagen som ordføreren har og det er måske en af årsagerne til at

herre torsten gejl

han står i den første store eu debat

han ville rigtig gerne have flankeret herre christian juhls stærke arbejde nede fra sin pult

og fremvise de mærkeligheder der er i at vi

nationer opstår og forsvinder og vi mennesker tillægger geografi og tilhørsforhold meget stor personlig og politisk betydning

dette forslag om at gøre reglerne for registrering af fødested i danske pas mere fleksibelt som vi ser det i for eksempel

som det er i dag er der ingen rød tråd i de danske myndigheders håndtering af spørgsmålet således kan nogle personer

der engang var tysk men nu er polsk blive registreret som født i tyskland

danske myndigheder fik valget mellem det intetsigende mellemøsten og israel som ikke eksisterede på daværende tidspunkt i nitten seks og fyrre

det tilladt at få dette land registreret som fødested selv om danmark ikke anerkender taiwan som selvstændigt land

mest virket som bureaukrati for bureaukratiets skyld efter vores mening vi kan konstatere at der er forskellig praksis i andre europæiske lande og at mange andre er meget mere fleksible end de danske myndigheder da nationaliteten af fødested ikke har nogen praktisk eller sikkerhedsmæssig begrundelse foreslår alternativet og enhedslisten at danske myndigheder får mulighed for at bløde de nuværende inkonsekvente regler op og imødekomme danske statsborgere for hvem dette er et meget personligt og vigtigt identitetsspørgsmål vi forestiller os at danmark kan indføre

og dernæst hvilket land stedet tilhørte

ved ansøgning kan personen vælge om vedkommende vil have både sted og land med eller kun stedet jeg skal hilse fra det radikale venstre og siger at de støtter

meget lille eller måske i virkeligheden slet ingen betydning for myndighederne

jeg synes helt ærligt at ministerens forklaringer virker noget søgte

tilladt at få anført udlandet eller mellemøsten og måske kunne få anført syd for grænsen de varme lande ovre østpå eller nordpå

regler så synes jeg altså at man bør følge det ønske som der er hos mange mennesker og derfor vil sf ud fra

og det her lille plastikkort

mit kørekort vi har været på sammen med ministrene

vigtigt for myndigheder at være sikre på at indehaveren af et pas og et kørekort er netop den person der er angivet på

men det vi skal snakke om har intet med identifikation at gøre da det alene handler om fødestedet

en dansk borger kurt jonas blev født i den tyske by stettin i nitten

have et nyt kørekort her stod at hans fødested var polen selv om stettin var en del af tyskland i

en og fyrre i to tusind og elleve fik han igen et nyt kørekort hvor der stod at han var født i forbundsrepublikken tyskland

en og fyrre og stettin har aldrig været en del af forbundsrepublikken kurt jonas

kunne stå udlandet på hans kørekort han kunne altså ikke få myndighederne til at skrive tyskland som fødested

en tredje

seks og fyrre han fik nyt pas i to tusind og tretten

fødested var angivet mellemøsten selv om der i hans tidligere danske pas stod gaza

endnu tidligere pas stod palæstina på paskontoret fik hamed el beltagi at vide at han kunne vælge mellem mellemøsten eller israel

i nitten seks og fyrre og mellemøsten er en meget upræcis beskrivelse af fødestedet

fødeby prag i marts i år skulle han have nyt pas på den danske ambassade og

ophørte med at eksistere som land første januar nitten tre og halvfems det tror jeg

det var formelt i strid med de danske regler som forskellige ministre blandt

som fødested altså det nye navn for der hvor han bor nu vi har siden to tusind og seksten drøftet de her spørgsmål med skiftende ministre ministre forgår men pasproblemet består

holdt samråd med justitsminister søren pind der mente at de danske regler var lavet af hensyn til vores nabolande

at skaffe reglerne for vores nabolande hjem og de er forskellige der findes ikke fælles regler i eu landene og der findes ikke fælles regler i norden

lukket samråd for tænk nu hvis der var noget som ministeren ikke kunne fortælle på et åbent samråd

han fortalte at der ikke kunne rettes i feltet fordi teksten bliver overført fra cpr registeret heller ikke det var rigtigt det er muligt at ændre

på det enkelte paskontor eller kommunekontor

tusind og atten oplevet at justitsministeren mente at det var indenrigsministeren

det var trafikministerens bord og tilbage igen til justitsministeren han har grint for han har ikke

og trafikminister ole birk olesen i et fælles samråd men heller ikke her kunne vi få disse høje regeringsrepræsentanter til

hollands nye praksis i det ene eksempel de har nemlig sagt at fødestedet kan være gaza

inklusive jerusalem det kan de sagtens håndtere dernede siger de og de har et meget skrapt politi skulle at sige

sikkerhed bruges ofte af skiftende ministre som argument for de danske regler men hvordan skal man fatte lid til det når de administreres forskelligt og borgere identificeres ikke ud fra fødestedet overhovedet

ingen grænsebetjent vil bruge fødested som identifikation og hvis det skulle have interesse for grænsebetjenten hvor vedkommende er født

har jeg så stor tillid til grænsebetjentenes viden og intelligens at den ville dække den historiske viden som de

der er flere der hedder muhammed flere der hedder christian og

og det er jo en god identifikation som vi har haft stor stor glæde af at bruge i danmark det er jo derfor vi har så godt et system

de her to eksempler på identifikation derfor bruger

man kan kun se det på de maskiner der kører bagved fingeraftryk hvis man har afgivet fingeraftryk

kan heller ikke ses på et pas men det er også unikt og de to sidste

identificere andre personer fødestedet bruges heller ikke af andre landes myndigheder til at identificere personer så det er ingen undskyldning den gik altså heller ikke herre minister

det var godt forsøgt alle vores møder afslører at fødestedet ingen sikkerhedsmæssig betydning har for myndighederne absolut ingen der er alene tale om et forsvar for et bureaukratisk system uden saglig begrundelse og jeg har

beskrivelse fra den myndighed altså politiet som siger at det er godt at beholde de her regler omkring fødestedet som er noget rod jeg glæder mig til at ministeren vil fremsende

det brev hvor der står at myndighederne

den nuværende tilstand og hvorfor og hvor det betyder større sikkerhed end hvis man følger det forslag vi har

justitsministeren end hensynet til mennesker den ene stædige minister har fulgt den foregående stædige minister og fastholdt at det her ikke skal laves om hvor længe skal denne galskab fortsætte hvornår holder danske ministre og myndigheder op med at tænke lige så bureaukratisk som man gjorde i ddr som jo var det land som stettin lå meget tæt på hvornår indser ministrene at det der ikke kan forklares heller ikke bør forsvares vi ønsker entydighed og ikke en rodebutik hvor man ikke har faste regler vi ønsker at der registreres i

skrives først stedet hvor personen

født og dernæst hvilket land stedet tilhørte da personen blev født

den lå i det land som eksisterede på det tidspunkt

vil have både sted og land med eller kun stedet hvor svært kan det være herre minister vi kunne have sluppet for mange timers møder mange spørgsmål og mange breve hvis ikke en stædighed hos især ministrene havde blokeret for pragmatiske løsninger men også løsninger der er mere entydige end

som justitsminister trafikminister og indenrigsminister

er da topmålet af bureaukrati som ikke har nogen saglig forklaring og jeg vil gerne have at vi snart finder sammen om det her nu har vi givet syv muligheder til skiftende ministre

at finde en pragmatisk løsning hvor mange gange skal vi prøve

christian juhl flere gange nævnede ministre og også deres navn og

passere fordi det strakte sig over flere perioder og det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

som pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag inden årets udgang som skærper strafferammen for trusler fra to til fire år hvis truslen skyldes offerets tilknytning

religion et meningsfællesskab eller en politisk overbevisning eller

pålægger i øvrigt regeringen at udvikle en plan for myndighedshåndtering af ofre for trusler samt at oprette en central forsknings og efterforskningsenhed på området det er ikke første gang at vi her i folketinget diskuterer ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i danmark

for rammerne for ytringsfrihedens udfoldelse er en højaktuel problemstilling i en tid hvor sociale medier har medført at stadig flere borgere har mulighed for at deltage i den offentlige debat ytringsfrihed er noget som vi skal værne om og regeringen er ligesom forslagsstillerne

og danner fundamentet for en fri politisk debat ytringsfriheden sikrer at holdninger kan udveksles og at vi dermed som samfund og individer bliver ved med at udvikle os

også helt enig med forslagsstillerne i at trusler mod ytringsfriheden er dybt krænkende og jeg mener grundlæggende at vi alle skal kunne deltage i den offentlige debat uden risiko for efterfølgende at blive mødt med trusler synspunkter skal mødes med andre synspunkter og argumenter og ikke med trusler om vold truslerne og grove tilsvininger er aldrig svaret og desværre kan trusler og grove tilsvininger

med til at dæmpe lysten til at deltage i den offentlige debat regeringen har derfor allerede iværksat en række tiltag på området senest er straffen hævet for trusler mod personer i offentlig tjeneste

er en skærpende omstændighed efter straffeloven hvis en person udsættes for trusler eller lignende på grund af hans

fordi trusler på baggrund af en persons lovlige ytringer i den offentlige debat kan afholde andre fra at deltage i debatten netop fordi ytringsfriheden ligger denne regering stærkt på sinde

vi valgt at nedsætte en ytringsfrihedskommission ytringsfrihedskommissionen arbejder jo for tiden på at kortlægge og vurdere ytringsfrihedens vilkår og udfoldelse i danmark og som led i kommissionens arbejde gennemføres blandt andet en større befolkningsundersøgelse undersøgelsen vil komme vidt omkring og blandt temaerne er blandt andet ytringsfrygt og selvcensur og debatkulturen på de sociale medier vi vil derfor alle sammen blive klogere på disse emner når ytringsfrihedskommissionen senere på året afgiver sin

for hensigten bag dette forslag jeg mener blot at det bør afdækkes

om de foreslåede tiltag er det som der er brug for eller om der er

for at gøre noget andet eller mere

med den baggrund at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget vi ønsker simpelt hen at afvente den betænkning der kommer fra ytringsfrihedskommissionen hvor vi får den store brede debat

side vil gå åbent til de videre drøftelser med folketinget om om det her vigtige og vedkommende spørgsmål og ser også som sagt frem til at modtage ytringsfrihedskommissionens indspark til

på den ene side ender ministeren

at vi skal afvente ytringsfrihedskommissionens arbejde men i den samme tale siger ministeren

allerede har taget nogle forskellige initiativer

netop det her initiativ skal afvente ytringsfrihedskommissionens

på linje med de andre gode initiativer som man allerede har taget

sige at det er lige nu tror jeg at vi virkelig har brug for

fordi jeg normalt stiller mig i vejen for strafskærpelser

jeg tænker måske bare fordi vi allerede har synes jeg ret stramme og skærpede strafferammer

det koster hver gang vi skærper straffene

også tale om når man skal lave nogle enheder i politiet hvordan

hvor skal de tages fra så det er ikke uvilje

fik den store brede debat om emnet så kunne det være at det førte til det her forslag

jeg vil appellere til at

kunne se det her i i forbindelse med og i den samme slipstrøm

de andre initiativer der er taget men hvor man bare ikke

det nu at skulle sige at vi engang til efteråret vil fremsætte det her forslag

er det ikke mere de generelle forhold omkring

ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i danmark

temperaturen på ytringsfriheden anno to tusind og nitten og dermed komme bredt rundt

jeg ville undre mig stærkt

fører med sig at vi her i folketinget siger at på baggrund af den betænkning vil vi sætte os sammen og sige

forslagsstillerne for at sætte fokus på det her meget vigtige emne

ikke nogen tvivl om at det at have ytringsfrihed

et demokrati vi har en stolt tradition i danmark for at kunne ytre os om det vi har lyst til

vi har historien om viggo hørup der sagde del jer efter anskuelse vi kan også huske hal koch der talte om ordet ikke sværdet det er helt afgørende at man kan ytre sig bruge ord

debattere argumentere uden at man bliver knægtet og der er ikke nogen tvivl om at når der er så meget chikane i luften som vi oplever i de her år så er det et problem

debattører politikere organisationsfolk andre interessenter almindelige borgere der ytrer sig risikerer at

det dybt problematisk

er også et forslag som vi socialdemokrater godt kan se os

gør opmærksom på sin ytringsfrihedskommission

og er klar over at der er et arbejde her vi må afvente osv men som vi læser aftalen om den her ytringsfrihedskommission så er der netop ikke tale om at man skal forholde sig specifikt til en strafferamme

det her med at der er nogle der truer

vi gerne være med til at støtte beslutningsforslaget som det er her vi synes ikke det er i modstrid med

der kommer andre perspektiver frem der men vi mener sagtens at både beslutningsforslaget her og ytringsfrihedskommissionen kan gå hånd i hånd

side kan vi godt støtte det her beslutningsforslag det må være sådan i et demokrati som

jeg bare høre om socialdemokratiet kan henvise til noget materiale eller evidens eller et eller andet

har det vel også konsekvenser for strafferammerne på et andet område altså der er vel en eller anden balance i vores

det er pokkers irriterende og så have fem og tyve dages hæfte for

der skal jo være en eller anden sammenhæng så derfor vil jeg godt høre hvilke overvejelser socialdemokratiet har gjort sig om om hvilke konsekvenser det har for

man truer folk der ytrer sig

en meget krænkende handling og den vil vi gerne have

vi så da helst at det ikke var nødvendigt at øge strafferammen for det her men et af de redskaber vi har er at øge strafferammen og umiddelbart ser jeg ikke nogen årsag til

og seks og tres i sin substans

fra en strafferamme på to år skal strafferammen være

religion et meningsfællesskab eller en politisk overbevisning eller

at venstre sådan set er positivt indstillet over for de tanker der ligger bag forslaget vi har en modifikation omkring ytringsfrihedskommissionen og omkring den økonomi der kan være i forslaget

vende tilbage til om lidt forslaget handler om

hæve strafferammen og jeg må give den foregående taler ret for

set ikke så afgørende for os om det hedder maksimum

i nærheden af de tal skulle man gøre noget

skulle man lave en slags normalstraf som vi ser i andre sammenhænge

allerede har gjort en del på området omkring

en skærpende omstændighed hvis truslen vedrører udtalelser i den offentlige debat

truslerne kommer og det gør de tit på sociale medier og lignende vi har også skærpet straffen for trusler imod offentligt ansatte altså politifolk ambulancefolk

socialrådgivere og så videre straffelovens

en hundrede og nitten personale så derfor har stor sympati for sfs forslag det eneste aber

er at vi sådan set har nedsat en ytringsfrihedskommission og jeg har ikke dens kommissorium med herop men jeg husker dog at der skulle komme nogle generelle anbefalinger vedrørende det her område og jeg vil ikke

set har jeg som nævnt stor sympati for sfs forslag så

udvalget gerne vil have dokumenteret

det vi behandler i dag og hvis det er sådan at den ikke skal undersøge det her

vi villige til at tage sfs forslag op her i folketinget med en positiv indstilling

frem til en fælles beretning

af hvad ytringsfrihedskommissionen gør og hvad man mener i politiforligskredsen er det rigtigt

det er sympatisk ja og det vil jeg bestemt ikke udelukke men som sagt

rimelig afgørende at vi ikke har nedsat en ytringsfrihedskommission og så går ind og fortæller hvad den i øvrigt skal skal mene det det der

det stigende antal trusler er dybt bekymrende derfor

at vi umiddelbart kan tilslutte os to af de tre komponenter som det her forslag indeholder nemlig oprettelse af en central forsknings og efter forskningsenhed samt udvikling af en plan for bedre myndighedshåndtering i forhold til ofrene

har jeg tre bemærkninger

synes jeg egentlig at to års ubetinget fængsel faktisk er en rimelig alvorlig straf

nogle ting men to års ubetinget fængsel for at fremsætte trusler der ikke effektueres er trods alt en relativt voldsom straf

hvis der er tale om effektuering eller forsøg på effektuering er det nogle helt andre paragraffer vi er over i og en langt strengere strafferamme

på det her område vil begrænse omfanget af trusler

formålet skal vel være at begrænse omfanget af trusler for hvis vi har nøjagtig det samme antal ofre bagefter hvad har så været formålet det

før man bare beslutter at hæve straffen

selv om jeg som jeg også antydede i mit spørgsmål nok vil vurdere at rigtig mange af de her trusler er fremsat i affekt

det ikke være noget der er underlagt en overvejelse om strafferammer i modsætning

man laver mere organiseret kriminalitet som hvidvask og hvad ved jeg men okay det kan man jo

for det tredje hvad nu hvis det viser sig at det

at hæve strafferammen for trusler

vurderingen

være seks år otte år og ti år

det hvis det alligevel er ligegyldigt med effekten

i forhold til andre strafferammer i straffesystemet skal de også bare hæves

eller andet forhold mellem straffelængder for trusler

et eller andet forhold hvor det sidste straffes betydelig hårdere

forslagets bemærkninger beskæftiger sig ikke med de her spørgsmål

og vi gerne vil være med til at komme nærmere ind på i udvalgsbehandlingen

må altså afvente at vi får de her spørgsmål undersøgt

som gående i en lidt anden retning

spørge straffelovrådet vi har mulighed for at igangsætte en undersøgelse og så videre

muligheder som vi kan tage til os skulle det så vise sig at man kan finde en fornuftig balance i forhold til andre strafferammer i straffesystemet

ikke effektueret endnu men er

ikke opmærksom på hvad trusler rent faktisk også her og nu betyder for en hel masse menneskers konkrete liv for

deres børn er nervøse for at gå i skole for de ved ikke hvornår der sker

og så er der trusler der effektueres og jeg går ud fra

set villig til at tage og sige jamen altså alene intentionen

bare meget der skal laves om hvad angår strafferammerne ellers har antagelsen vel været at trusler hørte til i en paragraf og effektueringen hørte til

anden paragraf og medførte en hårdere straf det

jeg har taget

hvad nu hvis strafferammen var en år ville der så komme et forslag om at strafferammen skulle hæves til fire år eller ville der komme et forslag om at strafferammen skulle hæves til to år vi bliver nødt til at have de overvejelser

hvad betydningen vil være jeg vil dog sige at jeg har den ubetingede fornøjelse at arbejde sammen med enhedslisten

meget fast overbevisning om at øget straf virker

omkring arbejdsmiljø og trafikområdet

mere overvejet en handling er jo mere ligesom

at man træffer beslutningen jo

er noget der virker lidt imod hvad man kan sige er en generalpræventiv

gentagelseseffekten men den har en generalpræventiv

liberal alliance meget på sinde det tror jeg ikke at der er mange der er i tvivl om

ytringer skal absolut ikke mødes med brostenskast og bål i gaderne men med argumenter liberal alliance

derfor glæder det os også at regeringen allerede har igangsat et arbejde for at undersøge ytringsfrihedens vilkår og jeg synes at vi skal afvente det arbejde så selv om

er noget der ligger mig og liberal alliance meget på sinde så støtter vi ikke beslutningsforslaget da vi gerne vil afvente det arbejde der er sat i gang jeg skulle hilse fra de konservative og sige at de heller ikke støtter

forslagsstillerne herre karsten hønge

partiernes overvejende positive bemærkninger til beslutningsforslaget

kunne nå hinanden og finde frem til en form hvor både de partier der udgør politiforligskredsen og vi andre kan finde

antager mange former og nogle gange kan psykisk vold

kraftigere spor end fysisk vold sf foreslår med beslutningsforslaget at slå hårdt ned på trusler styrke efterforskningen og tage bedre hånd om ofrene

den angst og usikkerhed som følger med men det handler også om selve kernen i demokratiet det er jo meget fint med ytringsfrihed og forsamlingsfrihed

hvis vi i et demokrati alligevel ender i truslernes tyranni

og det er ikke nok at have retten til at tale frit hvis det lykkes bedre at lukke munden på de mennesker som har noget på hjerte

det er en god idé at vi har en ytringsfrihedskommission

men vi kan bare ikke se nogen grund til at vente på dens mere generelle indstilling til hvordan vi griber det an i forhold til her og nu at have behovet for

tilstrækkelig mange søm i for at markere en helt nødvendig stillingtagen til den udvikling vi ser mange

og det kan skræmme ofrene fra at sige noget en anden gang og som sideeffekt skræmmer truslerne andre fra at deltage i den offentlige debat for hver eneste halime oguz sara omar eller zenia stampe der vælger at betale prisen for at stå frem med kontroversielle synspunkter er der adskillige andre som holder mund fordi de frygter repressalier og problemet vokser hvis vi ikke gør noget der er i dag en kort afstand mellem tanke og handling hos nogle mennesker og internettet har gjort det let at genere og true ved at hæve straffen

fingeren der rammer sendknappen eller den der kører af sted for at stå i fordøren hos en

det er nemlig de her offentlige debattører der er saltet i demokratiet det er dem der giver maden smag med deres skarpe holdninger og uden en skarp offentlig debat ender politik som en gang

det er en berigelse når forfatteren til bogen dødevaskeren sara omar giver et indblik i de pigers opvækst og alligevel ender det med at hun har brug for beskyttelse fordi hun bliver truet på livet

i en tv udsendelse og fortalt om de vanskelige vilkår i nogle parallelsamfund og truslerne rammer jo også jævnligt politikere

det er demokratiets hjerte der banker når vi debatterer vi skal ikke finde os i truslerne ofrene skal beskyttes demokratiet skal iltes og bøllerne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

bidrager en rigtig god og vigtig debat om indsatsen mod menneskehandel og grov udnyttelse af sårbare arbejdstagere beslutningsforslaget pålægger regeringen inden årets udgang at fremsætte et lovforslag der ændrer straffelovens bestemmelse om menneskehandel i dag er det sådan at det er en betingelse for at blive dømt for menneskehandel til tvangsarbejde at personerne er blevet tvunget til at arbejde eller reelt ikke har haft et andet valg med beslutningsforslaget foreslås det

ændre dette så bestemmelsen udvides til at omfatte arbejde der uden at være tvangsarbejde

længe siden vi sidst drøftede indsatsen mod udnyttelse af sårbare personer til at arbejde under meget usle forhold i marts

i samråd om netop dette emne og jeg ser

det var et rigtig godt og konstruktivt samråd hvor vi havde gode drøftelser og hvor vi også var inde på ideen

ændre straffelovens bestemmelse om menneskehandel for at sikre at flere bagmænd dømmes som jeg også gav udtryk for på

helt enig i at indsatsen mod menneskehandel til tvangsarbejde og udnyttelse af sårbare personer til at arbejde under meget dårlige forhold skal styrkes og jeg synes derfor ikke at de tanker der ligger bag det her

for jeg er fuldstændig enig med forslagsstillerne i at vi skal have stillet bagmændene i de her sager til ansvar

jeg ikke sikker på at en ændring af straffelovens bestemmelse om menneskehandel nødvendigvis

vil løse udfordringerne på området indsatsen mod menneskehandel involverer jo rigtig mange forskellige myndigheder som har hver sin rolle i forhold til forebyggelse hjælp til ofre og retsforfølgning af bagmænd

blevet nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe som skal se på mulige initiativer på det her område arbejdsgruppen skal blandt andet vurdere om der er behov for lovgivningsmæssige tiltag arbejdsgruppen skal i den forbindelse også indhente erfaringer fra andre lande om blandt andet muligheden for at retsforfølge bagmændene jeg har allerede indhentet oplysninger fra belgien som forslagsstillerne har henvist til i beslutningsforslaget i belgien har

ændret deres lovgivning om menneskehandel så de har bevæget sig væk fra betingelsen om tvang det er jo bestemt interessant og brugbar viden men den belgiske arbejdsmarkedsmodel er noget anderledes skruet sammen end den danske og deres strafferetlige regler kan ikke nødvendigvis lige overføres direkte til de danske og så er det jo som nævnt ikke sikkert at en ændring af straffeloven vil løse de bevismæssige udfordringer som vi nogle gange ser i de her sager

oplysninger som jeg har tænkt mig og bestemt mig for

at arbejde videre med og derfor vil de også blive bearbejdet i den arbejdsgruppe som jeg nævnte arbejdsgruppen skal aflevere sine anbefalinger allerede i maj det tror

nævnte på samrådet i marts og med arbejdsgruppens anbefalinger

vi blive klogere på om der er grundlag for at ændre straffelovens bestemmelse om menneskehandel jeg synes derfor

ændre straffeloven og det er grunden til at vi ikke ikke kan støtte det sådan set godt kan se tankerne

fordi deres arbejde jo i høj grad er rettet mod at hjælpe ofrene så der er ikke tale om en strafferetlig vurdering af om bagmændene kan dømmes for menneskehandel og derfor kan man ikke helt sætte det

understrege for det må ikke blive væk i debatten her at der jo er flere bagmænd der faktisk er blevet dømt for deres grove udnyttelse af ofrene altså efter straffelovens bestemmelse om om åger altså grov udnyttelse det er

så den er vel også lidt ude af trit med

det der sker men vi kan konstatere at

uden dom og

jo en ekspert i menneskehandel anders lisborg der netop siger at det er belgierne man skal kigge på for de har sat barren i lovgivningen

i danmark og i belgien er uanstændige menneskelige vilkår lig med menneskehandel

jeg har da en klar forventning om at når den arbejdsgruppe barsler

sikkert ender med at vi i fællesskab skal til at lave noget lovgivning på det her område det

at der er meget store problemer på på det her område

ansporet til at arbejde under vilkår der er helt uacceptable

har karakter af tvangsarbejde vi har set nogle nogle kedelige eksempler på det og

3f har gravet sager frem hvor man må sige

simpelt hen ligner menneskehandel

tvivl om at forslagsstillerne her har en væsentlig pointe i der er et stort og omfangsrigt problem og der er heller ikke nogen tvivl om at man med nogle ændringer af definitionen

der er menneskehandel kan være med til at gøre det her mere operationelt

vi kolossalt positive over for intentionerne i det her forslag som justitsministeren var inde på

har man en tværministeriel

og der har det været vurderingen fra den socialdemokratiske ledelse at det er

den arbejdsgruppe som jeg forstår justitsministeren

barsler den allerede her i maj måned og der håber vi på at intentionen med det her beslutningsforslag vil blive fulgt op men vi synes det er en god idé at afvente det arbejde der ligger i den tværministerielle arbejdsgruppe

forslagsstillerne foreslår at ændre straffelovens § to hundrede og to og tres a

de her forhold

derfor enig med forslagsstillerne i at vi skal styrke indsatsen på området vi kan ikke acceptere at sårbare mennesker

det hører ganske enkelt ikke hjemme i danmark men det er

afvente resultatet af deres anbefalinger jeg kan forstå på ministeren

i maj måned og så er jeg sikker på at der kommer en lovændring på den ene eller på den anden måde men

og overrule arbejdsgruppen så på det foreliggende grundlag kan vi ikke støtte forslaget men

som fremgår af forslaget

men men at det er stigende det er stigende globalt hvor vi snakker om millioner og atter millioner mennesker og det er også stigende i europa

selvfølgelig den øgede globalisering men det er også den øgede afregulering som vi har set

er fagforeninger der kan gribe ind på arbejdspladserne det er et

det er stærke rettigheder for den organiserede arbejderbevægelse derfor derfor er det en vigtig del at understøtte det og ikke lave indskrænkninger vi har jo desværre set at borgerlige partier har vedtaget at begrænse arbejdstilsynets mulighed for at gå ind i private hjem hvilket jo har været

en svækkelse af muligheden for at afsløre tvangsarbejde i forbindelse med

byggeri og den type ting

ligger uden for det rent strafferetslige men når det kommer til det strafferetlige synes vi også

i modsætning til hvad vi snakkede om tidligere

jo benhårdt det er noget der er overvejet i detaljen

der tror vi bestemt at

en virkning vores problem er imidlertid at der jo er en glidende overgang mellem det man kan kalde grov udnyttelse af arbejdskraften og så egentligt tvangsarbejde eller menneskehandel den grænse er flydende

det klart at så bliver vi nødt til mere præcist at være i stand til

definere hvornår den glidende overgang går over den overgang hvor det bliver uacceptabelt og hvor det ikke længere bare er et

mangler vi jo i dag

set stadig væk og vi håber så at de kommer

er helt fejlagtig det her område har spredt sig ud til

form for konkretiseret forslag eller

vi kan få vedtaget et forslag om ikke før sommerferien det bliver nok svært at nå så under den

at vi har forhindret at myndigheder uden retskendelse kan rende rundt

nu er der et eller andet her de gerne lige vil kigge på så ville de

der gør at for eksempel

ikke forspildes det er jo desværre

efter nogen tid så er de personer

altså forsvundet og det er jo et kæmpe problem

være en retskendelse for at myndigheder

tale om de ting her i folketingssalen og selvfølgelig skal vi bekæmpe udnyttelse af sårbare mennesker til tvangsarbejde det kan der ikke herske nogen tvivl om og det er et meget vigtigt emne for liberal alliance

allerede nedsat en arbejdsgruppe som arbejder på tværs af ministerier og jeg mener at vi bør afvente resultatet af den her gruppes

beslutningsforslaget selv om vi altså

klø hinanden på ryggen her i aften så tak for de holdninger der kom frem som også kunne tyde på at vi kan nå frem til i fællesskab

det jo er rigtig godt at der kommer den her tværministerielle arbejdsgruppe med noget nu her

ikke tillade mig lige at sige det sådan med

skævt smil er jo at sf havde det her nærmest identiske forslag til behandling her i folketingssalen i to tusind og femten og der erkendte man jo også fra alle mulige sider at

gjort noget ved altså siden

blevet udnyttet der er trådt på er blevet ydmyget og underbetalt

det der argument om at nu skal vi lige afvente hvad den her

gruppe er nået frem til men jeg håber også

håber jeg at vi nu i hvert fald får det gjort for man skulle faktisk tro at det

midt i vores trygge velfærdssamfund lever og arbejder en gruppe mennesker under forhold som vi jo stort set

forstå at de går rundt med jernlænker om halsen eller om benene men kæderne er der alligevel

lige så effektive for mennesker

tvinges til at arbejde og bo under usle forhold

hvis de altså vel at mærke kan holdes fast af lænker der kan

udtryk i trusler om tæsk vold mod familien i hjemlandet eller at de holdes i en økonomisk afhængighed på grund af gæld eller andre ting

det godt at se at danmarks radio og fagforbundet 3f har afsløret flere tilfælde af så grov udnyttelse at det mest af alt minder om menneskehandel og slavearbejde det foregår i mange lande over hele jorden og det foregår også i danmark socialstyrelsens

menneskehandel vurderer at fire og halvfjerds mennesker har været solgt til tvangsarbejde i danmark fra to tusind og ni til atten

vel at mærke de tal som de har kunnet få fat i men en opgørelse fra rigspolitiet viser imidlertid at ikke en eneste bagmand er dømt resultatet er altså mindst fire og halvfjerds ofre nul dømte sf mener at lovgivningen skal revideres så bagmænd i højere grad kan dømmes efter straffelovens § to

og to og tres a og vi kan i den forbindelse lade os inspirere af belgien hvor langt flere både sigtes og dømmes i belgien ser man faktisk langt strengere på tvangsarbejde så det også omfatter arbejde

den nuværende definition i danmark af tvangsarbejde går helt tilbage til

tredive og verden ser dog noget anderledes ud i dag

i danmark har der kun været rejst tiltale mod bagmænd i

såkaldte garagesag men ingen blev dømt for menneskehandel eller tvangsarbejde i de to sager siden hen har vi så set

i holbæk og vognmandsfirmaet kurt beiers

det samråd som

inde i debatten tidligere sagde beskæftigelsesministeren og jeg citerer det er nogle meget alvorlige problemer og sager som vi har set gengivet i fagbladet 3f og i udsendelser på tv jeg tror at vi alle er enige

om at de forhold der skildres i de omtalte sager er fuldstændig uacceptable jeg kan ikke skarpt nok tage afstand fra at sårbare grupper på arbejdsmarkedet udnyttes af

det alene vi bliver tydeligvis nødt til at ændre

sagen kringlet på den måde der vil fortsat være brug

at vi har en stærk fagbevægelse der med tilstrækkelig mange folk er i stand til at opsøge den slags arbejdspladser at vi har et arbejdstilsyn der har musklerne til faktisk også at komme ud af kontorerne og komme ud og tjekke forholdene at vi har skattemyndigheder og vi har politi der også prioriterer denne slags sager det er det der i fællesskab kan gøre at vi kan få udryddet menneskehandel og slavearbejde

god grund til at sige tak til

at sætte fokus på hvordan både kvaliteten

retssikkerheden for børn og unge området kan styrkes herunder i forhold til sager om anbringelse det er en vigtig dagsorden som optager os på tværs af partierne og vi har løbende i fællesskab lavet værdifulde ændringer på anbringelsesområdet

fuldstændig op om formålet med og intentionen bag beslutningsforslag b

for at se på hvordan der kan skabes en højere faglig kvalitet i sagsbehandlingen og i afgørelserne på området således at der i endnu højere grad skabes stabile og kontinuerlige anbringelsesforløb

har sagt både på samråd her i salen og ved andre lejligheder

perspektivere forslaget i b en hundrede og fem for enkeltsager og juridiske sagsundersøgelser kan jo efterlade os politikere med indtrykket af at det hele sejler

i kaotiske anbringelsesforløb og sådan er det

samfundets mest udsatte børn og unge det her drejer sig om og derfor

kan jeg i forhold til diverse enkeltsager heller ikke understrege kraftigt nok at kommunerne skal stramme gevaldigt op og at de skal overholde lovgivningen men ser vi på det store billede store billede for udsatte børn og unge for anbragte

kan jeg konstatere at der blandt andet er en udvikling hen imod mere forebyggelse og færre anbringelser samtidig med at

i høj grad trives på deres anbringelsessted og det er jo godt

det er rigtig positivt at ni ud af ti anbragte børn og unge i undersøgelsen anbragte børn og unges trivsel to tusind og atten fortæller

hvor de bor og at to og halvfems procent af de anbragte børn og unge oplever at de har voksne der holder af dem

at antallet af underretninger er stigende således er der en stigning på tolv procent i antallet af underretninger fra to tusind og seksten til to tusind og sytten og det ser jeg som et udtryk for at der er flere som er opmærksomme på hvordan

at de skal have hjælp men der er ikke tvivl om

plads til forbedringer i indsatsen og som sagt er jeg grundlæggende enig i at anbringelsesområdet har brug for et eftersyn således at kvaliteten og retssikkerheden på området styrkes det arbejde har regeringen

set allerede igangsat det har måske ikke

efterår som et led i sammenhængsreformen at vi

af får en kulegravning af indsatsen for udsatte børn og unge og formålet med kulegravningen er

helt enkelt at se på hvordan kvaliteten og retssikkerheden på udsatte børn og unge området kan styrkes ved at afdække om de eksisterende regler og tilhørende proceskrav i tilstrækkelig grad tager højde for de forskelle der er i tyngde og kompleksitet som altså kendetegner

dertil kommer at før beslutningsforslaget

hvordan man kan skabe større strukturelle forandringer jeg mener ikke det er fagligt eller økonomisk hensigtsmæssigt at igangsætte en parallel kulegravning som foreslået i b en hundrede og fem når der altså allerede er et eksisterende arbejde i gang med at se på hvordan kvaliteten og retssikkerheden på området

styrkes for andet

jo gerne minde partierne minde partierne om at regeringen sammen

satspuljeaftalen sidste år aftalte at igangsætte en række initiativer som skal forbedre afgørelsesgrundlaget og også har til formål at forbedre retssikkerheden i sager om anbringelse uden samtykke

gøres det til et lovkrav at indstillinger om anbringelse uden samtykke til børn og unge udvalget skal indeholde en særskilt vurdering af forældrenes kompetencer i forhold til at håndtere barnet og barnets eventuelle udfordringer og det bliver et krav at når der foretages psykologiske undersøgelse af forældrene i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse skal det ske med en autoriseret psykolog det skal sikre en vis kvalitet i de undersøgelser der foretages af forældrenes kompetencer derudover vil jeg også gerne fremhæve at vi fra politisk side har vedtaget en række vigtige og gode tiltag som skal sikre et løft af plejefamilieområdet som jo er den mest anvendte anbringelsesreform sidste år vedtog vi en stor og ambitiøs pakke som skal styrke området og minimere

at anvende den såkaldte gennemsnitsmodel for honorering af plejefamilier og at de samtidig har offentliggjort en række principper for god forhandlingsadfærd mellem kommuner og plejefamilier jeg har længe presset på for at flere kommuner overgår til at bruge gennemsnitsmodellen og det ved jeg også at der er rigtig mange

at modellen mindsker utrygheden og konflikterne mellem kommuner og plejefamilier fordi modellen gør op med den årlige genforhandling af plejefamiliers vilkår jeg mener derfor at vi med kls nye anbefalinger kan tage et stort skridt i retning af at sikre stabilitet og tryghed for børn der er anbragt uden for hjemmet ud over at der altså således allerede er igangsat en række initiativer som skal styrke kvaliteten og retssikkerheden på anbringelsesområdet så mener jeg ikke at en uafhængig ekspertgruppe er den bedste måde at få kulegravet området på i min optik bør et sådant arbejde være forankret i børne og socialministeriet der to grunde til

besidder ministeriet sammen med socialstyrelsen en stor faglig viden om anbringelsesområdet herunder viden om de nyeste forskningsresultater

og lignende og det er for mig helt afgørende at anbefalinger til en styrkelse af anbringelsesområdet hviler på viden om hvad der virker i den forbindelse har vi jo taget et stort og vigtigt skridt med oprettelsen af det udviklings og investeringsprogram på børneområdet som blev aftalt

for to tusind og nitten udviklings og investeringsprogrammet skal styrke udviklingen og udbredelsen af virksomme og omkostningseffektive indsatser og praksisser på børn og unge området med afsæt i metoder og indsatser som efterspørges i kommunerne

det helt centralt for en styrkelse af anbringelsesområdet at fremtidige tiltag har en kobling til den vidensbaserede socialpolitik som vi sammen har søsat for det andet vil en kulegravning af anbringelsesområdet forankret i ministeriet også kunne trække på ministeriets juridiske kompetencer det er eksempelvis vigtigt i forhold til en efterfølgende implementering af eventuelle regelændringer som kunne blive resultatet af en sådan kulegravning det må man formode i forlængelse

mener jeg også det er helt centralt at anbefalinger til eventuelle lovændringer med mere ses i sammenhæng med eksisterende undersøgelser af kommunernes sagsbehandling det gælder eksempelvis den årlige undersøgelse af kvaliteten

for to tusind og nitten afsatte varige midler til

billede af kommunernes sagsbehandling herunder at vi kan målrette indsatsen

så af de årsager er det altså helt centralt med en ministeriel forankring af en eventuel ny kulegravning af området opsummerende

set helt enig i at der er behov for at give anbringelsesområdet et eftersyn med henblik på at styrke kvaliteten og retssikkerheden og jeg vil også gerne rose forslagsstillerne for igen at have anbringelsesområdet på dagsordenen

når vi alligevel afviser beslutningsforslaget

er en blid afvisning er det på baggrund af

de to primære forhold jeg lige har nævnt vi har allerede

bør sådan et arbejde altså være forankret i børne og socialministeriet så vi sikrer at de anbefalinger der kommer bliver implementerbare således at de baserer sig på viden om hvad der virker og at de juridisk er fagligt gangbare

i forhold til dem der arbejder med området hvor tidligere anbragte børn også kunne høres

sammenhængsreformen som ministeren nævner hvordan

undersøger sammenhængsreformen om børn og unge udvalget er den rette instans til at have beslutningskompetencen hvordan inddrager man i det arbejde

når et barn eller en ung skal anbringes hvordan inddrager

jeg har også holdt et møde med justitia og det var faktisk på baggrund af det

justitia at jeg bad om at få

et oplæg til større strukturelle forandringer en af de

børn og unge udvalgene er indrettet noget af det jeg savner når jeg kigger på børn og unge udvalgene i dag er at der sidder en kompetence som har blik for sagsbehandling god sagsbehandling at de formelle krav

det er at når man kommer til møde

bliver der ikke taget højde for at der er sket sagsbehandlingsfejl

har råbt på handling fra ministerens side

og jeg har tidligere stillet et spørgsmål netop i forhold til justitias anbefalinger

afslået socialministeren har

som justitia kommer med med så jeg er meget uforstående over

sagt til ministeren at der skulle ske noget på det her område og ellers

tage justitias anbefalinger og så bare køre

er det jo nødvendigt at få igangsat et internt arbejde hvor man ligesom får vurderet holdbarheden og gangbarheden

de anbefalinger og det er blandt andet noget af det

får jeg jo altså et oplæg til en række både større

igangsat det her arbejde så jeg har

set nævnt det og jeg har også nævnt det i flere

man kan bede en uafhængig ekspertgruppe om at komme med en række anbefalinger man ikke har tænkt sig at implementere

spille sammen med den øvrige del af den socialpolitik vi har som er vidensbaseret

vi jo i en lang årrække har arbejdet hen imod

i satspuljeforhandlingerne rent faktisk

på tværs og det har været en god grund til

det forventer jeg egentlig fortsætter det står også højt oppe på min dagsorden

er det jo bare at fortsætte det gode arbejde som vi allerede er gået i gang med

jeg kan mest af alt bare ikke genkende det der billede af at der skulle være sket alt muligt som vi har gjort i fællesskab

som også støtter det her forslag fra dansk folkeparti

er det jo et udtryk for et område som har

at se på et system hvis vigtigste opgave

selv i nogle år både da vi havde regeringsmagten og efterfølgende under de blå

jeg har en fornemmelse af at der ligger en ministeriel dyne

det fru pernille rosenkrantz theil udlægger at der skulle være en særlig stor uenighed om anbringelsesområdet jeg oplever at vi har været enige om de skridt vi har taget og så oplever

det interne arbejde i socialministeriet er sat i gang så vi er sådan set

hen ikke hørt nogen ordfører på det her område være enig

ministeren kan hive nogen op af en hat som jeg ikke kender til det ville jeg så være glad for at høre om men men det er

det der er opfattelsen og man får altid lidt

jeg synes faktisk ikke det er sjovt jeg mener at vi har

børn hvor staten har påtaget sig det øverste ansvar man overhovedet kan nemlig at man har fjernet nogle børn fra deres forældre

i de to en halv år jeg har været minister har det været helt oppe øverst på agendaen det har det været hos en række partier især dansk folkeparti må man jo give credit for i den grad

igangsat en række forskellige arbejder

stor kulegravning og samtidig et arbejde som skal kigge på strukturelle forandringer det må siges at være ambitiøst

der er sket på det her område er sket stærkt presset minister som fundamentalt set har haft et flertal imod sig

jeg ved at ministeren har lagt rigtig meget knofedt i noget som jeg

synes er rigtig vigtigt på anbringelsesområdet nemlig

pille ved noget af det allerhelligste nemlig at

om et barns tilhørsforhold

ved det der er barnets biologiske forældre det er så voldsom en indgriben og når man gør det som samfund og det mener jeg

rigtig mange børn efterspørger

det mest ansvarspådragende tal jeg nogen sinde er stødt på

en fjerdedel af de anbragte børn forsøger at begå selvmord

er med på at man har haft en bumlet start på tilværelsen når man er blevet anbragt men det kan simpelt hen ikke retfærdiggøre at en fjerdedel af børnene forsøger at begå selvmord så beklager hvis ikke jeg sådan har jubelklaphatten på i forhold til de småjusteringer der er lavet på området de sidste fire år jeg synes ikke det er godt nok og jeg mener ikke vi er kommet langt nok og jeg mener at man alt for ofte bare har skudt det over

det har egentlig været min oplevelse at man hvis man kun snakker med folk der er medlemmer af folketinget og som ikke er en del af regeringen

samle alle partierne i folketinget bag en stor gedigen solid reform

vi har et problem når børn oplever at blive taget fra deres plejefamilier og blive hjemtaget

de eneste solide forældre de nogen sinde har oplevet

problem for plejeforældrene hvad er det dog for noget at vi

nogle plejeforældre som har leveret en gedigen indsats

det mener jeg er det mindste vi som samfund kan stille til rådighed jeg mener vi har et problem når vi taler om de biologiske forældre de biologiske forældre er jo resten af børnenes liv forældre og det kan godt være at barnet mens det er barn er anbragt et andet sted og at den biologiske familie spiller en anden rolle end den den gør i

familier men den biologiske familie er der altid og spiller en rolle i børnenes liv altid

hjælpe og støtte de biologiske familier både med de sociale problemer de har men også til at blive bedre forældre og til at få det samvær der er er med deres børn til at fungere optimalt og så er der selvfølgelig enkelte tilfælde hvor man helt skal cutte forbindelsen de findes naturligvis

det barnets tarv at de biologiske forældre kommer til at fungere så godt som overhovedet muligt selv om der i dag er rettigheder for de biologiske forældre

at det er de færreste af dem der faktisk får de rettigheder

er behov for jeg synes der er lang vej igen

nogle småjusteringer men når man fra politisk hånd siger at her er der fundamentale problemer

lagt en dyne hen over det og faktisk

den årsag mener jeg at det med at det er en ekstern ekspertgruppe er helt genial

tænkt nogle tanker i ministeriet får vi det bedste af begge verdener for selvfølgelig kan ministeriet nogle ting som en ekstern gruppe ikke kan men jeg skulle hilse og sige at min erfaring fra socialområdet er at indimellem

skal hilse fra sf enhedslisten alternativet og det radikale venstre

var der også en kort bemærkning fra din side

vi fik nogle tekniske problemer her

støtter det her forslag og kan se at

vi sikrer den her kvalitetssikring af § halvtreds undersøgelser og handleplaner

børnesamtalerne ikke bare skal ende som et

det hvordan sikrer vi den her kvalitet i sagerne vi så jo

københavns kommune at borgerrådgiveren var ude

anbringelsessager borgerrådgiveren havde undersøgt

bare sige tredive for jeg gider ikke talkrigen

hundrede procent af de børnesager i københavns kommune

gentagne alvorlige underretninger sige hvor børn har været udsat for vold og det der er værre og ad flere omgange er blevet underrettet på

være helt skævt så der er et eller andet i at sige vi vil hen et sted hvor fejlmarginen er lige så lav som den er når vi laver lovgivning om at man skal undervise

forventning om at det sker og et af redskaberne til det mener vi i socialdemokratiet er at få etableret en ny velfærdsinstitution

er at tage samtlige de faggrupper vi har der har med børn at gøre fra ergoterapeuter henover børnesagkyndige til psykologer og så videre og så samle indsatsen der så hullerne bliver færre

vi trænger til en kulturændring

der er og de medarbejdere der er derude knokler en vis del ud af bukserne for at få de her ting til at hænge sammen omkring børnene

brug for en reform så jeg er meget enig i at det udmønter sig i en masse enkeltsager men det det afspejler

et af dem har ministeren så bidraget til at løse i dag men det efterlader os med yderligere tredive måske ret store klodser der skal laves om på før vi

vi har hvert vores område hvor vi bliver meget bekymrede for hvad hinanden siger

at den lovgivning vi laver så rammer problemstillingerne rigtigt når jeg siger flere anbringelser og når vi gør det i socialdemokratiet

en stor undersøgelse i tuba dem der har

som viser at to tredjedele af de unge der er vokset op med

haft noget mere støtte de ville gerne have haft at der var nogle der så dem men de ville ikke have været anbragt men det efterlader

en tredjedel der direkte siger at de gerne ville have været anbragt nogle af dem efterrationaliserer sikkert på en forkert måde det skal

ikke kunne afvise men det bør efter min mening og efter socialdemokratiets mening få alle alarmklokker til at bimle

det bliver formodentlig frivillige anbringelser det bliver måske med noget aflastning det kan være familieanbringelser

meget stor pris på at læse justitias rapport også jeg har været på besøg i hvert fald tyve forskellige steder i danmark efter at

det vil sige at jeg tror at vi skal gå ind og tage den bold op i luften og så skal vi undersøge det til bunds

ekspertgruppen som vi behandler her i dag og så skal vi tage en fordomsfri debat om det

for bare at blive i et system som vi alle sammen godt ved har alvorlige

vil jeg sige tak til dansk folkeparti det er et vigtigt emne der behandles her i dag nemlig vores børn i det her tilfælde handler det om situationer hvor det er gået gruelig galt og anbringelse kommer på tale der er masser af udfordringer

i systemet men lad mig gøre en ting klart et dårligt anbringelsesforløb

et for meget derfor bakker vi op om ideen med beslutningsforslaget nemlig at vi konstant skal søge at højne kvaliteten i og omkring anbringelsessagerne det handler om

nogle af de mest udsatte børn og unge i vores samfund og dem har vi et særligt ansvar for derfor har regeringen allerede taget en række initiativer i forbindelse med sammenhængsreformen tog vi initiativ til en kulegravning af indsatsen

børn og unge målet er at sikre en højere kvalitet og forbedre retssikkerheden gennem revision af den eksisterende lovgivning på området

jeg mener at vi allerede har sat

fremadrettede initiativer og processer

fordi vi ved nedsættelsen af en ekspertgruppe på anbringelsesområdet anbringelsesområdet

dobbeltarbejde som ikke nødvendigvis forbedrer mulighederne for hjælp til børn og

folkepartis ønske om at styrke kvaliteten i anbringelsessager her i landet det handler jo

hvilket er et emne der ligger liberal alliance meget på sinde man skal kunne stole på de afgørelser som myndighederne træffer og måske særligt i noget så indgribende som anbringelse af

af de initiativer der er foretaget på området i den her regeringsperiode heriblandt en kulegravning af indsatsen for udsatte børn og unge som er en del af regeringens sammenhængsreform

på det her område er så høj som overhovedet muligt

fra deres forældre bliver fjernet men det er jo mindst lige så vigtigt at

ikke bliver fjernet

forkerte dispositioner på et så vigtigt område som det her

kan have så fatale konsekvenser for mennesker men

sige at jeg er enig med ministeren i at det ikke giver mening at have to parallelle forløb som begge har til hensigt

det andet er jo noget helt andet

den her ekspertgruppes anbefalinger og så det der kommer i den interne

sammenhængsreform som bliver undersøgt i forhold til den del så får man det største

nogle rigtig gode beslutninger på er alternativets ordfører ikke enig i det

kulegravningen er en del af regeringens sammenhængsreform og at de to ting arbejder sammen

gerne vil afvente resultatet af

justitia hører man alle de eksperter der arbejder

det her område hvordan bliver de inddraget i

det er jo vigtigt at høre de mennesker som beskæftiger sig med det til hverdag og som hver dag føler på

hvad de her ting betyder for mennesker

forkerte beslutninger har heldigvis også set gode beslutninger og derfor mener jeg det er meget vigtigt at man inddrager virkeligheden i det her men som sagt har jeg også tillid til at

som jo medvirker til at vi kan få en drøftelse af hvordan vi kan sætte fokus på børne og ungeområdet og styrke kvaliteten og børnenes og forældrenes retssikkerhed i anbringelsessagerne udsatte børn og unges vilkår er et vigtigt område for os i

at alle børn får en god start på livet hvor de udvikles og trives specielt de børn som har svære betingelser fra starten af i livet

for de udsatte børn og unge derfor har vi også med glæde konstateret at regeringen har igangsat en kulegravning i forbindelse med blandt andet sammenhængsreformen og ændringer i sammensætningen af børne og ungeudvalgene i kommunerne og også en

undersøgelse af hvordan kvaliteten og retssikkerheden for de udsatte børn og unge kan styrkes vi mener derfor ikke at det er hensigtsmæssigt med en parallel

kan vi ikke støtte beslutningsforslaget her selv om intentionerne i det er

bor der en familie der er blevet revet itu og samlet igen kommunen tog fejl

som oplevede kommunale trusler om anbringelse af deres børn tre til fem gange om ugen modtager landsforeningen autisme henvendelser fra familier som oplever at kommunen truer med anbringelse af deres handicappede barn efterfølgende

flere henvendelser om at det ikke kun var forældre

i dansk folkeparti ønsker vi at regeringen inden sommeren to tusind og nitten nedsætter en hurtigtarbejdende ekspertgruppe til netop en kulegravning på anbringelsesområdet og ekspertgruppen skal også undersøge hvordan retssikkerheden for henholdsvis børn forældre

sikres og hvordan kvaliteten af sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen sikres

fagligt niveau og hvorvidt kommunernes børn og unge udvalg er de rette til at træffe de her afgørelser om anbringelser eller om det vil være bedre at

kompetencen i for eksempel det nye familieretlige system ekspertgruppen skal være bredt sammensat af fagpersoner organisationer tidligere anbragte og andre med særlig ekspertise på anbringelsesområdet og ekspertgruppens sammensætning frist for ekspertgruppens aflevering af rapport og ekspertgruppens rapport og anbefalinger skal så forelægges for de partier som støtter det her forslag

vi dybt bekymret over det der foregår på anbringelsesområdet

gange rejst vores bekymringer vi har indkaldt

gentagne gange herunder omkring implementeringen af barnets reform samt flere samråd samråd i anbringelsessager

som det kaldes i miljøet

finder vi det yderst vigtigt fortsat at have et øget fokus på det her område og få lavet forbedringer på området forbedringer der skal gavne børnene deres familie plejefamilierne og netværket de overordnede formål med barnets reform var da den i sin tid blev vedtaget at sikre kontinuitet i anbringelsen at sikre en stabil og nær voksenkontakt for udsatte børn at styrke hensynet til barnets tarv at sikre udsatte børns rettigheder at sikre den tidlige indsats og sikre mere kvalitet

ofte det det stik modsatte og derfor er vi også rigtig bekymret for

selv om vi fra folketingets side har taget rigtig mange initiativer efter barnets reform som skulle gøre tingene bedre for dansk folkeparti handler det ikke om om man er for eller imod anbringelser eller hvor mange der skal anbringes det handler for os om

de rigtige børn der bliver anbragt

dokumenteret og oplyst grundlag for nylig indkaldte vi socialministeren i samråd netop på grund af problematikken

i forhold til vederlag vederlagsproblematikken som vi har diskuteret gentagne gange

satte en undersøgelse i gang netop omkring vederlagsproblematikken men det her handlede så om en tvist mellem en kommune

tvinge en tolv årig dreng på institution det gør mig bange var overskriften på artiklen fra

den toogtyvende januar to tusind og nitten sagen om andreas som har været belyst

medierne er jo ikke et enestående tilfælde og mange plejefamilier har kunnet berettet om at de har

kunne man finde et andet anbringelsessted til deres plejebarn

den såkaldte gennemsnitsmodel for honorering af plejefamilier

oplever vi også desværre ofte sager hvor søskende heller ikke bliver anbragt sammen

der ellers er hensigten med loven

oplever ofte at samværet mellem børn og deres familie eller netværk eller andre tilknytningspersoner for eksempel også en tidligere plejefamilie bliver skåret ned til et minimum eller bliver skåret helt væk med den begrundelse at det er af hensyn til barnets sundhed og trivsel ikke at have kontakt så oplever vi også at de unge og børnene ofte ikke bliver hørt i forhold til deres ønsker eller deres behov og det har undersøgelser også vist jydskevestkysten har for nylig skrevet om den snart atten årige stella som flere gange er stukket af fra sin institution og bare gerne vil bo hos sin far vi oplever desværre også at en tidlig indsats ikke bliver iværksat hurtigt nok eller slet ikke i forhold til servicelovens forebyggelsesparagraf vi oplever mangel på kvalitetssikring i § halvtreds undersøgelser

som ikke blot skal være et flueben vi hører også ofte om oplevelser om trusler omkring tvangsanbringelse og vi hører om manglende partshøringer og meget andet vi hører også

får afslag på at være netværksplejefamilie noget som

netop at anvende det ressourcestærke netværk og så vil jeg sige at det hvis man læser svigt af børn i danmark fra børns vilkår

at de ikke tages med på råd i forhold til deres anbringelsessted noget af det som også er utrolig vigtigt

har børn med funktionsnedsættelse

ofte har henvendt sig til os med udfordringer for eksempel oplever forældre med handicap at stå i den situation at de ikke kan få den hjælp som de har behov for for at varetage forældrerollen vi ser forældre med handicap der har svært ved at varetage forældrerollen

borgerstyret personlig assistance da de enten ikke kan få tilkendt ordningen eller man sætter deres timeantal ned og det skaber en masse udfordringer og bekymringer for familierne

at få familien til at fungere det gør det også meget svært hvis man ikke får den hjælp og støtte fordi det jo risikerer at gå ud over børnene og det kan jo i den sidste ende netop ende med underretninger og opstart af diverse undersøgelser og det er jo ikke rimeligt vi har også set at en plejeforælders ytringer kan have en stor pris vi har for eksempel

nylig set og læst i medierne om at en plejemor jaleh tavakoli som er en flittig debattør i den offentlige debat har fået en henvendelse fra socialtilsyn øst på grund af sine ytringer og socialtilsyn øst begrunder i redegørelsen at de har handlet på grund af plejemorens ytringer i den offentlige debat det er en sag vi følger meget i dansk folkeparti for hvor er barnets tarv og bliver et barns

tilstrækkeligt højt i disse sager

vi har også hørt om plejefamilier som har fået fjernet plejebørn netop på grund af anklager

senere har vist sig ikke at være hold i plejebørn som har boet adskillige år hos den samme plejefamilie og det er derfor vi

at der skal ske en kulturændring på det her område og så håber vi jo

nogle gode løsninger på området løsninger hvor barnet

at der sikres den rette og tidlige indsats for

og deres familie samt plejefamilie børn og unge må aldrig blive en økonomisk brik men jeg mener vi er forpligtet til at handle det her drejer sig ikke om enkeltstående tilfælde og jeg tror netop at jeg kunne isolere et helt hus med de henvendelser jeg har fået på det her område jeg vil også gerne takke hele oppositionen for deres støtte til det her jeg er rigtig glad for

at vi har flertal for det her beslutningsforslag og jeg må sige at

at man kan være imod at man hører andre at man involverer børnene

at man involverer eksperter som arbejder med området som ikke er en del af et ministerielt system men som har nogle andre kompetencer som vi kan bruge i vores politiske arbejde det må jeg sige at jeg undrer mig dybt over men jeg er rigtig glad for det flertal vi har samlet i dag og

lyde en stor tak og så regner vi

og jo netop har søgt sådan et job fordi

brænder for at gøre noget for børn som har nogle nogle svære vilkår for mig lyder det en lille smule som om

dansk folkeparti ikke har tillid til de mange

socialrådgivere der sidder rundtomkring i kommunerne og arbejder med de her sager

jeg er godt klar over at de socialrådgivere der arbejder gør deres bedste

en kultur der er i en forvaltning det handler om at der er en synlig ledelse det handler om at man prioriterer det her område

det skal op på højere ledelsesniveau så vi skal langt højere op i systemet for at få skabt

for mange sager fordi

måske ikke har prioriteret det her område har dansk folkeparti

tænkt ind at det jo også kunne skyldes at kommunerne ikke er gode nok til

prioritere det her område hvor de netop lægger budgetter hver evig eneste år

noget krav om at det skal være en uddannet socialrådgiver der sidder med de her § halvtreds undersøgelser jeg har fået henvendelser om

man sige den ballast den viden eller de kompetencer der er brug for derfor er der jo brug for at snakke om hvem det er der helt konkret skal sidde med de her sager hvad det er for nogle kompetencer de skal have for at håndtere de her svære sager

er ikke fordi socialrådgiverne er dumme eller onde

og jeg vil bare bede ordføreren bekræfte at vi faktisk har forsøgt at lave et ret stort stykke arbejde for også at få regeringen til at bede kommunerne om at rette ind og vi har ikke fået nogen former for positiv respons på det her område fra regeringens side så selv de redskaber man har herinde centralt fra har man ikke haft et ønske om

man fjernede kevin og catrines datter

uden at være sammen med sin mor og far hvad koster

hvad koster det at begå lovbrud som har store menneskelige omkostninger vi har gang på gang haft en diskussion om

nu kan det godt lyde som om at alle kommuner er nogle værre nogle og

sige at sådan forholder det sig jo ikke men vi må bare erkende at når vi får så mange henvendelser på det her område

som er en stabil og god plejefamilie og det eneste han ønsker

hvor der ikke er nogen årsag til at han lige pludselig skal væk bliver vi da nødt til at reagere herinde fra folketinget det jeg hele tiden får et spørgsmål om er

hen i erkendelse af at hvis man har for stort et stykke arbejde kan man ikke levere en lige så god indsats det er en fuldstændig umulig opgave at sætte socialrådgiverne på

vil bare bede ordføreren lige bekræfte det her med

enige om at der stadig væk bliver anbragt flere børn i januar end der gør i december

nogle økonomiske rammer i kommunerne som de skal leve op til og det vil sige at det der med at det selvfølgelig

man kunne tage fat i i forhold til om der skal ske nogle justeringer i forhold

for kommunerne så der er faktisk rigtig mange ting vi skal have taget fat på

allerbedste indsats som vi overhovedet kan